mødet er åbnet

udenrigsministeren beslutningsforslag nummer

vedtagelse der foreligger

vi slutter afstemningen for stemte otte og halvtreds imod

herefter er forslag til vedtagelse nummer v otte og tyve af mette bock og

v ni og tyve af peter juel jensen

det er ikke tilfældet og derfor går vi til afstemning

om lovforslagets endelige vedtagelse og der kan stemmes

vi slutter afstemningen for stemte

ønsker nogen at udtale sig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

om lovforslagets endelige vedtagelse

stemmes afstemningen er afsluttet for stemte en hundrede og ni

dermed er lovforslaget vedtaget og det vil nu blive sendt

jeg synes jo at det er en rigtig god dag når vi i dag stemmer for dette forslag det er en sejr ikke mindst for de flere hundrede soldater som har været udsendt til balkan afghanistan og irak og

til cypern endelig får de en anerkendelse

deres alvorlige psykiske sygdom i form af ptsd jeg har sloges for at de

anerkendelse og erstatning for deres arbejdsskade

og selvfølgelig er det alt for lang tid mange af krigsveteranerne har lidt i den tid nogle har overlevet på sprut og hårde stoffer andre er forsvundet ud af deres families liv og nogle har taget deres eget liv

egen barm og give dem både en anerkendelse og en erstatning og ikke mindst sige undskyld til krigsveteranerne

sørge for at de cirka fire hundrede krigsveteraner skal have

anerkendelse for deres ptsd

anerkendelse jeg vil stille spørgsmål om hvor mange af dem der allerede nu har fået en erstatning i forbindelse med arbejdsskadestyrelsens nye praksis

anerkendelse i forlængelse af denne lov

så uanset om ministeren synes det er godt nok

holde øje med arbejdsskadestyrelsens praksis i fremtiden det synes jeg er det vigtigste ikke mindst for krigsveteranerne som indtil videre synes at de er blevet forkert behandlet i det politiske system

op jeg kan huske da de arrangerede en demonstration i oktober to tusind og tolv her på christiansborg det rykkede

at flere partier fandt ud af at de blev for dårligt behandlet det er sgisme godt og det viser at folk som bliver politisk dårligt behandlet kan slås for deres eget liv og nogle gange kan sejre tillykke til krigsveteranerne

i får mulighed for et bedre liv

det er ikke tilfældet og derfor

dermed er lovforslaget vedtaget og vil nu

ønsker nogen at udtale sig

det er ikke tilfældet og derfor går vi til afstemning

om lovforslagets endelige vedtagelse

afstemningen er slut for stemte

dermed er lovforslaget vedtaget og vil nu blive sendt

det er ikke tilfældet og derfor skrider vi til afstemning

afstemningen er slut for stemte seks og halvtreds imod stemte tre og halvtreds

for eller imod stemte dermed er lovforslaget vedtaget og vil nu blive sendt

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet derfor går vi til afstemning

endelige vedtagelse der kan stemmes

afstemningen er slut for stemte

dermed er lovforslaget vedtaget og vil nu blive sendt

ikke her stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet og derfor går vi til afstemning

vedtagelse der kan stemmes

afstemningen er slut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

om lovforslagets endelige vedtagelse der kan stemmes

afstemningen er slut for stemte en hundrede og elleve imod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

nummer en af uddannelses og forskningsministeren som vedtaget

herefter om lovforslaget som helhed ønsker nogen at udtale sig om lovforslaget da det ikke er tilfældet går vi til

endelige vedtagelse og der kan stemmes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

betragter jeg ændringsforslag nummer en af skatteministeren som vedtaget

udtale sig om lovforslaget

ikke er tilfældet går vi til afstemning

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet og derfor går vi til afstemning

ikke stillet ændringsforslag ønsker nogen at

endelige vedtagelse og der kan stemmes

det er ikke altid nemt med de grønne

men nu slutter vi afstemningen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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet vi går til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

ordfører på talerstolen er herre peter christensen fra venstre

det er herre hans christian thoning der er ordfører for venstre i stedet for

så vi kan høre hvad ordføreren har at sige

er en del af implementeringen af dele af europa parlamentet og rådets direktiv om videre anvendelse af den offentlige sektors informationer venstre hilser det velkommen at information som offentlige institutioner alligevel har udarbejdet anvendes i videst muligt omfang vi noterer os at det det private erhvervsliv vurderes at få en økonomisk gevinst som følge af lovændringen og at det ikke vil medføre øgede statsfinansielle omkostninger

ordførertale men på baggrund af det her

læst og læst i det her lovforslag

en lov om offentliggørelse af de her materialer for at der faktisk

og museer i at offentliggøre de her ting i dag sådan at vi bliver nødt til at vedtage et

bemærkninger den næste ordfører i talerrækken er fru karin gaardsted fra socialdemokraterne

noget som optog embedsmænd og en lille gruppe nørder sådan er det heldigvis ikke længere i dag lever vi i et informationssamfund hvor data er et råstof for virksomheder og for offentlige institutioner dette lovforslag handler om at nyttiggøre offentlige data og er en opfølgning

eus direktiv for videre anvendelse af den offentlige sektors informationer også kendt som psi loven formålet med opfølgningen på eus direktiv er

fjerne de forskelle der har været i eu landenes forskellige implementering af reglerne så vi kan blive bedre til at bruge offentlige data det kan godt lyde lidt abstrakt mere konkret handler lovforslaget om hvordan vi kan digitalisere vores kulturarv fra biblioteker museer og arkiver så fremtidige generationer også kan nyde godt af den men loven handler også om hvordan vi kan bruge grunddata til at skabe nye og bedre muligheder for vækst og innovation i danmark det materiale der findes på

biblioteker museer og arkiver er forgængeligt bøger bliver slidt op streger kort forsvinder og arkivmateriale ældes og gøres ubrugeligt af tidens tand men hvis vi digitaliserer vores kulturarv kan ikke bare vores

og børnebørn men også deres tiptipoldebørn få glæde af det der er allerede i dag mange eksempler på partnerskaber mellem offentlige institutioner og kulturinstitutioner om digitalisering af vores kulturarv eksempelvis har det kongelige bibliotek indgået en aftale med google men med lovforslaget vil vi få mulighed for at sikre endnu mere af vores kulturarv til fremtidige generationer som nævnt tidligere er data også blevet et råstof for virksomheder de tiltag regeringen i to tusind og tolv skabte med grunddataprogrammet forventes

skabe gevinster for op imod nul milliard kroner ved at gøre grunddata mere tilgængelige jeg ved at der allerede nu er eksempler på at flere private danske firmaer er begyndt at basere deres forretning på grunddata men med loven sikres en mere ensartet praksis for brugen af data som vil kunne bidrage til

og klogere måder at gøre tingene på

på den baggrund støtter socialdemokraterne lovforslaget

det her er et grænseoverskridende problem som eu har behov for at blande sig i altså kunne danmark ikke godt selv håndtere det hvis vi syntes at bibliotekerne

nogle data altså hvorfor skal vi have eu ind over det her så

inden for eu det vil sige at man har lettere ved

oplysninger flyde over grænserne og det er der jo i vid udstrækning behov for

at alt bliver totalharmoniseret men jeg kan bare ikke se hvad behovet er for at

kunne folketinget ikke godt selv vedtage det

så er det jo endnu mere til grin hvis eu går ind og pålægger os at indføre nogle

gør at det bliver lettere at samarbejde for

kan få bedre svar fra et regeringspartis

ordfører end fra venstres ordfører det spørgsmål jeg stillede var jo

give biblioteker og arkiver og museer mulighed for at videregive informationer til private til digitalisering og anden anvendelse er der noget der forhindrer det i

vis i de forskellige lande inden for eu

at vi har valgt at sige

nu skal vi gøre tingene på en ens måde inden for eu fordi det vil lette arbejdsgangen

det her ens inden for eu landene

mange ting vi gør forskelligt og det har vi det fint med og synes det er befordrende for et pluralistisk europa at landene gør ting forskelligt hvorfor er det meget meget vigtigt at vi offentliggør data for offentlige institutioner på den samme måde hvor kommer det grænseoverskridende ved det her fænomen

for den kommunikation og den formidling af oplysninger ud over den danske grænse og det er en lettelse

bemærkninger næste ordfører i talerrækken er herre dennis flydtkjær for dansk folkeparti værsgo

det her lovforslag har jo til formål at implementere et

det er rent konkret et lovforslag der bygger videre

at museer museer biblioteker og arkiver

med ind over og som der også blev redegjort for i mit spørgsmål til den foregående ordfører så undrer

hånd om at der måske er et bibliotek

landene på det her område og slet ikke når min kollega herre ole birk olesen siger at der

de her data så virker det altså lidt spildt jeg vil dog sige at

det er godt at man offentliggør data fra det offentlige

kommunale oplysninger til men jeg forstår altså ikke helt meningen med det her lovforslag når man mener at eu skal ind

et arkiv nede i spanien

til korte bemærkninger derfor går vi videre til den næste ordfører i talerrækken og det er

tak for det det offentlige myndigheder har jo en række meget værdifulde informationer de indsamler viden

de informationer skal vi gøre vores allerbedste for

kan komme samfundet til gavn kan komme samfundsøkonomien til gavn kan skabe nytte i samfundet og det er det lovforslaget

nye områder der kommer med det er biblioteker museer arkiver der er nye muligheder med digitaliseringen og formålet med lovforslaget er at skabe gode solide rammer

offentliggørelse som sikrer at den viden i allerhøjeste grad kan komme samfundet til nytte og kan

bedste det er derfor et godt lovforslag det er et lovforslag vi støtter og håber

til korte bemærkninger den næste ordfører i talerrækken er fru pernille vigsø bagge fra sf værsgo

som det fremgår af de fremsendte bemærkninger er baggrunden for lovforslaget implementeringen af europa parlamentets og rådets nyeste direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer som en revision af det gældende direktiv fra to tusind og tre også kaldet psi

revisionen er for det første at udvide lovens anvendelsesområde så den fremover også omfatter offentlige biblioteker museer og arkiver forslaget åbner for det andet op for at biblioteker museer og arkiver i højere grad kan indgå eneretsaftaler med henblik på digitaliseringen af kulturelle ressourcer dermed kan forslaget også ses som en naturlig afledt konsekvens af at vi i disse år er i fuld gang med en gennemgående digitalisering af samfundet det er sfs opfattelse at den foreslåede udvidelse generelt vil gøre det lettere for de omtalte kulturinstitutioner at udbrede deres materialer og samlinger for eksempel ved at gøre samlingerne mere tilgængelige via mobile applikationer og på andre nye medieplatforme sf er positive over for at adgangen til de kulturelle ressourcer i stigende grad øges da det er helt i tråd med grundlæggende demokratiske værdier og processer at kultur og viden er tilgængelig for borgeren desuden har praksis vist at offentlig private partnerskaber kan være en forudsætning for at få digitaliseret kulturelt materiale af samme grund er

at videreanvendelsen skal bruges til både kommerciel og ikkekommerciel brug fordi det dermed bliver muligt at udnytte

kulturelle på en meningsfuld måde der samtidig fremskynder borgernes adgang til den kulturelle arv

af det såkaldte psi

som folketinget tidligere har behandlet jeg tror det var tilbage i to tusind og fem og to tusind og otte

disse sammenhænge stemte vi også for for vi mener

set det er ganske fornuftigt

ikke fordi det et eu direktiv vi stemmer for men fordi vi synes at indholdet i lovforslaget er

herre dennis flydtkjær nåede lige at komme på

jeg er enhedslisten i at det

om man synes det er et grænseoverskridende problem

kunne det danske folketing ikke godt selv håndtere

for at få nogle gode standarder for hvordan man kan bruge de data de

til det her spørgsmål men nu ligger det jo her som et lovforslag og så kigger vi på det indhold der ligger i

en ting er den diskussion der foregår i europaudvalget

et spørgsmål eu skal blande sig i en anden ting er jo den diskussion når der så kommer et lovforslag

det på en anden måde og

set ikke at vi er låst ved at vi har støttet et lovforslag som er udmærket hvis vi mener at vi skal gøre det på en anden måde og der kommer et langt bedre forslag

så vil vi da gerne være med til at diskutere det

herre ole birk olesen fra liberal alliance værsgo

vi behandler et lovforslag om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer

for museer arkiver og biblioteker vi går helt ind for at de informationer som de ligger inde med og som ikke har

alle mulige tænkelige formål vi går også ind for at

skal kunne gives eneret til udnyttelse af bestemte informationer hvis

for at få private til at investere i at anvende dem og

ikke helt forstår og det skyldes jo sikkert en eller anden brist hos os men nu har jeg så stillet et spørgsmål til nogle andre ordførere

har den brist og det er hvorfor det er nødvendigt med en lov om det her altså

bare gøre det i dag man behøver jo ikke en lov om alt der er godt her i tilværelsen

at holde juleaften selv om vi alle synes det er godt at holde juleaften vel

en lov om at dyrke motion selv om det er godt for

kan folk vel gøre det

fået svar på og det er måske fordi vi går meget op i

lovgive for meget hvis det ikke er nødvendigt vi synes generelt at samfundet er bedre hvis det har færre love end hvis det har flere love

nede fra eu hvorfor synes eu at vi skal have en bestemt lov om offentliggørelse af offentlige informationer jeg kan ikke se det grænseoverskridende perspektiv i det og jeg synes heller ikke at socialdemokraternes ordførers fortælling om hvorfor det var nødvendigt var så overbevisende det holdt sig mere sådan på slagordsplanet

ens og så videre men hvorfor var

er ens nogle gange glæder vi os over det forskellige i landene så hvorfor kan vi ikke glæde os over forskelligheden her det fik vi ikke rigtig noget svar

men altså som sagt vi synes om at man videreudnytter offentlige informationer så det kan da godt være at vi ender med at stemme for det her lovforslag

lov så vi afventer lidt med vores stillingtagen og

spørge herre ole birk olesen om ikke han mener at det private erhvervsliv trives bedst hvis der er ens rammer hvis der er gennemsigtighed åbenhed standarder ligebehandling centrale principper for at et privat erhvervsliv kan agere og at det

hvis det ene museum gør tingene på den ene måde og det andet på en anden måde

det blive vanskeligt for et privat erhvervsliv både i danmark og i europa

tilgå de data og bruge dem og derfor giver

bør være en eller anden fælles standard for bibliotekerne omvendt

er det vel ikke nødvendigvis en begrundelse for at det er noget der skal vedtages ved lov der findes jo også bekendtgørelser fra ministrene altså at de sender

institutioner om hvordan de skal indrette sig og så videre det virker som om vi skal have en

lov i det samlede lovkatalog her i danmark

op for mig hvorfor det er så genialt at eu bestemmer den slags

diskussion om hvordan vi tilgår data her i i folketingssalen

direktiv der skal implementeres ved lov

ikke også mening kunne jeg spørge den eu skeptiske ordfører at vi også på tværs af europa har fælles rammer og betingelser på det her område da vi har en fælles kulturarv da

en en fælles litteratur

fælles ønske om at virksomheder kan begå sig ikke bare i danmark men også

den samme kulturpolitik i alle lande fordi vi har en fælles kulturarv i europa

den samme støtte til forfattere og den samme støtte til billedkunstnere og noget i alle lande fordi vi har fælles kulturarv

vi har en fælles kulturarv og at dette område ensrettes men på mange andre andre områder synes herre

støtter lovforslaget det gør vi under den præmis

i to tusind og tre blev det her direktiv

to tusind og fem blev det implementeret i danmark i to tusind og otte kunne man så konstatere at man måtte lave en revurdering fordi man ikke havde fået omtalt folketinget sådan at folketinget også blev omfattet

de her oplysninger og videreformidle dem

ikke er nogen stopklodser nogen barrierer for det og når man så gør det

også aftalt en fælles standard for det sådan at det er så enkelt som muligt

som muligt det er vi tilhængere af det der er vigtigt for os

at det her ikke konflikter med offentlighedsloven

det skaber et åbent og gennemskueligt samfund og også en komplet offentlig sektor derfor kan vi

finansministeren værsgo

og mange tak til ordførerne for

sådan som også mange har været inde på

den offentlige sektor indsamler producerer og formidler rigtig mange informationer og data for at

de data allerede er udarbejdet i forbindelse med offentlige myndigheders løsning af de opgaver

være en samfundsøkonomisk gevinst ved at udnytte de informationer på anden vis det er selve rationalet bag hedder psi direktivet fra to tusind og tre som er implementeret i dansk lovgivning i to tusind og fem med det vi kalder for

at vi nyttiggør offentlige data i forbindelse med helt nye typer af digitale produkter og løsninger og direktivet fastsætter ensartede minimumsregler

blev vedtaget den seksogtyvende juni to tusind og tretten

at fjerne forskelle mellem medlemsstaterne så der kan ske en bedre udnyttelse af offentlige data det direktiv skal implementeres ved en ændring af den gældende psi lov og den vigtigste ændring i lovforslaget er en udvidelse af lovens anvendelsesområde så den også nu omfatter

indeholder jo så også særlige regler for eneretsaftaler med henblik på at man kan digitalisere offentligt kulturelt materiale

man godt kan kalde det af offentlige data handler først og fremmest om at sikre nye og bedre muligheder for vækst og for innovation i det private erhvervsliv og regeringen kl og danske regioner indgik med samme motiv for øje i oktober to tusind og tolv en aftale om at igangsætte igangsætte et såkaldt

er de grundlæggende data vi har om enheder af central betydning for samfundet såsom for eksempel ejendomme adresser geografi personer og virksomheder det program har til formål at sikre tilgængelighed af grunddata og det sker bla ved at vi ensarter tekniske grænseflader og vi etablerer ét centralt sted hvor brugerne kan finde og hente grunddata

for erhvervslivet i danmark

ejendoms og forsikringsbranchen den finansielle sektor teleselskaberne gps producenterne og iværksætterne forventes at være blandt dem der vil få fordele

ses allerede i den private sektor flere nye firmaer har set dagens lys og etablerede firmaer hyrer medarbejdere

har dermed stor værdi for den private sektor

kan bruge de data i deres interne processer dels fordi informationerne i offentlige data kan udnyttes til helt nye typer af især digitale produkter og løsninger så tilgængelige offentlige data for den private sektor

den høje digitaliseringsgrad i det danske samfund både i den offentlige private sektor giver jo os her i danmark et særlig godt

som en form for digitalt råstof med henblik på innovation og vækst derfor ser vi det forslag der i dag

er selvfølgelig klar til efterfølgende under udvalgsbehandlingen at besvare de forskellige

herre ole birk olesen for liberal alliance værsgo

særligt et lille land som danmark at det går godt økonomisk i landene

en del eksempler på hvor dårligt det er for os hvis det går dårligt

vi handler med

med data som jeg ikke er ekspert i

en interesse i at de kan bygge deres forretningsmodeller på at

for at hente data frit og gratis og ensartet på en

europæiske samarbejde og det indre marked og i ideen om at løse den her type problemer

meget svært ved at se at et liberalt parti skulle kunne se det som et enormt stort problem

produkt eller en bedre service eller en større ydelse til den private del af vores økonomi

skal man være bedre til de politiske verdenshjørner

heller ikke er et liberalt synspunkt at det er problematisk at udlevere disse informationer det vi bare er lidt tvivlende over

er om det er nødvendigt med en lov på området og vi

er nødvendigt med et eu direktiv på området

kan medføre større økonomisk vækst i danmark

også vores samhandelspartnere fordi vi køber flere af

eu regler om at landene skulle sænke skatterneniveauerne fordi det ville føre til større økonomisk vækst i landene og dermed bidrage godt til den fælles økonomiske udvikling

en god idé at hjælpe den private sektor til at skabe noget vækst og

der er nogle principper som jeg ikke forstår der står i vejen for at man kan støtte det

noget der i sagens natur er temmelig grænseoverskridende nemlig data som mange virksomheder arbejder med hen over landegrænser særlig når de bor i et lille land som danmark hvor der kun er fem millioner indbyggere i en stor union som europa hvor der er mange hundrede millioner indbyggere og jeg synes det er en god idé at vi beder vores offentlige sektor og vores offentlige myndigheder dem vi bevilger skattekroner til om at gøre det en lille smule bedre og en lille smule mere offensivt for at skabe den type muligheder det er sundt og fornuftigt for en socialdemokrat jeg kan forstå at det også gælder mange andre partier i folketinget og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

første ordfører på podiet er venstres ordfører hans christian thoning værsgo

er tredje fase af en gradvis indførelse af digital selvbetjening

formålet er at indføre hjemmel til at stille krav om at borgerne fra slutningen af to fjorten skal anvende digitale selvbetjeningsløsninger på udvalgte områder ved henvendelse til det offentlige for venstre er det vigtigt at vi bruger de digitale løsninger som kan gavne borgernes kontakt til det offentlige samtidig skal det kunne give en besparelse som led i den modernisering af den offentlige sektor som vi også ønsker at tilstræbe vi har dog øje for at alle borgere og virksomheder rent faktisk også

af de nye muligheder der må ikke være grupper af mennesker der kobles af samfundet fordi de af forskellige årsager ikke har mulighed for at bruge det nødvendige it udstyr de offentlige myndigheder skal derfor sikre den rette hjælp og vejledning

og virksomheder det skal samtidig sikres at borgere og virksomheder

talerrækken er fru karin gaardsted fra socialdemokraterne værsgo

tak for det så står vi over for at skulle lovbehandle den tredje bølge af digitaliseringen af danskernes kommunikation med det offentlige sidste år var det blandt andet begravelser anmeldelse af forekomst af rotter og indgivelse af erklæringer om faderskab som vi digitaliserede det er faktisk ikke gået så dårligt med de to første bølger af digitaliseringen det er sådan set ikke overraskende at danskerne har taget godt imod digitaliseringen for danmark er en af verdens førende it nationer en undersøgelse fra sidste år viste at danskerne er europamester i digital kommunikation med det offentlige eksempelvis havde næsten dobbelt så mange danskere som briter været i kontakt med det offentlige via nettet nu står vi så over for at skulle digitalisere ansøgninger

forældremyndighed barnets bopæl samvær med børn børne og ægtefællebidrag lån til beboerindskud parkeringslicens

anmodninger om separation og skilsmisse og anmodninger om attestationer efter cpr loven det vil alt sammen betyde at mange borgere fremover kan slippe for en masse besvær slut med at skulle skynde sig ned til borgerservice inden børnehaven lukker slut med lange køer ved borgerservice slut med at være afhængig af åbningstider i stedet får man friheden til at

en computer og som også slipper for turen ned på kommunen samtidig sparer digitaliseringen også det offentlige for administrative ressourcer og udgifter til porto alene den tredje bølge forventes at spare hundrede og fem million kroner hvert år

og kan bruge på flere varme hænder og bedre velfærd det er meget positivt at vores velfærdssamfund følger med den teknologiske udvikling

også konstatere at digitaliseringen har skabt utryghed hos den gruppe borgere som ikke er fortrolig med internettet nogle kan lære at blive digitale andre kan ikke mange ældre er kommet på nettet de seneste år og har stor gavn af eksempelvis at kunne

eller maile med børnebørn og oldebørn det skyldes ikke mindst at der er gjort en stor indsats for at få flere ældre til at lære

der er seniorsurfdagen der er de mange gode kurser på bibliotekerne og hos ældreorganisationene der er datastuer på plejehjem med adgang for ældre fra lokalområdet

og inspirationsmagasiner der er introduktionsfilm der henvender sig til ordblinde og læsesvage det har givet resultater i fjerde kvartal sidste år foregik for eksempel syv og halvfjerds procent af ansøgningerne om folkepension via den digitale selvbetjening og det synes jeg faktisk er ret imponerende men der er altså en gruppe danskere som aldrig bliver digitale det er et faktum vi som politikere må respektere de mennesker som ikke

digitale må vi ikke svigte og derfor er jeg også glad for at lovene omkring digitaliseringen sikrer at de borgere som ikke

ikke lades i stikken

fra mit eget liv min egen far er fem og firs år og har aldrig siddet foran en computer og han har ligesom alle andre borgere krav på at få hjælp på anden vis og også på en værdig måde det er kommunernes opgave at sikre at de borgere som ikke er i stand til at bruge den digitale selvbetjening kan fritages og få hjælp på anden vis men det er også op til den enkelte kommune om borgerne skal bruge telefonen en papirblanket

op på borgerservice det vigtigste er uanset om man bruger computeren telefonen eller taler ansigt til ansigt at borgerne bliver behandlet på en værdig måde derfor er jeg også glad for at finansministeriet i sit høringsnotat har understreget at kommunerne når de skal vurdere om en borger er i stand til at bruge en digital løsning skal lægge vægt på borgerens beskrivelse af egne it evner og muligheder for at anvende it værktøj samt eventuelle problemer med at søge om hjælp det er jo en ærlig sag hvis man ikke kan hitte ud af at bruge en computer

skal man ikke høre noget for hverken fra min eller fra det offentliges side på den baggrund støtter socialdemokraterne

adgang til korte bemærkninger så vi går videre i

er jo som sagt det vi kalder tredje bølge af tvangsdigitaliseringen af

for de to foregående lovforslag om de her områder men inden vi kan tage endelig stilling og stemme for det her også er der altså nogle ting vi bliver nødt til at få undersøgt i udvalgsarbejdet og det er blandt andet den gruppe borgere som i dag har meget svært

klare sig i den digitale tidsalder der er cirka femhundredetusind som ikke bruger digitale medier i dag i danmark enten fordi de er handicappede eller psykisk syge ældre eller demente eller socialt udsatte der er også kommet en sfi rapport for nylig der viser at cirka femhundrede og treogfirstusind danskere har et læse og skriveniveau der svarer til det der hedder nul eller en altså har store vanskeligheder ved at læse og skrive og dermed også begå sig på nettet sfi rapporten viser også at mere end hver fjerde dansker mellem seksten og fem og tres år faktisk har problemer med at søge information på nettet og finde rundt på hjemmesider og noget så enkelt som

derfor er der altså nogle ting i lovforslaget som vi

i udvalgsarbejdet er nødt til at stille spørgsmål til netop hvordan man tager hånd om det jeg synes

er en lille smule uklart i lovforslaget

myndigheder det er korrekt at der står at blandt andet kommuner skal løse den her problematik og at det så er kommunerne selv der må afgøre om man så kan ansøge telefonisk ved henvendelse på borgerservice eller eller skriftlig indsendelse til for eksempel kommunerne noget andet

der også blev nævnt i nogle af høringssvarene blandt

er jo fritagelsen for den her tvangsdigitalisering hvor mange ældre jo gerne vil fritages så har de problemer med at blive fritaget permanent for det her man skal

set søge fra gang til gang var jeg lige ved at sige

ældre sagen skriver i deres høringssvar at det er et problem

det kan være rimeligt at man skal søge flere gange flere forskellige steder for at blive fritaget for at søge digitalt det skal være sådan at en borger der har brug for det kan nøjes med at søge om den her fritagelse en gang og dermed bagefter selv rette henvendelse i de her forskellige situationer til den myndighed der er behov for med disse ord

vil dansk folkeparti altså lade arbejdet gå videre til udvalget

her med en udskrift af

ordførertalen fra dansk folkeparti ved første behandling af anden bølge og der var den her problematik også oppe og der siger ordføreren for df på det tidspunkt at

der er en god balance i de lovforslag hvor der bliver taget hånd om den problematik med at nogle har et særligt behov

i tredje bølge set i forhold til anden bølge hvor dfs ordfører jo kunne tilslutte sig fordi der var der også taget hånd om dem der ikke kunne

tidspunkt det var ikke undertegnede skal jeg lige sige men

vi på baggrund af nogle borgerhenvendelser vi har fået siden første og anden bølge

de her problemstillinger med at blive fritaget

digitalisering det har vi altså fået mange forskellige svar på

borgere der ikke kan blive digitale de har aldrig

det og de bliver det heller ikke og det er vores pligt at tage hånd om dem det gør vi via de otte fritagelser der er i loven og det er kommunerne der skal udføre

jeg vil bare høre dansk folkeparti om

det også regeringens vigtigste opgave at signalere over for blandt

kl at kommunerne altså har en vigtig opgave her som ikke alle kommuner altså løser til punkt og prikke som de burde

vi ikke stå og lovgive om hvad den enkelte kommune skal gøre om det er telefonisk rådgivning om det er papirmæssigt eller om man skal møde op på borgerservice men vi kan sende et signal om at regeringen bør tage en alvorlig snak med kl

digitaliseringen af kommunikationen mellem det offentlige og borgerne handler om frihed frihed til at kunne søge om et kørekort midt om natten frihed til at kunne få information om byggetilladelser og frihed til at kommunikere med offentlige myndigheder enkelt hurtigt og effektivt ja endda hjemmefra

på et kommunekontor eller vente på en telefonforbindelse

rigtig mange borgere inklusive mig selv der er rigtig glade for det handler også om en effektiv offentlig sektor hurtigere og billigere kan sørge for en god offentlig sagsbehandling og derfor skal vi fortsætte den digitale selvbetjening henimod det ambitiøse mål at firs procent af al kommunikation mellem det offentlige og borgerne skal være digitalt allerede om få år

går videre byggetilladelser samvær separation skilsmisse beboerindskud parkeringslicens og en række andre områder det er godt og det er den rigtige vej at gå men vi skal passe godt på de borgere der ikke kan møde det offentlige

det kan man se når man læser de mange

handicappede borgere om borgere der ikke har råd til

digitalt her findes der heldigvis hjælp og ros til de mange foreninger der hjælper borgerne med

til biblioteker og rådhuse hvor man giver borgerne en

det kan ofte lade sig gøre og når det sker kan det være en succesoplevelse fru karin gaardsted nævnte sin far jeg jeg vil nævne min mor

lidt ordblindhed

og har kastet sig ud i den digitale

og internetsider

til os alle sammen så selv ældre borgere uden de store kundskaber kan hvis de får en hånd godt komme til at begå sig digitalt men der er

meget alvorligt her skal vi holde øje med at kommunerne leverer den service borgerne skal have at telefonen

er på plads men den balance

som vi støtter fra det radikale

og derfor går vi videre til næste ordfører i talerrækken det er fru pernille vigsø bagge fra sf værsgo

indførelse af digital selvbetjening på en række områder og skal desuden ses som en del af udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi to tusind og elleve

er en del af i tilfældet l en hundrede og halvtreds drejer det sig primært om at borgere som vel at mærke kan skal benytte de digitale løsninger som de offentlige myndigheder stiller til rådighed

andet ansøgning om byggetilladelse og forældremyndighed anmodning om separation og skilsmisse men også ansøgning om lån til beboerindskud

parkeringslicens samt flere andre områder da sf

op om digitaliseringsstrategien og regeringsgrundlagets målsætning om at mindst firs procent af kommunikationen mellem borgere og myndigheder skal foregå digitalt ved udgangen af to tusind og femten kan vi naturligvis også tilslutte os lovforslaget samtidig vil jeg gerne understrege at vi i sf er tilfredse med at det fremgår af lovforslaget at overgangen til det digitale samfund kræver at der tages særskilt hensyn til de borgere for hvem det ikke er muligt at anvende de digitale selvbetjeningsløsninger

har vi gentagne gange påpeget vigtigheden af at der stilles den rette hjælp og vejledning til rådighed for de borgere der af forskellige årsager ikke kan begå sig på den digitale platform

men jeg kan med stor tilfredshed konstatere at regeringen

vi skal tage hensyn til

christian friis bachs mor og andre jeg er på den baggrund glad for at kunne meddele at sf

fru stine brix fra enhedslisten værsgo

tale om familie i dag i debatten og jeg vil starte med at læse op fra en artikel fra berlingske tidende

det var min lillebrors fødselsdag så det var mit bidrag

rigtig interessant artikel i berlingske tidende hvor man kunne læse om den tidligere bankdirektør carsten roth og han fortalte at han var ved at rive håret af sig selv i ren og skær frustration efter talløse forsøg på at bruge den offentlige selvbetjeningsløsning tinglysningdk

han endte med at måtte give op og slukke sin computer

som ikke er vant til at bruge it for det er han i høj grad problemet var ikke hans it færdigheder men selve systemet som slet ikke var gearet til at hjælpe carsten roth er er langtfra den eneste som løber panden mod den digitale mur i disse år hvor der bliver stillet stadig skrappere krav til at borgerne skal

kommunikere med det offentlige digitalt det er helt almindelige mennesker som bruger deres smartphone hver eneste

i de digitale labyrinter ja der er en særlig udfordring for ældre der er en særlig udfordring for udsatte

dårlige læsefærdigheder men det er meget meget bredere end det og derfor vil

det kun handler om en afgrænset gruppe af danskere som så skal have nogle undtagelser på borgerdk som jo er samlingsstedet for de digitale løsninger som som vi har kan man faktisk se jeg tror

procent af de ansøgninger som folk forsøger at udfylde som rent faktisk går igennem og det viser jo noget

nogle gange kan være at få de her systemer til at makke ret lovforslaget her er som flere har sagt tredje bølge af den offentlige digitaliseringsstrategi

og virksomheder at kommunikere med myndighederne digitalt og i det her lovforslag udvides det her krav så til en lang række nye områder herunder også nogle områder som som der står i lovforslaget har et forholdsvis omfattende og længerevarende ansøgnings og

sagsforløb det gælder for eksempel ansøgninger om lån til indskud til en bolig som typisk søges af borgere med en dårlig økonomi det er fortsat enhedslistens holdning

det ikke frihed når man tvinger borgerne til

bruge digitalisering de radikales ordfører talte tidligere om at det her

frihedsforslag hvis det var et tilbud til borgerne om at bruge den løsning som var den bedste til dem selv det er vores holdning at det skal være op til den enkelte borger selv at vurdere hvad rigtige kommunikationsform med myndighederne i nogle tilfælde er de digitale ansøgninger klart det letteste og jeg bruger dem også selv af og til i andre tilfælde især når der er tale om komplicerede sager

myndighederne skal træffe en afgørelse som har stor betydning for

være uhyre vigtigt at kunne se et menneske i øjnene og kunne tale om sin sag

det kan lige så vel være en kompliceret ansøgningsprocedure

skaarup har fremhævet i den her debat

hjælp jeg har ikke nogen penge hvor skal jeg henvende mig i dag er vores løsninger i høj grad indrettet til at man selv ved hvad det er man skal bruge myndighedernes hjælp til vi synes sådan set det er rigtig fornuftigt at skrue op for digital selvbetjening det skal bare være med ordet frivillig foran og vi tror på at det vil være en langt bedre metode at skrue op for den her selvbetjening ved at lave nogle digitale selvbetjeningsløsninger som fungerer bedre

i højere grad basere løsningerne på kommunikation og dialog det

sætte ind hvis vi gerne vil have alle med på vognen og give folk en mulighed for selv at vælge metoden i de tilfælde hvor der er en kompliceret sag

næste ordfører i talerrækken er herre ole birk olesen

en gennemførelse af den tredje bølge af digitalisering af borgernes kontakt med den offentlige sektor vi har nu at gøre med byggetilladelser ansøgning om forældremyndighed barnets bopæl samvær anmodning om separation og skilsmisse ansøgning om børne og ægtefællebidrag ansøgning om lån til beboerindskud ansøgning om parkeringslicens og anmodning om attestationer

vi støtter det fordi digitaliseringen gør tilværelsen nemmere både for borgeren

kan spares en hundrede og fem million kroner ved at gennemføre det her og vi går helt ind for at den offentlige sektor drives mere effektivt og at der således kan spares penge som kan benyttes til andre ting herunder for eksempel at lade borgerne beholde flere af deres penge til

så er der selvfølgelig det problem at der er nogle der fortsat gerne vil køre den gamle model der må man bare sige at

det forhold at der stadig væk er nogle der gerne vil udfylde papirer og sende ind per konvolut og så videre

hvis vi skulle opretholde et system til at tage imod papirblanketter åbning af

konvolutter osv ville vi ikke få den besparelse som vi ville have fået ved en gennemførelse af fuld digitalisering og vi ønsker den besparelse så skal der selvfølgelig være en hjælp til dem som ikke kan finde ud af at betjene en computer eventuelt kan man jo også ude i familierne hjælpe hinanden det håber vi da at man gør

at fordi en person ikke kan finde ud af det her så skal vedkommende

myndighed og få hjælp til det man kan spørge sin søn man kan spørge sine forældre

der er mange muligheder for dem der

herre mike legarth

støtter lovforslaget og det gør vi jo fordi vi synes det er rigtigt med automatisering vi synes det er rigtigt med digitalisering vi synes selvfølgelig at vi skal spare de penge på administration og fysiske personer

kan når det ikke længere er nødvendigt sagen er jo at der er rigtig mange der kan klare sig selv via digitalisering altså via computeren det skal vi udnytte de penge vi sparer der kan bruges på noget der er bedre det kan være varme hænder det kan være konkurrenceevne det kan være jobskabelse det kan være så mange ting

sidste gang drøftede anden bølge som andre har været inde på

i det hele taget er vejledningen ikke helt optimal men det mener jeg der er sat en dagsorden for at vi får rettet op på det i hvert fald afgørende for at vi kan støtte det her lovforslag ligesom det er afgørende

på sig rundtomkring

vigtigt vi følger op på i udvalgsarbejdet fordi det er en vigtig præmis for os konservative

at støtte det her ja vi vil gerne have at folk nu via brugerdrevet innovation flyttes over på digitalisering men de der ikke kan skal så have en hjælpende hånd dem skal vi tage os af vi ved godt at der er en generation der har svært ved det og når vi siger her at vi vil tage hånd om dem så skal vi også stå på mål for det vi skal sikre at det gør man så rent faktisk også så lad os under udvalgsarbejdet sikre at den hjælp assistance ydes og at de der ikke er it parate ikke er computerparate får hjælp med det fysiske både med at udfylde og sende ind og også at man kan mødes hvis det er nødvendigt

taler på listen er finansministeren

ordførerne for deres indlæg det glæder mig naturligvis at debatten igen i år synes jeg godt man kan sige afspejler at vi meget langt hen ad vejen og meget bredt i folketinget er enige om at hvis vi skal reformere og dermed

det nødvendigt at bruge de digitale muligheder vi har for at løse den her opgave danmark er som nation i front med anvendelse af it og digitale løsninger og danskerne er parate

kommunikation over fire millioner danskere har nemid en og halvfems procent har nu computer i hjemmet og endnu flere har adgang til en pc hvis man tager arbejdspladsen med senest

faldt danskerne jo nærmest fysisk over hinanden da det blev muligt at gå ind på skats hjemmeside og se sin nyeste årsopgørelse da jeg for to år siden præsenterede den første

var der jo fokus på at danskerne i stigende grad er blevet digitale

det offentlige også skal følge med når danskerne for eksempel køber flere og flere ting over nettet eller går i banken i ro og mag hjemme i deres dagligstue og siden har flere og flere jo også oplevet at den daglige service fra det offentlige

blevet digital service og det er netop ideen at kontakten med det offentlige starter på nettet de fleste af os benytter jo nu nettet hvis vi skal melde flytning

separation og afhentning af affald ligger efter min opfattelse lige for målet er jo klart firs procent af kommunikationen mellem borger virksomhed og det offentlige skal allerede inden udgangen af næste år foregå digitalt det er et

og at digitaliseringen vil kunne frigøre ressourcer i milliardklassen jeg er tryg ved at vi nok skal komme godt i mål selv om der

endnu den modernisering af den offentlige sektor vi er godt i gang med

løsninger er jo også et vigtigt led i realiseringen af regeringens to tusind og tyve plan det er som bekendt tredje gang jeg står her med et

obligatorisk digital selvbetjening og folketinget har som nævnt allerede vedtaget

samlelove om digital selvbetjening for områder der

er ni og tredive områder overgået til kravet

i det vi kalder for digitale bølger

to tusind og fjorten være yderligere syv og tyve områder der bliver digitale for danskerne siden den brede politiske tilslutning til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi i

der været bred enighed om at udfase papirblanketter og andre former for ansøgninger så digital selvbetjening i større og større omfang er blevet den primære måde

samme spor og efter helt samme koncept som de to forudgående forslag tilgangen er jo som hidtil

skal anvende digitale selvbetjeningsløsninger og erfaringerne fra

bekræfter mig i at vi har fundet en fin balance

digital selvbetjening for det er generelt gået godt med de første områder der gjort digitale i to tusind og tolv og to tusind og tretten

er tale om en stor forandringsproces viser erfaringerne at borgerne i de fleste tilfælde tager positivt imod og både kan og vil benytte de digitale selvbetjeningsløsninger på de statslige og de kommunale områder i bølge en ser vi allerede nu en meget positiv udvikling hvor nogle områder næsten er fuldt

viser opgørelser at borgerne i de mest digitale kommuner bruger de digitale løsninger i mere end halvfems procent af tilfældene eksempelvis i rødovre kommune

i to tusind og tretten på nettet eller i gladsaxe kommune hvor otte og halvfems procent af alle ansøgninger om eu sygesikringskort blev foretaget digitalt for andre kommuner

ligger anvendelsen noget lavere og det viser at der fortsat er et stort potentiale i at få hjulpet borgerne over på de digitale løsninger

hvile på de her gode succeshistorier

succesfuld digitalisering af danmark kræver jo at vi hele

har fokus på at vores it løsninger er gode

ikke helt i mål på alle områder

vi også i den kommende tid gøre en ekstra indsats for at sikre at borgerne også i fremtiden oplever at det offentlige giver god digital service

andet udarbejdet en udviklingsvejledning for selvbetjeningsløsninger med fire og tyve krav og anbefalinger til løsningernes brugervenlighed og deres tilgængelighed

vil digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med blandt kl følge op på i hvilket omfang myndighedernes løsninger lever op til kravene

her er vi helt opmærksomme på at rigsrevisionen er kommet med anbefalinger til brugervenlighed og brugerinddragelse ved at stille krav om digital selvbetjening

folkepension varmetillæg og boligydelse hertil vil jeg sige klart og tydeligt at balancen selvfølgelig skal være i orden så ingen mennesker lades i stikken men får den hjælp der er nødvendig også selv om kommunikationen bliver mere og mere digital så rejses det ofte i debatten

hvad vi skal gøre for og med de ældre medborgere i den her sammenhæng der vil jeg sige at jeg generelt ikke ser de ældre som en ikkedigital gruppe for eksempel var det i slutningen af to tusind og tretten over to tredjedele af alle folkepensionister der indgav deres ansøgning om folkepension digitalt det synes jeg man kan glæde sig over erfaringerne viser også at kommunerne arbejder meget målrettet på at flytte borgerne over på digitale kanaler og der er et stort fokus på at man hjælper den enkelte i tilstrækkeligt omfang så borgerne ikke går med uforrettet sag men vi er fortsat helt enige om at for nogle kan det være meget svært eller umuligt at benytte en digital selvbetjeningsløsning og de borgere vil og skal fortsat have mulighed for at blive betjent på anden måde end den digitale jeg er glad for at både danskerne og de offentlige

give borgerne en moderne og en effektiv service på nettet og med tanke

vi nu stiller krav om digitalisering på de områder der

jeg er naturligvis klar til at vi efterfølgende under udvalgsbehandlingen besvarer de forskellige spørgsmål der er rejst her under debatten og som eventuelt følger under selve udvalgsarbejdet tak for en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

i venstre finder vi det meget fornuftigt at få præciseret den planlægningsforpligtelse der efter beredskabsloven gælder for statslige myndigheder det er vigtigt at vi prioriterer og udvikler samfundets krisestyringskapaciteter det er afgørende at de danske borgere er sikret et beredskab hvor der er fokus på at have beredskabsplaner der kan fungere som et vigtigt forebyggende element i den samlede plan vi skal være sikre på at de mange aktører er sikre på deres roller og ikke mindst ansvar i det samlede danske beredskab for at det kan lykkes kræver det naturligvis den rette lovgivning derfor imødeser vi også det arbejde som strukturudvalget arbejder med i øjeblikket derudover er det positivt at ungdomsbrandkorpsene inddrages igennem lovforslaget det er en værdifuld ressource som fortjener stor respekt men det er samtidig vigtigt at få sat de rigtige grænser for hvad deres medlemmer kan deltage i der skal tænkes på hensynet til de unge både fysisk og psykisk

det vigtigt at vi dyrker rekrutteringsgrundlagene til beredskabet senere hen

at skabe et mere robust og sammenhængende beredskab til gavn

fru annette lind fra socialdemokraterne værsgo

vi har et velfungerende beredskab her i danmark som vi kan være rigtig glade for og stolte af jeg kommer rigtig meget ud i landet på alle mulige beredskabsområder og alle steder møder jeg både dygtige og dedikerede folk som netop går op i deres opgave de står klar døgnet rundt og træder til både ved forudsigelige og

uforudsigelige uforudsigelige hændelser når de rammer landet brandfolk løser hver dag en stor og vigtig opgave og vores statslige beredskab træder til når vi oplever store ulykker og katastrofer sidst har vi oplevet orkanerne allan og bodil med tiden har de hændelser som vi skal kunne håndtere forandret sig

at vi skal gøre det bedre så vi er forberedt på de nye udfordringer tænk bare på vulkanudbruddet på island

og skybruddet her i vores hovedstad i to tusind og elleve inden længe

det udvalg der nu sidder og arbejder

det er et vigtigt arbejde fordi vi selvfølgelig også i fremtiden skal have et robust beredskab som kan håndtere både dagligdagens hændelser og de heldigvis mere sjældne ulykker og katastrofer

som stadig har den nødvendige nærhed med lovforslaget i dag

beredskabsstyrelsens overblik over beredskabsplanlægningen og som derfor giver bedre mulighed for råd og vejledning af statslige myndigheder

også glad for at vi er enige om at styrke indsatsen

og unge for at deltage i og blive uddannet inden for beredskabsaktiviteter her er initiativer med ungdomsbrandkorps rigtig spændende og samtidig kan det danne grundlag for rekruttering fremtidens beredskab ligesom det er godt

plads i forhold til udsendelse af beredskabet til

og katastrofeområder så følgevirkninger af menneskeskabte eller naturskabte katastrofer afhjælpes og begrænses sidst men ikke mindst træder beredskabsloven

socialdemokraterne kan støtte forslaget det samme

af mindre tilretninger på beredskabsområdet nogle af dem er en følge af det seneste beredskabsforlig og andre ting er en præcisering i forhold til nuværende praksis i dansk folkeparti anser vi tilretningerne af loven for tekniske og uden principielt indhold men som ting som samlet bidrager til et bedre beredskab vi ser derfor positivt på

talerlisten er holger k nielsen fra sf

den næste ordfører på talerlisten er herre nikolaj villumsen villumsen fra enhedslisten

sige at vi umiddelbart er positive over for l en hundrede og syv og halvtreds

side finder vi det helt afgørende og fornuftigt at vi i danmark har et effektivt brand

i en tid hvor vi jo ser at klimaforandringerne forårsager oversvømmelser og storme det kan vi desværre også forvente i de kommende år og derfor ønsker vi fra enhedslistens side at styrke beredskabet og forberede os til at klare også store udfordringer i fremtiden jeg vil derfor også understrege at enhedslisten som det eneste parti desværre stod uden for redningsberedskabsforliget sidste år vores grund til at stå uden for

vi netop var skeptiske over for de besparelser

der blev lavet på redningsberedskabet konkret

ønskede vi ikke at være med til at forringe det danske beredskab ved at nedlægge de kommunale støttepunkter som står for ekstra materiel til katastrofesituationer og som har været centrale

tilknytningen af frivillige til redningsberedskabet i forhold til det her lovforslag

ser vi dog positivt på at man styrker ungdomsbrandkorpsene de spiller

styrke indsatsen socialt i lokalsamfundet men også i forhold til at sikre et samfundsengagement blandt de unge det ønsker vi gerne at styrke man kan dog sige at et uafhængigt evalueringsarbejde

større aktioner

spille en helt central rolle i forhold til at sikre

og operationer som redningsberedskabet og beredskabet

på at at evalueringsinstituttet afskaffes jeg synes det er et godt princip at man

institution hvor der laves en uafhængig evaluering af myndigheder og organisationer frem for at disse blot evaluerer sig selv på den baggrund vil vi rejse den her problemstilling i det videre udvalgsarbejde og undersøge

et godt samarbejde i folketinget om

mikkelsen for liberal alliance værsgo

vi har et

vi har fået syn for sagen ved

er vigtigt at holde det skarpt og klart og derfor er det her lovforslag jo en forpligtelse til at man planlægger

det her bare om rettidig omhu på et område

lovforslaget her det mål vi jagter i øjeblikket og

at vi får et robust samfund at vi har nogle robuste borgere

lave en forebyggende indsats men som også er i stand til at klare sig selv i det øjeblik hvor katastrofen

i det øjeblik hvor der er flere tusinde borgere der bliver udsat for

det kan være både vind og vand osv så kan myndighederne jo ikke rykke ud til alle på en gang og der er det altså vigtigt at

tage hånd om sig selv i de første timer

det er jo også en del af det som vi er i gang med i øjeblikket nemlig at prøve at uddanne befolkningen til

præventiv indsats en bedre forebyggende indsats

katastrofen rammer og som jeg nævnte før at man i forlængelse af det så også kan tage vare på sig selv og sin familie det tror

befolkningsuddannelseskurser der bliver udbudt nu

sørge for at vi har et robust beredskab

her er det daglige beredskab jo rigtig godt støttet og hjulpet af det frivillige beredskab altså de mange tusinde frivillige danskere der har meldt sig

så den sammensætning den mangfoldighed vi har i vores beredskab

følger op på dybest set er der tale om en række tekniske tilpasninger som er en konsekvens af den politiske aftale vi lavede omkring redningsberedskabet og det er så det vi ser i dag men det er nogle tilpasninger der gør at vi får et

robust samfund får et robust beredskab hvor der i forhold til

kommer nogle formaliserede regler om

bruges til og at kommunerne der opretter de her ungdomsbrandkorps selvfølgelig har ansvar for at følge det op

spørgsmål om at vi med lovforslaget her tager det tredje trin kommunerne og regionerne har jo allerede sørget for

beredskabsplaner så de er klar til at håndtere eventuelle situationer der opstår

der skal sørge for at man på statsligt niveau også er i stand til at få samfundet op at køre igen meget meget hurtigt i det øjeblik hvor katastrofen rammer

sker noget men hvis der sker noget så er det vigtigt at borgere virksomheder og beredskabet sammen sørger for at få samfundet op at køre igen

det kan være livsvigtige funktioner det kan være infrastruktur

vigtigt at det kommer til at fungere så hurtigt som muligt

at takke ordførerne for den varme modtagelse af lovforslaget det er godt at mærke den store interesse der er for beredskabet og

vi står sammen om at det skal være så stærkt som muligt jeg vil gerne fremhæve at lovforslaget er en opfølgning på den politiske aftale om redningsberedskabet i to tusind og tretten og fjorten der blev indgået den tolvte november to tusind og tolv mellem den daværende regering og venstre dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti

og ungdomsbrandkorps er derfor led i udmøntningen af den nævnte politiske aftale om beredskabet i danmark har vi i en årrække levet med en forhøjet terrortrussel men angrebsforsøgene er hidtil blevet afværget vi er dog ikke gået ramt forbi når det gælder andre hændelsestyper der påvirker samfundet dramatisk i den forbindelse kan jeg blandt andet nævne skybruddet over københavnsområdet den anden juli to tusind og elleve

derudover har danmark været udsat for

tilvejebringes der endvidere mulighed for at fastsætte regler om uddannelse af medlemmer af ungdomsbrandkorps samt til at fastsætte regler om statsligt tilskud til kommuner der har etableret et ungdomsbrandkorps eller har indgået en samarbejdsaftale

de ordførere der har nævnt vigtigheden af at vi har ungdomsbrandkorpsene det er en god måde at få unge mennesker gjort interesseret i beredskabsarbejdet de kan udføre

gode ting også i forhold til et socialt arbejde men det er klart at der også skal være nogle klare grænser for hvad

et ungdomsbrandkorps skal tage sig af

siden to tusind og ti er der etableret en række ungdomsbrandkorps i danmark og det er en naturlig følge af denne positive udvikling at der nu fastsættes regler om tilskud hertil samt regler for uddannelse og opgaveløsning sigtet med ungdomsbrandkorpsene er at give børn og unge i aldersgruppen ti til atten år mulighed for at deltage i samfundsrelevante beredskabsfaglige uddannelsesaktiviteter og det er også mit håb at ungdomsbrandkorpsene vil kunne bruges til rekruttering af hel og deltidsansatte brandfolk

med forslaget bemyndiges den enkelte kommunalbestyrelse til at fastsætte de opgaver der kan løses af medlemmer

eksempler herpå kan være som figuranter i forbindelse med øvelser eller som assistance i forbindelse med forplejningsopgaver med videre lovforslaget indeholder derudover en præcisering af beredskabsstyrelsens mulighed for at indgå aftaler med myndigheder med flere med beredskabsansvar om assistance fra det statslige redningsberedskab dermed fastholdes og øges udnyttelsen af beredskabsstyrelsens ressourcer og kompetencer ved assistance til for eksempel rigspolitiet fødevarestyrelsen eller banedanmark det er en forudsætning for bistandsaftalerne at

assistancerne er efterspurgte på grund af behovet for styrelsernes særlige kapaciteter og at assistance finder sted i naturlig forlængelse af beredskabsstyrelsens ordinære virksomhed lovforslaget har endvidere til formål at formalisere den praksis der siden starten

halvfemserne har udviklet sig i forbindelse med redningsberedskabets indsættelse i udlandet ved afhjælpning af katastrofer katastrofer og andre hændelser

præcisering af og tilvejebringelse af hjemler i relation til risikovirksomheder

mulighed for beredskabsstyrelsen til selv at kunne etablere et stående beredskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs som minister er jeg tilfreds med den modtagelse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

giver først ordet til venstres ordfører herre kristian pihl

vil efter banens åbning i to tusind og atten indebære et stort løft af både passager og godstrafikken her til lands og det vil indebære et stort løft af både fjerntrafikken og den regionale pendlertrafik på sjælland det gælder med hensyn til kapacitet på sporene og det gælder også med hensyn til højere hastighed og dermed kortere rejsetid dette lovforslag l en hundrede og to og halvtreds er relateret til dette visionære og nødvendige nybygningsprojekt på jernbanen med lovforslaget her bemyndiger folketinget transportministeren til at foretage ændringer ved ringsted station baggrunden for det er et behov for at hæve hastigheden i ringsted for gennemkørende tog fra

herved opnås en kortere rejsetid mellem københavn og odense desuden kommer der en mere glidende overgang fra den nye bane københavn ringsted der bygges til en maksimal

lovforslaget indebærer helt konkret at der bygges en ny jernbanebro

for ringsted station med nye spor mod odense hen over broen og spor mod næstved under broen endvidere anlægges nye spor i eksisterende niveau mod henholdsvis odense og næstved endelig anlægges et nyt godsspor øst for ringsted station den samlede

trafikforligskredsen projektet skal være afsluttet i to tusind og atten samtidig med at den nye bane mellem ringsted og københavn via køge kan indvies

herunder svarene fra ringsted kommune

af de berørte borgere er skeptiske over for

de påpegede gener for naboerne samt

mere hensigtsmæssigt at satse på et alternativ øst

grundig drøftelse og modtagelse af svar fra ministeren og banedanmark er vi nået frem til den konklusion

den løsning vest for ringsted der foreslås i det her lovforslag er den bedste ud fra en helhedsmæssig vurdering eksempelvis ville en østlig løsning ifølge banedanmark koste mindst fire hundrede til

million kroner ekstra og det er vi naturligvis nødt til at tage bestik af i en tid med knaphed på anlægskronerne jeg er meget tilfreds med ministerens garanti for

naboerne til banen vil blive overholdt det er selvfølgelig således at når samfundet bygger nødvendig infrastruktur

skal der tages skyldigt hensyn til de berørte naboer endelig hilser venstre det velkommen at der anlægges et nyt godsspor der imødekommer erhvervslivets berettigede bekymring for dårligere

socialdemokraternes ordfører herre rasmus prehn

rækken af rigtig mange gode ting der skal være med til at opgradere og fremtidssikre dansk jernbane det her forslag

den store brede grønne forligskreds hvor samtlige partier med undtagelse af enhedslisten er med

med til at sikre at man ved ringsted kan få

man som også venstres ordfører var inde på kan køre

kan spare tid at vi kan sikre en bedre regularitet af vores jernbane og at vi kan sikre at fjerntog regionaltog og godstog får bedre muligheder det er et positivt skridt i den rigtige retning

det der skal til for fremtidens danmark

jernbanedrift og der er det her forslag et skridt i den rigtige retning

den store interesse for at afgive høringssvar der har været det er altid positivt i et demokrati at borgere og interessenter kan komme til orde og dele deres bekymringer vi noterer os også med glæde de svar som ministeren har givet og de svar som banedanmark har givet hvor

strækninger imødekommer de forskellige ting som der har været spurgt ind til med hensyn til forslaget om en østlig linjeføring i stedet for en vestlig linjeføring er det klart at der selvfølgelig er nogle der ser fordele i det men vi noterer os også fra socialdemokratisk side at der er gode grunde til at holde fast i det forslag der ligger her i den forstand at det østlige forslag ikke vil kunne sikre at man kan holde samme høje hastighed og det østlige forslag vil også gå hen og blive betydelig dyrere op mod nul milliard kroner dyrere

er det forslag der ligger her med den vestlige linjeføring

og mest fremtidsrettede jernbanedrift for de penge der er så vi støtter fra socialdemokratisk side dette forslag med stor begejstring

ordføreren er opmærksom på at det man sparer den sparede tid som ordføreren var inde på er en minut

man ikke kunne køre med samme hastighed

time gennem ringsted hvis man vil sydpå altså mod

står anført her i materialet er at der i hvert fald til at starte med

spare og det kan jo lyde af knap så meget men man er nødt til at have ambitionen om hele tiden at gøre det bedre og hvis man som enhedslisten lidt lægger op til

vi nødt til hele tiden at være ambitiøse hele tiden at tage de gevinster der måtte

der er selvfølgelig fordele og ulemper ved de forskellige modeller og der er også

herre henning hyllested hvor en østlig linjeføring vil være bedre end en vestlig linjeføring selvfølgelig er der det men det er den samlede betragtning der gør at vi fra socialdemokratiets side bakker op om den vurdering der er hos banedanmark den vurdering der er hos transportministeren

med den vestlige løsning og den østlige løsning men er

afvikling af togtrafikken som der ikke er

odense københavn via roskilde og superlyntogene

måtte komme fra københavn

i at man der skal krydse hinandens spor

nu også at høre enhedslisten sige at det er rigtig godt når vi får de her forbedringer af dansk

det er med til at sikre at det samlet set bliver bedre så tusind tak for

som jeg også sagde i min ordførertale og som jeg sagde i mit svar til herre henning hyllested før

også noget som er mindre godt

ved at gå vestligt om nu har vi en første behandling og der er tid til at få stillet yderligere spørgsmål og vi vil selvfølgelig være lydhøre og være i en dialogproces det er derfor vi er et arbejdende folkestyre for at sikre at alle sten bliver vendt så vi ikke får lavet noget hastværk men får lavet det er bedst

er det dansk folkepartis ordfører

niveaufri overskæring som jeg

idé og vi er jo en del af det her forlig og den her aftale om en ny jernbane

det kunne være det første ændringsforslag fra dansk folkepartis side

at man så også kaldte det niveaufri overskæring i stedet for det her nye begreb

måske også at argumentationen hele tiden går på at nu opnår vi en højere hastighed herre henning hyllested var inde på det ja man opnår en minuts besparelse og

kunne åbne op for et togstop i ringsted i forbindelse med togfonden dk når vi fremadrettet skal se på hvor

tage lidt fat i de her lokale bekymringer der har været

vi har stillet en række spørgsmål

banedanmark siger at der kan blive anlagt en vej

arbejdskørsel videre til sorøvej der kunne vi meget godt tænke os at der lovforslaget kom til at stå

tror jeg på på de lokale trængsler

jeg enig i at det er den her løsning vi skal vælge vi er også nødt til at kigge på pengene vi har altså hverken fire hundrede eller fem hundrede million kroner til en alternativ

dansk folkeparti er igen skolevejen en sikker skolevej man skal lukke

skolebørn færdes der siger banedanmark at det vil ske i skoleferien

vi under udvalgsbehandlingen kigger hinanden dybt i øjnene

begrænses til skoleferien så skolebørnene ikke skal vælge andre og farlige veje der

man har lavet en tunnel til

bliver et spændende udvalgsarbejde men jeg håber at de andre partier

folkeparti i at vi er nødt til at sikre at det her sker

for den nye bane mellem københavn og ringsted vil øge hastigheden for togene

som betyder at vi vil få flere tog til tiden

vil de gennemgående tog kunne køre enten to hundrede

eller to hundrede og tredive kilometer per time mod i dag en hundrede og tyve kilometer

det er med til at gøre timemodellen mulig så rejsetiden mellem københavn og odense kan blive en time rejsetiden mellem københavn og århus to timer og mellem københavn og aalborg tre timer desuden betyder ombygningen

til og fra odense og tog

kan komme ind på stationen på samme tid det gør det nemmere at lave køreplaner og ikke mindst lave køreplaner

det er muligt at overholde ude i virkelighedens verden dermed

nogle af mine kollegaer har været inde på peger på at den her ombygning medfører nogle

godstrafikken på ringsted station og det forsøges løst ved at lave et ekstra vendespor kun til godstog så de stadig kan komme

vende inde på ringsted station det er vi rigtig glade for og jeg synes det er et godt eksempel på hvordan banedanmark og transportministeriet lytter til de høringssvar der er kommet at man har lavet den her løsning for godstogene samlet set mener vi at den her forbedring af stationen i ringsted vil bidrage til timemodellen og skabe grundlag for flere tog til tiden

de gennemkørende tog mellem københavn og odense kan køre noget hurtigere ombygningen vil desuden forbedre regulariteten på strækningen og give en bedre kapacitet på banen noget som jo giver bedre muligheder for at tilrettelægge køreplanerne lovforslaget vil altså forbedre den kollektive trafik i forbindelse med ombygningen af stationen vil man også anlægge et nyt godsspor som forbedrer vilkårene for godstransporten det er vigtigt at vi samtidig med at vi gennemfører et historisk løft af jernbanen i danmark også husker at fremme gods

udgør i dag desværre en alt for lille andel af den samlede godstransport

og som jeg var inde på i mit spørgsmål til herre rasmus

som finder sted i forbindelse med ombygningen her af ringsted station på strækningen fra københavn til århus det er så et bidrag til timemodellen og så kan man jo godt gøre sig lidt lystig over at vi i forhandlingerne

ville så tage tre minutter fik vi at vide

at den køreplan der skal lægges for timemodellen

lægges om ti år så vi vil blive ved med at slås

for at der bliver stoppet i ringsted og det tager så tre minutter vi synes i øvrigt at det er positivt at vi

nu får en niveaufri skæring

ic tog vi snakker om regionaltog vi snakker om godstog og vi snakker om de nye lyntog

i tvivl om at det er nødvendigt for at sikre at der kan køres hurtigt i den øst vest gående trafik

placeringen vest for ringsted station og det er jo også det der fremgår af rigtig mange af høringssvarene

ingen tvivl om at den vestlige placering løser nogle krydsningskonflikter men den skaber andre og måske i

flere jeg har allerede gjort opmærksom på et som vi har fået på et af spørgsmålene

en konflikt mellem regionaltoget fra odense

over roskilde til københavn og superlyntoget der kommer fra københavn

banedanmark skriver at

ikke mener at konflikten er væsentlig og at man kan køreplanlægge sig ud af konflikten men det er dog en erkendelse af at der

problem som man lige så godt kunne have prøvet at løse

også en erkendelse af at regulariteten og kapaciteten

så nemt er det vist heller ikke at køreplanlægge sig ud af forsinkede tog manglende regularitet nedbrud

trafik på banen enhedslisten havde hellere set

i forbindelse med behandlingen af lovforslaget vi har allerede stillet over tredive spørgsmål til det her specifikke problem om en vestlig eller en østlig placering vi konstaterer at der med den løsning der nu er valgt

fra københavns side presses der jo på for at få en hurtig forbindelse til blandt andet hamburg så

den østlige placering er noget mere voldsom

milliard kroner dyrere men vi har kun

dagbladet ringsted har jo søgt om aktindsigt i februar måned og har fået afslag på det men har nu

der vil blive fremlagt lidt mere detaljerede beregninger jeg tror nok

på med meget meget stor interesse for tror simpelt hen ikke på de regnestykker

og så videre men skulle det østlige projekt være så meget dyrere end det vestlige

har vi jo også i togfondsforhandlingerne og andre steder tilbudt at så kunne man dele det mellem de to forligskredse og så få det til at hænge sammen hvis vi er enige om at

også igennem ringsted station man vil også få længere godstog nu snakker man om tusind m ja helt op til

når det går rigtig voldsomt for sig frem til to tusind og en og tyve skal alle godstog køre via storebælt altså fortsætte mod vest

skal en tredjedel køre over storebælt og to tredjedele over

bygges midt i et beboet område og

store problemer det giver problemer med støj og det vil

der vil være titusind læs materialer der skal køres frem og tilbage i området

som er tæt bebygget og det vil jo som der også står i

og så vil det betyde lukning af broerne på næstvedvej og rønnedevej og det vil give

i biltrafikken i de to gange tre måneder det står på

derfor kan enhedslisten faktisk ikke støtte det her projekt og vi vil som sagt stille ændringsforslag til det og vi vil forbeholde os

det foreligger her vil medføre et meget omfattende indgreb

borgerne i ringsted det ligger vist klart for de fleste

hvis man skal være i stand til at fjerne de mange

og sikre en flydende trafikafvikling gennem ringsted station måske er flydende et dårligt

ord når man skal kunne passere med to hundrede eller to hundrede og tredive

perronerne skal gøres bredere og det er nok en rigtig god idé målet er naturligvis at kunne sikre en forbedret regularitet og kapacitet som giver en større og nødvendig fleksibilitet i køreplanlægningen så tog både fra odense og næstved kan ankomme og afgå samtidig jeg forstår godt de mange bekymringer som byrådet i ringsted giver udtryk for sporene kommer meget højt op og selvfølgelig kan der komme støjproblemer og skal dette projekt lykkes

et meget tæt parløb mellem kommunen og

trods alt er lykkedes at få et nyt godsspor øst for stationen

godsoperatører som vi har hørt har bekymringer i forhold til rangerforhold med videre

måske undre sig over at dette kan lade sig gøre inden for det eksisterende banebudget men det må man jo tro på når det står i lovforslaget under alle omstændigheder vil vi anse det som værende en præmis for beslutningen liberal alliance er forligsbundet på dette projekt men vi finder det som nævnt meget afgørende at der kan etableres et ordentligt lokalt samarbejde og at banedanmark i byggefasen går nænsomt frem og tager hensyn til at

hele byggeperioden frem til totusinde og syttende

herre villum christensens sidste bemærkninger har ordføreren tillid til at banedanmark vil gennemføre projekterne så lempeligt som muligt for beboerne eller hvad tilsiger erfaringerne rundtomkring fra når man har den her slags store byggerier jeg behøver vel slet ikke at nævne metrobyggeriet som godt nok ikke er banedanmarks men alligevel

i at sporene skræmmer en anelse

fokusere på at det her skal gå ordentligt til det er et meget meget stort indgreb og som jeg siger bylivet skal altså kunne fungere selv om det her store projekt

er også ejere af banedanmark og vi må kunne tillade os

som politikere indflydelse på

når først protesterne begynder at strømme ind over larm støj og tung trafik frem og tilbage vil reaktionen så ikke være den sædvanlige fra politikerne at

kan undgås at der er bøvl ballade og støj når der bygges

tage med i den periode det varer

i ringsted er rigtig optaget af at når det her nu engang er overstået

i ringsted er formentlig mindst lige så vigtig

vi skal tage den rigtig store kamp for det er det der betyder noget

hvad der ellers er indeholdt i lovforslaget som helhed vi vil jo gerne medvirke til

udbygning af togplanen og bedre kollektiv trafik og det giver mig så lejlighed til en gang mere at cementere at når der er debat omkring togplanen og finansieringen

stærke tilhængere af og den dagsorden

hurtigere tog det skaber bedre og mere driftsikre tog altså regularitet så vi får flere tog til tiden

der er samtidig etableret et godsspor som forbedrer vilkårene for dem der bruger det ikke mindst erhvervslivet

grupperinger der mener det ene og det andet

bedste løsning og vi har taget hensyn til at der kunne være andre modeller ingen er fejlfri og det er den her model heller ikke men

synes også det er værd at nævne at der under arbejdet er blevet lyttet en hel del til de høringssvar er afgivet

må støjes under arbejdet jeg har

på baggrund af de udtalelser der har været i forbindelse med høringsrunden

det her byggeri afvikles pænt og ordentligt

at starte med og det er en ting jeg sådan

radio i morges nemlig da et par studieværter

jeg tror nok det er sådan det ved jeg ikke om formanden kan berigtige at

det kan være rigtigt synes jeg at vi når vi investerer penge

er fuldstændig enig så jeg vil da godt

jo er nemlig en niveaufri

tage når vi kommer til udvalgsarbejdet

protester imod sådanne anlæg måske navnlig i anlægsfasen vi prøver at begrænse ulemperne mest muligt men hvis vi

og det får alle gavn af både borgere og samfund så er der jo ingen vej uden om ulemper i en vis periode men så kommer fordelene heldigvis på et senere tidspunkt og sådan er det også med den foreslåede ombygning af ringsted station i lovforslaget foreslås det at loven om den ny jernbanestrækning mellem københavn og ringsted over køge ændres

ved en ny jernbanebro således at rejsetiden mellem københavn og odense kan reduceres forslaget vil desuden kunne bidrage til at forbedre regulariteten

samtidig foreslås et nyt mindre godsspor anlagt for ikke at forringe adgangen for godstransporterne til den eksisterende godsterminal her har regeringen lyttet til forslag fra jernbanegodserhvervet så jeg mener godt man kan sige at regeringen har lyttet og har indrettet det foreliggende lovforslag på denne baggrund anlægsarbejderne planlægges påbegyndt i midten af to tusind og femten og afsluttet således at anlægget er klar

der er både trafikale og økonomiske fordele ved at koordinere ombygningen af ringsted station med de eksisterende anlægsarbejder vedrørende

og det er baggrunden for at vi kommer med dette lovforslag nu

givet anledning til forslag om ændringer

en anden placering af den niveaufri udfletning fra en vestlig til en østlig

af godsspor hertil vil jeg

en justering af projektet således at adgangsforholdene til godsområdet forbedres gennem et nyt godsspor i forhold til den alternative placering af den niveaufri udfletning er der foretaget grundige vurderinger og

både økonomien i anlægget og den forbedrede rejsetid mellem københavn og odense samt muligheden for mere fleksibilitet i

til at planlægge køreplanen til togene der skal sydpå lovforslaget vil bidrage til en forbedring af den kollektive transport og have positive virkninger for samfundet samt forbedre mulighederne for bæredygtig transport jeg ser derfor frem til den videre behandling af forslaget og er naturligvis rede til at svare på spørgsmål

og takker derfor ministeren for den bebudede sprogrøgt og så giver jeg ordet til herre henning hyllested

undgå at genere borgerne i ringsted hvis det var sådan at man placerede den her niveaufri skæring øst for ringsted der vil man

etablere den på en bar mark

hvis man valgte at flytte projektet østpå

ekstra og det er jo lidt

partier der tager ansvar for at levere den her store og synes

kunnet finde alle de penge her og som siger vi kan altså ikke finde

milliard kroner mere derudover er der også nogle trafikale hensyn som gør at det vil være godt at få

kan man endda hævde eller det

øst for men det har jo ingen betydning

som enhedslisten har kæmpet for i forbindelse med togfonden beslutter sig for at stoppe i ringsted hvilket er meget rimeligt da det er et trafikalt knudepunkt på sjælland hvis man beslutter sig for at stoppe i ringsted

ved en vestlig placering end ved en østlig placering

må sige mere omfattende arbejder til for at kunne give godstransporterhvervet mulighed for at

ikke foringer men tværtimod forbedrer mulighederne for gods på bane det vil være godt for hele danmark hvis det kan lade sig gøre men nede på bundlinjen står der jo altså et beløb på nul milliard kroner næsten fem hundrede million kroner

og det er vi også nødt til at tage med i betragtningen hvordan ser den økonomi vi har ud der er rigtig mange og gode projekter i danmark

jeg foreslår at lovforslaget henvises til transportudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

giver til indledning ordet til

spørge de partier som står bag det her forslag

ikke allerede gennemførte det her udbud af dansk

som de nu stiller forslag om

havde regeringsmagten i ti år

at det er noget nemmere at lave et simpelt beslutningsforslag end at få jernbanetrafikken til at fungere

slå fast jeg afviser på ingen måde udbud jeg afviser heller ikke yderligere udbud end dem vi har

udbud er ikke så enkel en sag som den ofte fremstilles udbud kan bruges til

at stramme sig an og blive mere effektive

og et sammenhængende togsystem den her udbudsplan som nu bliver

i flere mindre udbudspakker hvor flere og flere dele af dsbs trafik løbende bliver skåret fra og sendt i udbud problemet med den model

køre tog også varetager den opgave som man kan kalde selve

de funktioner der har karakter af infrastruktur såsom stationer togmateriel billetsystemer trafikplanlægning

en lang række spørgsmål som jeg ikke mener man kan sige at forslagsstillerne har leveret svar på svar som de daglige passagerer i togene har krav på hvem forestiller man sig skal tage sig af stationerne

flere forskellige operatører hvem skal tage sig af togmateriellet og sikre at vi får nye højkvalitetstog til danskerne når der i løbet af de kommende mange år skal anskaffes eltog i forlængelse af den hårdt tiltrængte elektrificering man skal i den forbindelse være klar over at en stor samlet toganskaffelse tager længere tid

skal sikre billetinfrastrukturen og den videre udvikling af rejsekortet som virkelig har voldt problemer indtil nu hvem skal sørge for den sammenhængende trafikplanlægning med sammenhæng mellem forskellige togoperatører og mellem bus og tog som alle også oppositionen efterspørger jeg mener at listen med spørgsmål er lang også lige lovlig lang desværre er listen med svar fra forslagsstillerne anderledes kort

man vil med det her udspil splitte dsb i atomer ved gradvis at udbyde jernbanetrafikken i danmark til højestbydende jeg vil gerne opfordre

hvad det egentlig er for et dsb man ser for sig i fremtiden

et dsb uden togmateriel et dsb uden ansvar for køreplaner og efterhånden et dsb uden nogen som helst togkørsel men med to tusind fem hundrede tjenestemænd på rådighedsløn

så vil jeg sige så vær dog hellere ærlige og sælg dsb til højestbydende hvis det er det der er forslaget det vil skabe en kaotisk situation hvis vi i udbuddets hellige navn glemmer den vigtige samfundsopgave det er

sikre sammenhængen i togdriften det lærte man bittert i storbritannien og der blev betalt dyre lærepenge derovre

som tager ansvaret for det samlede togsystem stationer togmateriel billetsystem og strategiske køreplaner der binder danmark sammen denne opgave varetager dsb i dag

det bestemt er en mulighed at vi skal bringe flere strækninger i udbud i fremtiden det skal vi jo forhandle om her i de kommende måneder

det skal gøres klogt og vi må tage hensyn til at der skal bygges om på rigtig mange strækninger i de kommende år fordi vi udvikler jernbanen med elektrificering og timeplan

privat togoperatør eller måske nærmere betegnet en udenlandsk statsejet togoperatør om at køre på en strækning som skal ombygges over en årrække med den risiko for afbrydelser af togdrift som det indebærer det bliver bare dyrere end hvis dsbs selv tager sig

fremadrettet ikke står for denne opgave

for vi har jo ikke råd til at denne opgave falder ned mellem to stole jeg synes det er rigtigt at dsb som bestyrelsesformanden har meldt ud i forbindelse med udbud vil koncentrere sig om at sikre varetagelsen af togsystemerne som er grundlaget for at der skabes sammenhæng for

dsb har også meldt ud at dsb ikke skal bruge kræfter

selv at byde på den rene togkørsel jeg må sige

forstå at dsbs ledelse ikke

udbudseventyr dem har vi set adskillige dårlige eksempler på fra dsbs side budskabet fra dsbs bestyrelsesformand er at dsb ikke vil bruge kræfter på udbud men på at blive effektive på kerneforretningen

nye strategi hvor togkørslen i dsb adskilles fra togsystemdelen giver god mening det er nødvendige byggesten for at vi både kan få mere konkurrence

er en bunden opgave uanset hvad

det er en god idé at beslutte at udbyde togtrafikken uden først at

analyseret hvordan og i hvilket omfang

markedet for togkørsel er som senest vismændene har gjort opmærksom på

bydere ved udbuddene både i danmark og i vores nabolande det fremgår af vismandsrapporten at der i tyskland i gennemsnit er to bydere ved hvert udbud i sverige har der ligeledes ofte kun været to bydere

en byder og det er næsten kun statslige togselskaber der byder

arriva i første udbudsrunde men hvad er det for en pris man får når der kun er

endelig er det afgørende at finde en model hvor den danske jernbanes udvikling fortsat afgøres af det danske folketing og ikke i berlin i den model hvor dsb varetager togsystemet og togkørslen udbydes i et eller andet omfang er der mulighed for at bevare

som vi politisk efterspørger men det kræver at enhver beslutning om at udbyde togtrafik tages på grundlag af grundige undersøgelser af fordele ulemper og risici så vi ikke handler i blinde her

fremtiden for dsb bør afklares hurtigt det skylder vi passagererne det skylder vi også dsb og ikke mindst virksomhedens mange dedikerede medarbejdere men jeg synes også man må sige at det skylder vi politikere også hinanden for vi kan ikke tillade os at skabe en sådan usikkerhed hvis vi skal nå målene for udviklingen af jernbanen i danmark derfor skal vi i løbet af foråret have en ny kontrakt med dsb på plads og meget gerne med støtte fra

dsb og dermed også for passagererne det er således ud fra en samlet betragtning og ud fra hensynet til passagererne at regeringen

slå fast at regeringen ikke har det fjerneste imod udbud det ville også være mærkeligt når regeringens egen produktivitetskommission anbefaler

rigsrevisionen afdække at der har været meget positive resultater af udbud i midt og vestjylland og når vi kan se lige uden for landets grænser at netop udbud har givet nogle rigtig flotte resultater i form af sparede driftsudgifter

i resten af talen

hvem skal tage sig af stationerne altså ministeren prøvede hele tiden at finde hår i suppen men

positiv over for udbud det hænger ikke sammen

derfor er jeg nødt til at spørge mener regeringen at produktivitetskommissionen som regeringen selv har nedsat det miljøøkonomiske råd og og alle de andre som peger på at udbud kan være en måde

kan se

seneste rapport så skriver de og det er den validerede rapport at de vurderer et besparelsespotentiale på

er noget vi skal arbejde videre med og vi skal også bruge det til at vise dsb

de kan arbejde mere effektivt man må bare sige at

arbejde mere effektivt den oprydningsproces blev sat i gang for nogle år siden og den

er man ikke færdig med endnu det jeg

det danske togsystem det mangler jeg desværre

i det forslag som venstre og andre partier har

vi skal have med og så kan vi sagtens have en debat om hvor stor en procentdel af den danske

skal i udbud men vi skal have et selskab

sammenhængen så kan vi have en politisk debat om hvor stor

det kan være rigtig godt at få

erfaringer tyder på at der er et potentiale på mellem ti

slat penge man kunne spare hvert år i og med at jernbanen jo bliver understøttet af skatteyderne med fem milliard om året

savnes et sikkert virkende grundlag jeg går ud fra at ministeren er bekendt med

consulting group som virkelig i detaljer har analyseret

ministeren ikke bekendt med at der netop ifølge den her rapport er

det er også den rapport forskellige kommissioner med videre senere har henvist til

selv om det er konkurrenter der kører

det er arriva der kører der men den ejes af dsb

ja det mener jeg jeg mener rent faktisk at man som togrejsende

hvis man som togrejsende skal vurdere når man skal af sted hvilken billet skal jeg nu købe hvilket firma skal jeg nu køre med

man politisk og ideologisk går op i det

man uendelig uinteresseret i præcis den ting

kontakten til de togrejsende herunder

så må dsb kunne udbyde dele og så kan den politiske debat

jeg vil sige at jeg er meget meget meget enig med transportministeren i i det han sagde i sin tale og også i nogle af de svar han

i samme boldgade fordi ministeren jo altså også holder muligheden åben for trods alt stadig væk at foretage udbud af noget af dsbs kørsel der er det bare jeg spørger hvordan skal det så foregå

hvis det ikke skal være på den måde hvordan skal det så

hvis enhedslistens ordfører vil høre

ser situationen og hvordan jeg

de fejl der blev begået med udbuddet på kystbanen og også af de indkøringsvanskeligheder som der var i starten af arrivaudbuddet i midt og vestjylland som nu kører godt men som havde mange indkøringsvanskeligheder kystbanen kom jo aldrig rigtig i gang med at køre godt selv om man har repareret på det og det kører bedre end det gjorde til at starte med ja et eksempel er jo at når man kører toget synes

man skal have

skal score indtægterne fra billetterne det bør være selskabet selv der får dem og det vil så sige at

møde på arbejde og få flest mulige mennesker ind i toget det er jo bare ét sted

helt overordnet synes jeg altså at man må lave en dsb kontrakt hvor man siger til selskabet dsb i skal køre her og her sådan her skal planerne være i store træk og derudover skal vi have så og så mange procent af jernbanedriften i danmark i udbud på den måde er dsb ikke en byder

setuppet står for står for kontakten til passagererne

hjemtage kystbanen til dsb kan

hvis noget fungerer godt og til stor tilfredshed og samtidig har økonomisk bæredygtighed og det har udbuddet jo for efter indkøringsvanskeligheder det første stykke tid

så går vi til ordførerne

og det er først socialdemokraternes ordfører herre rasmus

gal igen den liberalistiske dræsinebande

man kan undre sig lidt over at at partierne der står bag det her forslag

til at få gennemført det her ti år hvor de kunne have gjort det her men

noget der kunne trække lidt overskrifter og endnu et af de her mange indlæg i de regionale aviser vi har set hvor

dræsinebandens medlemmer end der egentlig er reelt indhold i avisen det er sådan blevet en ny procedure fra den liberalistiske dræsinebande at man

frisk forslag noget man egentlig godt ved var meget svært at få gennemført da man selv havde regeringsmagten men nu foreslår man lige alligevel

godt at transportministeren har slået til lyd for at vi skal tage os meget i agt i forhold til vores sprog

tænker lidt at når man læser forslaget får

man tankerne hen på det man kunne kalde

at man jo udmærket godt ved

ikke være nogen tvivl om at vi også fra socialdemokratisk side er optaget af at vi får

og derfor kan det være en god idé og det

om mange af de ting som vi også hører venstre sige det kan være udmærket men skal vi gøre det skal vi da som

var inde på være helt sikre på at vi gør det på den rigtige måde

vi underminerer dansk jernbane

vi underminerer muligheden for at danske passagerer får bedre vilkår der synes jeg

det vi lige har hørt ministeren sige at der er nogle ting som skal undersøges nærmere altså hvad har man tænkt sig at gøre fra forslagsstillernes side i forhold til hele den del af dsbs opgave som handler om togsystemer netop det at der er togmateriel det forhold at der er et billetsystem der hænger sammen det forhold at der er nogle

fungerer i det hele taget alle de her ting hvad har man tænkt sig gøre ved det det er jo ikke belyst der kan man ikke forestille sig at der bare er såkaldte private aktører

ansat hvem skal stå for

hvad sker der hvis de skal på rådighedsløn hvem har hele forpligtelsen over for dem er det noget de såkaldte private aktører kan smyge sig uden om hvordan er det med det det næste er at vi udmærket ved at det der skete i de ti år hvor

forhold til det her område var at gælden voksede hos dsb langsomt men sikkert hvert eneste år hvor den tidligere vk regering havde magten der en større gæld hos dsb og hvis det er man tager opgaver fra dsb nu

får de mindre volumen til at afvikle den gæld

også en problemstilling vi skal vide noget mere om før

det sidste jeg vil pointere er

tale om et reelt marked hvor mange byder rent faktisk ind i forhold til det her hvem er det der byder ind

er det arriva det er svenska jernväger

er det sådan at den her liberalistiske dræsinebande

i stedet for at få et frit marked hvor der er fri konkurrence så godt kunne tænke sig at der kommer et monopol hvor det der sker i danmark for dansk jernbanedrift er noget der skal vedtages i den tyske

det der er udsigt til vi er simpelt hen nødt til at vide noget mere

ikke for at være betonagtig eller dumstædig eller noget som helst vi kan sådan set godt se at det kan være en meget god idé at der er et udbud og at man kan diskutere tingene

er et reelt marked og der tror jeg altså at dræsinebanden

er på vej ud på et sidespor og laver en

forsøger at være i det muntre hjørne i dag og det er jo altid hyggeligt men

det er lige før man får den tanke at herre rasmus prehn kunne gøre sig bedre som stand up komiker

mulighederne for udbud mulighederne for effektivisering af jernbanen

grobund i produktivitetskommissionen det har grobund i det miljøøkonomiske råd altså de fora som også den nuværende regering har nedsat

er ude på at finde hår i suppen her selvfølgelig skal det hele ikke kastes op i luften på en gang det skal jo ske på en velordnet måde hvor man tager bestik af de erfaringer der er både fra midt og vestjylland men også

men men jeg hører virkelig nogle ord liberalistisk dræsinebande

ord synes jeg ikke man skal bruge jeg tror danskerne er interesseret i at få bedre og billigere tog de er ikke interesseret i ideologi som herre

står og docerer de er interesseret i at vi finder nogle midler

kristian pihl lorentzen at at jeg slog en lidt munter tone an nu kender jeg herre kristian pihl lorentzen lidt som en munter søn fra als og jeg tænker at der

et vist rum til at man også kan være i det vittige hjørne det plejer venstres ordfører selv

og ja det her er et meget alvorligt emne

jeg godt man kan selv om der er en vis ironisk distance til tingene jeg synes netop jeg prøver

betonideologisk jeg prøver som socialdemokratisk ordfører at sige

man godt kan have et udbud at man godt kan have en vis form for konkurrence

bare være sikre på at der er et reelt marked og at der er

har en situation hvor det er udenlandske stater der byder ind og så bygger et nyt monopol op det er den ene ting den anden ting er

ting der ikke er belyst alt det med dsbs materiel billetsystemet køreplanlægning mange af de ting som dsb også løser hvem skal stå med det ansvar vi ved jo at da arriva skulle tage over i vestjylland

hjælp fra dsb til at lave køreplanlægningen så vi er nødt til at vide noget mere om det her før vi bare kaster os ud

når man begynder

de tjenestemænd der er i dsb nu får deres løn og deres pension

får en god løn jævnfør overenskomsten de er udmærket tilfredse med deres

det er naturligvis en given ting uanset hvad vi gør

billetsystemer og stationer og så videre

det er jo vores pligt at stille nogle krav på vegne af togpassagererne

hænge sammen og at man ikke kaster det hele op i luften men at det et sammenhængende system derfor må jeg spørge herre rasmus prehn igen mener regeringen for alvor at man for enhver

klar til at invitere os til forhandling og granske vores

politisk aftale med pejlemærker for fremtidens jernbane og en bedre og billigere

jeg er kun socialdemokratisk ordfører

det vi er optaget af jo

eller fastholde som ordføreren siger et dsb monopol

optaget af er at sikre danskerne bedre tog og der er rigtig meget der tyder på at det at have et stærkt dsb er en vigtig ingrediens for at sikre det men en ekstra ingrediens kan så også være at der

nogle ting og vi har passagerer der er glade der er så også nogle erfaringer vi skal lære af til næste gang

højde for nogle af de ting vi blandt andet har lært

vi siger lad os lige få det her tænkt igennem og så vil vi gerne i fællesskab prøve at lave noget her vi har folketing en bred

for at samarbejde i trafikspørgsmål jeg vi skal fortsætte med og der kan vi også have den muntre tone

tidligere trafikordfører havde ret da han sagde at næstefter kønsdriften

er der ikke noget der som jernbanedriften kan sætte sindene i bevægelse jeg har samtidig googlet dræsinebanden og har fundet ud af at det er et skikkeligt folkemusikorkester fra nitten otte og firs og derfor vil jeg ikke påtale sammenligningen med dræsinebanden

tak til socialdemokraternes ordfører så giver jeg ordet til dansk folkepartis ordfører herre kim christiansen

men ellers kan jeg da belære den socialdemokratiske ordfører om at en dræsine

sådan et menneskefremført køretøj

så var vi ikke afhængige af nedbrudte lokomotiver og signalsystemer som har været en plage på det seneste

hjælper vi altid gerne hvor vi kan

vi har lige i en forligskreds som dansk folkeparti også

afsat otte og tyve milliard kroner til fremtidens togdrift og når man afsætter så mange milliarder til at forbedre togdriften

skal foregå i fremtiden er det dsb der skal løse hele opgaven

man fra regeringens side vil belønne dsb for at have kørt kystbanen så dårligt så nu vil man

man bare lade dsb fortsætte med at drive den dårligt

piller lidt ved med det her beslutningsforslag vi siger kan vi ikke gå ind og kigge på en samlet strategi

så der er

svendborgbanen til vejle og bruge det som en glimrende lokalbane frem for at man som nu lægger op til at der skal nedlægges en fem seks stationer på fyn så er man også sikker på at så kan man få aflivet nogle små bysamfund og så kan man i hvert fald sikre at der ikke kommer passagerer ind i togene

forudsætning for og det er jo en af regeringens ambitioner at

derfor er vi kommet med det her forslag og er medforslagsstillere

med de øvrige borgerlige partier det er simpelt

afsætter halvtreds milliard vi ikke få en fornuftig togdrift hvis vi har nogle operatører der ikke kan løfte opgaven derfor er det her værd at gøre sig nogle tanker om så vi bakker naturligvis op om vores eget forslag men

afvisning der umiddelbart var fra den socialdemokratiske ordfører lad os nu se samlet på det her

er tradition for brede forlig ja det er der og det kunne

at afvikle dsb og sende jernbanen i udbud ifølge forslaget

det skabe bedre og billigere togdrift

ikke nogen grund til at de fire partier ikke gjorde det dengang de havde magten i ti år desværre er virkeligheden bare lidt mere kompliceret end den bliver fremlagt i

som et marked og derfor er jeg også meget skeptisk over for de positive effekter som mange økonomer kommer frem til i de analyser de laver for det første

findes der mig bekendt kun statslige selskaber

her markedsliberale drøm om at man kan have en masse effektive private selskaber som vil levere en bedre service til en bedre pris

arriva som mange danskere tror er et privat firma er i bund og grund ejet af den tyske stat og styret fra berlin og sådan er det hele vejen rundt for det andet er der ikke fri og lige adgang til markedet det er ikke sådan at en rigmand i morgen kan investere

millioner eller milliarder og så begynde at køre tog i danmark da arriva overtog i midt og vestjylland

tog det altså også mange år at køre ind metroens tog virkede ikke fra starten

at komme ind på markedet i sagens natur er det jo også sådan at

skinnesæt når jeg går ned og køber mælk

kan jeg vælge mellem mange forskellige supermarkeder men når jeg går ned på togstationen og skal nå til københavn til klokken ni

tyske arriva vil give et rigtig godt

arriva vil selvfølgelig rigtig gerne have dsb fjernet fra landkortet men når vi så næste gang skal lave et udbud og der måske kun er arriva og den tyske stat tilbage

tvivle på for det tredje står dsb for en lang række samlede og omkostningstunge opgaver

til de mange tjenestemænd der har været i dsb gennem årene og som stadig er

ikke den tyske stat vil overtage via arriva

det samme gælder indkøb af tog billetsystem stationer og planlægning det tvivler jeg også på den tyske stat vil

påtage sig nede i berlin

påtager de sig netop ikke alle de opgaver for det fjerde står

billigere togdrift med eltog og derfor skal de indkøb sættes i gang hurtigst muligt også i den situation mener vi at det vil være bedre med et samlet selskab end at skabe et selskab i opløsning som er det jeg mener de borgerlige partier og dansk folkeparti foreslår her

det er fryd og gammen i dsb for det er det slet ikke

et uføre den sidste minister under vk regeringen herre hans christian schmidt fik dog sat gang i en ny udvikling hvor dsb fik ny ledelse og de har skabt bedre økonomiske resultater togene kører i højere grad til tiden til tiden økonomien er blevet vendt så gælden afdrages og dsb giver overskud det skal fortsættes

i den forbindelse vil vi fra radikal side ikke afvise flere udbud på dele af jernbanen for at holde presset på dsb og for at sørge for at dsb bliver sammenlignet med andre operatører men vi ønsker at

har sit eget selskab og ikke at afvikle det som det her forslag vil og derfor kan vi ikke støtte

forholdsvis blide afvisning men det ville også undre mig meget hvis det var en hård

de radikale har jo undertiden slået sig op som et forholdsvis liberalt parti

hvis vi går nogle år tilbage var det radikale venstre faktisk med i en forligskreds med venstre de konservative og dansk folkeparti om

udbyde dansk togdrift vi kom ikke helt i mål med det men vi fik startet på det og så har der været en stor trafikkontrakt som jo nu udløber med udgangen af to

det er rettidig omhu at vi nu tager det næste skridt

afvikle dsb for det skal ske på en ordentlig og velordnet måde over ti år

de kan fortsætte med at effektivisere og blive et stærkt selskab der kan vinde fremtidens konkurrence derfor undrer

og jeg vil spørge om det er sådan at de radikale

at tro på konkurrence og og markedsmekanismer og så er gået over i sådan

socialistisk og cementerende verden

er i en tilstand hvor de for alvor kan konkurrere fordi man lod dem opbygge en kæmpegæld de sidder med ic4 skandalen de sidder også med nogle

mener jeg at vi skal gøre dsb klar til den konkurrence og det

ligger her er jo ikke at sende nogle dele i udbud nej det er at sende det hele i udbud

skade for dsb og faktisk for konkurrencen for det mener jeg vil lede hen til at vi kun sidder tilbage med det tyske statsselskab

og så mener jeg ikke at vi får bedre priser

det er jo rigtigt nok at over tid

bliver konkurrenceudsat men ikke på kort sigt altså det er jo netop en velordnet og stille og rolig plan vi gerne vil lave sammen med regeringen

der kommer vished ikke kun for dsb

for en plan vi kører efter alt det her hænger jo

derfor vil jeg spørge om ikke ordføreren tror at hans partiformand

bliver skuffet når nu hun hører at partiets trafikordfører egentlig står og fornægter de anbefalinger der klart er i produktivitetskommissionen jeg

men der er en klar anbefaling fra produktivitetskommissionen

griber til udbud som et middel til at få en bedre og billigere

kun skal investere i københavn og trekantområdet

det der er problemet med produktivitetskommissionens antagelser mener jeg er at man mener

for i mit indlæg men som sagt vil vi gerne sende noget mere i udbud for at holde presset på dsb men vi vil ikke sende det hele i udbud jeg tror i øvrigt også at de tog dsb skal ud at købe

og billigere togdrift i danmark

glæder vi os over at de kommende år betyder nye projekter med jernbanestrækninger elektrificering og udskiftning af signalsystemerne dsb er hovedhjørnestenen i i landets togdrift

at fokusere på målet frem for midlerne men dsb

de mange ansatte har brug for sikkerhed for selskabets fremtid

mål i sig selv at mest muligt skal være på statslige hænder men omvendt er det altså heller ikke et mål i sig selv at privatisere eller sætte alt i udbud dsb har brug for ro og afklarede forhold og sf støtter dsbs ambition om at være blandt den bedste fjerdedel af europas togselskaber

det om at gå en pragmatisk vej og se på hvilke løsninger der virker godt

det handler om togdrift har vi altså brug for sammenhæng og det er noget som dsb kan tilbyde målet er kollektiv trafik af høj kvalitet hvor togene meget sjældent bliver aflyst og hvor de kommer til tiden målet er kortere rejsetider og en høj komfort som tiltrækker flere passagerer og som skaber mobilitet

vi tror på at vi bedst når de mål ved at styrke dsb og ikke ved at plukke selskabet op i mindre bidder og vi venter faktisk spændt

med det her beslutningsforslag

vil de borgerlige partier sætte togdriften i udbud

vi får en bedre kollektiv trafik ved at hugge tingene op i mindre dele en af erfaringerne

da et eksempel som man kan blive skræmt af opsplitningen af togdriften i flere pakker er ikke svaret hvis målet er sammenhæng og høj kvalitet for passagererne

den kollektive trafik opnås ikke med trusler om udbud og privatiseringer men ved at foretage de massive investeringer i jernbanen som netop realiseres i de kommende år og ved at stille fair krav til dsb så virksomhedens drift kan løftes

kravene til dsb skal ses godt igennem i den nye kontrakt som skal forhandles og vi forventer faktisk at dsb kan levere varen

at fokusere på at få dsb til at fungere optimalt

sf synes det er ærgerligt at venstre og konservative og liberal alliance ikke ønsker at være med til at gennemføre det historiske løft af togdriften

de nye investeringer i hurtigere og bedre tog vil blive den største forbedring for de danske togpassagerer siden åbningen af storebæltsbroen i nitten syv og halvfems og det vil også komme dsb til gavn og

som jeg har forstået det støtter de borgerlige partier timeplanen men kan ikke finde ud af hvor pengene skal komme fra

ikke særlig smart så hvis venstre og de konservative og liberal alliance virkelig ønsker at gøre noget for at forbedre togdriften i danmark

være med til at gennemføre det historiske løft af den kollektive trafik som vi andre står bag i stedet for må vi så i dag nøjes med synes jeg nogle noget forblommede ord om

vis ideologisk afvisning fra sfs side

herre karsten hønge om at dsb

at dsbs monopol overhovedet ikke skal

vil cementere at vi har dsb som står

tredive vores fokus

er på at få dsb til at fungere bedst muligt vi tror på at det er gennem at have sammenhæng i

de forskellige strækninger og mellem tog og bus at man har chance for

løfte den kollektive trafik så den kan friste flere mennesker til at tage den

at bruge privatbiler vi tror også på

til at give både kvalitet og komfort for passagererne så vores fokus er

løfte opgaven og ikke på at få plukket selskabet op

enige om at vi gerne vil have flere passagerer ind i togene fremover

det kræver flere tog osv mere kapacitet fordi vi allerede har mange der står som sild i en tønde

elektrificering af banen som vi er helt enige i

vi er sådan lidt i tvivl om hvor pengene egentlig kommer

nye ledelse har iværksat en effektivisering af virksomheden modernisering af virksomheden jeg tror også

at dsbs medarbejdere yder en stor indsats i det daglige for at få det til at hænge sammen alligevel tror vi på at vi kan opnå nogle gevinster for samfundet og passagererne

på en velordnet måde ikke det hele på en gang

de mange erfaringer som er gjort med hensyn til at konkurrence er et middel til

bruge konkurrenceudsættelse hvis det sker ordnet og hvis det sker netop fordi det er

forslag der ligger her ganske vist

over tid men alligevel uændret

alt for stor risiko for at man ender i en

sagt flere gange under ordnede vilkår hen over de næste ti år men hvad er kaos værd

de ordnede forhold skal være der men målet er som vi kan se det kaotiske forhold

godt være at det foregår velordnet frem mod kaos men det er alligevel en dårlig idé

det ordføreren for enhedslisten herre henning henning hyllested

bud på hvad der venter

højrefløjen kommer til magten hvad de jo har en forventning om at gøre efter næste valg det betyder udbud i mindre pakker pakker strækkende sig over ti år og det betyder

som vi kan se det en opsplittet og ukoordineret togtrafik og det er faktisk efter engelsk forbillede og det kan jo godt undre

tidligere trafikminister hans christian schmidt i oktober to tusind og ti svarede på spørgsmål to og halvfjerds at

erfaringerne med selve togdriften togkørslen var mere blandede

der var en uklar ansvarsfordeling så kunne man også konstatere der var en vækst i persontransporten med tog

men man gjorde ikke opmærksom på at væksten jo stort set

ligesom vi kender det fra vores egen hovedstad med forøget behov for pendling også på grund af den betalingsring man har indført i london som jo også gav et øget pres på den kollektive trafik herunder

arbejdsmarkedsforhold gjorde at nogle skulle til at leve af flere jobs og derfor fik et øget transportbehov

er en opsplitning i mindre pakker og det er i virkeligheden den værst tænkelige løsning man kan forestille sig hvis man absolut foretrækker

egentlig meget fornuftig udmelding dsb kom med for nylig

deltage i konkurrencen fordi man som man henviser til

i virkeligheden mangler ekspertise man har ikke opbygget den ekspertise som andre store statslige jernbaneselskaber

en hær af jurister og økonomer

jo en kendsgerning at dsb har en rigtig dårlig økonomi og statsrevisorerne har jo lige for nylig været ude

at de ikke handlede over for de økonomiske problemer som dsb står med med det resultat at man udviklede en gæld på seksten milliard kroner det er jo klart en møllesten om halsen på dsb

ikke tale om at dsb er stillet fair hvis det endelig var sådan at man skulle ud i en konkurrence

indskrænker man jo alt andet lige dsbs

forretningsområde og så tænker jeg vil man så også udbyde en del af dsbs gæld i den forbindelse eller

dsbs økonomi og de er jo i høj grad politisk

derfor forstår jeg udmærket godt at dsb melder ud på den her måde og jeg synes også det er rigtigt at peter schütze stiller spørgsmålet staten må jo simpelt hen finde ud af hvad det er man vil med dsb forslaget her

betyder en opsplitning og en manglende koordination

det vil gå ligesom i england og erfaringerne fra england er jo ikke entydigt bare gode

man jo i virkeligheden et langt stykke ad vejen når man giver så vigtig en ting som togtrafikken fra sig

nummer tre hundrede og otte fra den syttende maj to tusind og tretten hvor vi

hvordan det ser ud med passagerfinansieringsgraden i den kollektive trafik fra to tusind og fem til to tusind og elleve og

operatører har vi med her dsb fjern og regionaltog kystbane og s tog og metro og privatbaner og de har søreme alle sammen svaret men sandelig ikke arriva arriva indgår ikke i tabellen da disse oplysninger betragtes som forretningshemmeligheder det er lige nøjagtig det vi kommer ud for vi får ikke længere den indsigt i togtrafikken som vi skal have og det mener vi der skal være for

er en vigtig ting at vi har kontrol

togtrafikken er uhyre vigtig for hele mobiliteten

en vigtig del af infrastrukturen

er over for togtrafikken vi kan stille politiske ønsker og så skal vi også

svar på vores spørgsmål men det kan vi ikke når det bliver private firmaer og det er en af vores helt store anker over for det her vi ved også at skal der ændres i kontrakterne så kommer vi ud for langvarige juridiske slagsmål og det er derfor man skal bruge så mange jurister og økonomer for overhovedet at

for at bruge dem på togdrift så der er mange gode grunde til

enhedslisten ikke støtter det her beslutningsforslag konkurrence fører i øvrigt til konkurrence på løn og arbejdsvilkår og så kan det godt være man laver en hel masse skrabud for det gode personale

har i dsb det er fuldstændig rigtigt men det bliver deres løn og arbejdsforhold man i sidste ende kommer til at konkurrere på

henning hyllested peger på dårlige erfaringer i england

er rigtigt at der var nogle dårlige erfaringer da man startede med at udbyde og privatisere

er tale om her er jo at staten skal beholde skinnerne

der nævnes det der med demokratisk kontrol og indsigt eller mangel på samme

mener herre henning hyllested ikke at det da bare er

til trafikstyrelsen som jo er dem der udbyder det her på statens vegne er det ikke noget vi politisk kan bestemme og så stille krav om sammen med en række andre krav som dem der vil byde

afklare for os jeg tror det bliver sådan at det er

private firmaer man vil have til at køre og der vil være nogle forretningshemmeligheder som de vil holde kraftigt på og de vil

selvfølgelig også slås for at det ikke bliver en del af kontrakten at de skal give de her oplysninger det er jo lidt specielt at vi ikke kan få oplysninger fra arriva som vi kan få fra alle andre arriva kan kigge nogen over skuldrene vi kan ikke kigge arriva over skulderen jeg vil

england at det ikke så meget det oprindelige udbud jo det er det også

store problemer og det er det jeg siger det er et meget mere nuanceret billede end det som forslagsstillerne har prøvet

det er helt klart at den rapport jo klart påpeger at

er store problemer med selve togdriften i england

procent mindre effektivitet sammenlignet

europæiske togselskaber og at

i øvrigt modtager mange klager over dårlig koordinering

så ved jeg ikke hvor herre henning hyllested har det der udtryk om en hær af jurister og økonomer

kræver en hær af jurister og økonomer at der skal bydes på

enhedslisten at dsbs materielle situation er gunstig

plan for det rullende materiel

indebære nogle fordele for dsb hvis man blev aflastet materielmæssigt på visse strækninger ved at der kom nogle konkurrerende

at komme ud af den suppedas man er havnet i også

hvis man indskrænker forretningsområdet

den erfaring man har gjort rundtomkring i kommunerne med hele det der udbudsregime man har sat i gang det er jo en kendsgerning at der er blevet ansat flere djøfere i stedet for varme hænder fordi man absolut skal udbyde plejehjem daginstitutioner og det hele så det er jo også en kendsgerning der går igen det er jo altså også noget peter schütze henviser til i i sine udtalelser

så er det ordføreren for liberal alliance herre villum christensen

som opkræves i skat eller på anden måde kradses ind hos borgerne

noget sagsområde overhovedet som har større potentiale end udbud af togdriften analyser fra nær og fjern siger det samme og erfaringerne fra vores nabolande siger det samme

togdriften billigere og det giver mere tilfredse

altså hopper ud af bilen og ind i toget et mål som må

ren julemusik i sr regeringens ører for hvordan skal vi dog kunne nå en fordobling af passagertallet i

tredive hvis brugerne er utilfredse med pris og kvalitet jeg spørger bare men nej man fastholder desværre i realiteten et monopol som i øvrigt puster sig op lige her før kontraktforhandlingerne og siger

ydelser ja man ved næsten ikke om man skal le eller græde kan de tillade sig at sige vi har ikke kompetencerne til at drive forretningen på kommercielle vilkår

som skal redegøre for hvad man vil med dsb det var præcis hvad vi oplevede for nogle få dage siden tænk hvis andre virksomheder sagde vi vil ikke konkurrere med andre nej vi vil hellere have en ti årig kontrakt eller en ti årig aftale med ministeren eller vores ejere og så ellers få lov til at være i fred

som i kan se kære politikere er vi jo i gang med at forbedre virksomheden var det der blev sagt til jyllands posten til det kan man sige ja det går bedre men fra hvilket udgangspunkt sandheden er jo at selskabet står på fallittens rand med en enorm gæld oppustede værdier og et utal

som formentlig aldrig kommer ud at køre

køre og fordi de kræver konstant konstant værkstedsservice man skal ikke trykke mange gange på lommeregneren

man vil se at situationen ikke er langtidsholdbar uden at staten pumper et tocifret milliardbeløb i selskabet enten direkte eller indirekte kunstigt åndedræt skal der i hvert fald til jeg ved ikke hvordan man med en gæld på over ti milliard

de mange nye tog der vil være brug for fremover det kræver vist meget lukrative kontrakter for at man kan rejse den kapital jeg forstår heller ikke hvorfor ic4 togenes rette værdi ikke skal indgå i regnskaberne

ikke på materiellet før det idriftsættes hvilket på dansk betyder

høre i nogle tv reklamer men jeg synes bestemt ikke det er en reklame at man på denne finurlige måde får dsb til

se mere adræt ud end tilfældet er nogle kan sikkert huske at nordisk fjer også ændrede regnskabsprincipper helt grundlæggende kan vi jo ikke vide om en kontrakt er dyr eller billig før vi har undersøgt hvad ydelsen koster ude på markedet

regeringen skal tage fat om ikke på en gang og ikke her og nu

næste jernbanedirektiv rulles ud vi kan og skal ikke blive ved med at gemme os bag et monopol som konstant skal have milliardindsprøjtninger fra statskassen når vi kan se at vores nabolande kan løse de her opgaver helt uden tilskud

som som dsb står med

for dsb og for jernbanetrafikken i det hele taget

på direktionsgangen i i dsb af transportministeriet at tumle rundt ligesom det passede en

det behøvede man sådan set ikke at være ret meget togkyndig for at finde ud af

men på grund af de ekstraordinære udbytter

til skattelettelser og hvad man ellers brugte dem til af alt muligt halløj blev dsb til en rigtig dårlig forretning med en stigende gæld som i dag er

og som hænger som en møllesten om dsbs hals og derfor

en fair konkurrence når man i dag vil

dsb overhovedet har man skal jo anskaffe en masse nye tog

har råd til de her tog men så lad dog andre komme på banen og vise hvad de

anerkender man slet ikke at der i dsb i dag udfoldes rigtig store bestræbelser på at få økonomien på plads

det er man jo trods alt nødt til at have inden man overhovedet

er stillet lige i i konkurrencen

minder jo mest af alt om sådan en slags hvad skal vi kalde

render rundt og plukker om jeg så må sige folk der

i denne verden kommer udefra og lander på

rigtig vigtigt at vi er realistiske om det der kan lade sig gøre og som jeg sagde jeg anerkendte jo at dsb har gjort det bedre det sagde

på rette vej men det er er i den grad

siger det siger jeg det ud fra den vurdering vi kan se i de lande

det her beslutningsforslag vi kan ikke kigge nogen steder hen

det ser mere attraktivt ud hvis man udbyder

ikke lade sig gøre vi kan ikke finde en eneste faglig rapport som ikke er fuldstændig straight

synspunkt om at det her kun

områder hvor man kan finde allerallerflest besparelseskroner uden at det går ud over servicen

om mere konkurrence på jernbanen handler

det er bevist at konkurrence er et godt middel til at sikre større tilfredshed blandt passagererne og til at spare skatteyderne for penge jernbanen får et årligt tilskud fra skatteyderne på fem milliard

krav til passagerrettigheder når man ikke lever op til den lovede service et andet centralt punkt i forhandlingerne som forhåbentlig snart går i gang

med pålideligt togmateriel i de kommende år hvor der for alvor skal eldrevne tog på banen hvis ikke togoperatørerne råder

det selvfølgelig påvirke den daglige togdrift særdeles negativt som vi ser det i øjeblikket på grund af ic4

i myldretiden specielt i lyset af den glædelige situation at det strømmer til med passagerer på togdriften

jo lidt et paradoks at selv om der egentlig er visse problemer med jernbanen for at sige det diplomatisk så strømmer passagererne jo til det er sådan set positivt og det er

skal den her brede politiske aftale hvis det står til venstre indeholde en samlet plan for udbud af togdriften i passende pakker vi

hele op i luften på en gang vi skal ikke udbyde alle strækninger på en gang det skal være velordnet gennemtænkt over de næste ti måske tolv år det giver mulighed for at dsb fortsat har en kerneforretning i de kommende år og det giver mulighed for at dsb kan fortsætte den helt nødvendige effektivisering af virksomheden som den nye dsb ledelse har sat i gang og som vi bakker

venstres side i øvrigt vil jeg her gerne kippe med flaget for de mange ansatte i dsb der jo hver dag kæmper med at få tingene til at hænge sammen på trods af de problemer der er ikke mindst

det så noget med konkurrence på banen er det noget bragesnak har vi noget at have del i

allerhøjeste grad regeringens egen produktivitetskommission anbefaler konkurrence det miljøøkonomiske råd anbefaler konkurrence på banen rigsrevisionen har

hvor der i første omgang blev sparet tre hundrede million

samtidig med at passagererne er mere tilfredse samtidig har operatøren i midt og vestjylland arriva jo investeret over syv hundrede og tres million kroner i nyt materiel det har vi fået med i købet og disse særdeles gode resultater skal vi selvfølgelig have bredt ud til andre dele af landet så er der erfaringer fra andre europæiske lande som sverige holland og tyskland der viser at der kan spares mellem tyve og tredive procent på driften ved udbud derfor tør jeg rolig slå fast at mere konkurrence og udbud på en velordnet

og det er det der er målet lad os nu starte forhandlingerne om at få en sammenhængende ti årsplan for udbud så passagererne og samfundet høster gevinsten og så dsb

og andre operatører får klare rammer for deres virksomhed nogle klare pejlemærker det tror jeg passagererne sukker efter det tror jeg også de mange ansatte hos dsb

selv om der nu har været nogle enkelte knubbede ord om

der jo også lidt venlige ord indimellem

i hvert fald valgt at opfatte det derfor vil jeg på vegne af forslagsstillerne som altså er halvdelen af folketingets partier udtrykke et håb om at regeringen snarest vil indkalde til forhandlinger

indgå en bred politisk aftale om fremtidens jernbane herunder at vi gennem en sund og fair konkurrence på den kloge og velgennemtænkte måde

sikrer grundlaget for bedre og billigere togdrift lad os bane vejen for en effektiv og moderne togdrift

for ordførernes kommentarer til det her beslutningsforslag vi mener

det er veldokumenteret og jeg fornemmer også at selv modstanderne af det

det jeg spurgte om i min ordførertale hvad mener forslagsstillerne hvad mener herre kristian pihl

eller med dsbs økonomi med den kæmpegæld hvis man gennem udbud indskrænker dsbs forretningsområde og dermed

også nævne rejsekortet som arriva

ikke har bidraget til overhovedet men som i høj grad har været båret af dsb og dsbs økonomi

dels at få lavet en samlet materielstrategi

trinvis afvikling af ic4

varmt støttede købet af ic4 det var en politisk aftale fra nitten

som rød blok indgik dengang nu synes vi ikke vi skal dvæle ved fortiden for vi har også haft regeringsmagten en del år i mellemtiden og derfor er vi villige til at tage et fælles politisk ansvar for at få ryddet op

det er da klart at meget af det økonomiske morads som dsb har været ude i

ic4 tænk på alle de forstyrrelser der har været af driften tænk på alle de penge der er blevet brugt på

og ic2 fra ansaldobreda det er over seks

så derfor er

i venstre og jeg håber også at enhedslisten vil være med

enhedslisten havde jo et hovedansvar for anskaffelsen af ic4

at der skulle anskaffes eltog men det var en beslutning et andet sted at det skulle der ikke og da der skulle nye tog til

vi os til det ic4 skandalen har udviklet sig under den gamle regering det er den gamle regering herre kristian pihl lorentzens regering som ikke har grebet ind over for det der foregik og det kunne der have været grebet ind over for men jeg bliver selvfølgelig

kunne det blive en lang debat i dag men rolig det skal nok blive lagt frem og så får vi debatten her

kan jeg så konstatere at den nye ledelse i dsb

i gang med at effektivisere virksomheden det betyder at vi kan komme i gang med en afvikling af dsbs gæld

også gode forslag til hvordan vi håndterer stationsbygningsmassen fremover og det kan også være et element i at få moderniseret jernbanen samtidig med at vi afvikler noget dsb gæld så det har vi også nogle bud på og dem glæder vi

øvrigt må vi jo sige at ja den tidligere dsb ledelse fik måske lidt for lang snor men jeg er rigtig stolt over

med et håndkantslag fik stoppet det uvæsen

køre millioner af kroner op i sverige hver eneste uge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

jeg vil gerne indlede med at understrege at regeringen deler den overordnede målsætning i enhedslistens forslag til folketingsbeslutning nemlig at befolkningen i vestsahara skal have lov til selv at bestemme deres fremtidige tilhørsforhold det er et grundlæggende princip skiftende danske regeringer har derfor støttet det internationale samfunds bestræbelser på at nå frem til en løsning på konflikten konkret bakker regeringen op om de betydelige bestræbelser som fn gennem tiden har udfoldet og stadig udfolder kun en løsning

derfor kan vi ikke støtte enhedslistens forslag til folketingsbeslutning om at regeringen skal anerkende den

vi kan følgelig heller ikke arbejde for anerkendelse i eu regi det vil gå imod vores hidtidige politik

denne opfordring vestsahara er et omstridt territorium det har i fn status af såkaldt ikkeselvstyrende område marokko har de facto administrationsmyndigheden der har siden nitten en og halvfems ikke været væbnet konflikt i området takket være den våbenhvile som fn fik forhandlet på plads området grænser op til sahel hvor udviklingen længe har givet anledning til alvorlige sikkerhedsmæssige bekymringer i relation til terror organiseret kriminalitet og migration det har været med til at sætte fornyet fokus på behovet for fred og stabilitet i vestsahara på den ene side af konflikten står marokko der med meget bred støtte i sin befolkning gennem mere end halvtreds år

og altid har været en del af marokko på den anden side står den saharawiske frihedsbevægelse der går under navnet polisario med helhjertet støtte fra marokkos nabo algeriet insisterer polisario

foreslåede løsning altså en folkeafstemning med selvstændighed som option det fastholder polisario selv

at gennemføre i mange år der siden

står så det internationale samfund allerede i nitten fem og tres vedtog fns generalforsamling en resolution

om at spanien foretog sig og jeg citerer det nødvendige med henblik på afkolonisering spanien

ud på at organisere en folkeafstemning om områdets fremtidige status

og hvilke optioner der skal stemmes om

område der gennem mange århundreder har været beboet af forskellige nomadefolk de bevægede sig frit uden hensyn til formelle grænser i et område der er væsentlig større end det

bekendt sig til de marokkanske sultaner mens andre har kæmpet for selvstændighed fns mission i vestsahara minurso blev oprettet i nitten en og halvfems med henblik på at overvåge våbenhvilen og organisere en folkeafstemning til trods for fns ihærdige arbejde er det aldrig lykkedes polisario og marokko at blive enige om hvem der har ret til at stemme og hvad der skal stemmes om

med fns generalsekretærs særlige udsending som mægler disse forhandlinger pågår under den nuværende særlige udsending christopher ross han har indledt en ny aktiv tilgang med hyppige rundrejser og kontakt til konfliktens parter og

mellem de to parter i regi af fn som støttes af det internationale samfund med fns sikkerhedsråd i spidsen selv om disse forhandlinger går trægt

at de to parter har viljen til at mødes og han konstaterer at der fortsat forhandles jeg tilslutter mig som sagt det princip at befolkningen i vestsahara

og jeg beklager dybt den splittelse og lidelse som den langvarige konflikt har påført utallige familier i vestsahara og i flygtningelejrene i

langvarige og komplicerede konflikt at tage ensidig stilling til fordel for den ene af parterne således som enhedslistens

vil føre til pres på begge parter for at opnå en løsning på konflikten tværtimod frygter jeg at det vil føre til yderligere splittelse derfor har heller intet andet europæisk eller vestligt land

jeg tror at et stærkt og samlet internationalt samfund er helt afgørende for at undgå at forlænge konflikten længere

under polisarios kontrol anerkendes for tiden af omkring fem og fyrre lande

afrika og mellem og sydamerika ingen eu lande anerkender eller har planer om at

om at opfordre den svenske regering til at anerkende vestsahara som selvstændig stat ikke har fået den svenske regering

vietnam kenya peru og senest maritius frosset eller trukket deres anerkendelse tilbage med et ensidigt indspil som det der foreslås risikerer vi at skabe fornyet splittelse og dermed ultimativt at medvirke

vores bedste bud på at bidrage til en løsning er

ngoer og internationale organisationer med jævne mellemrum påpeger kritisable forhold på menneskerettighedsområdet i marokko og

som marokko har ansvaret for men det er også vigtigt at notere at marokko faktisk reagerer på internationalt pres og dialog landet har eksempelvis i dag tilsluttet sig alle væsentlige internationale konventioner på området senest har marokko tilsluttet sig den frivillige tillægsprotokol

opcat marokko har desuden i starten af marts to tusind og fjorten via fns menneskerettighedsråd sammen med

til både nationalt og internationalt at styrke konkret samarbejde

tusind og elleve er respekten for menneskerettigheder et knæsat princip og der er oprettet et nationalt råd menneskerettigheder med blandt andet to afdelinger i

er ikke ukendt for marokko denne holdning præger det partnerskabssamarbejde om

menneskerettigheder som vi har haft med landet siden to tusind og tre den kom ligeledes

vi i eus ministerråd stemte nej til eus nye fiskeriprotokol med marokko vi ønskede

for overholdelse af menneskerettighederne

for at fastholde den kritiske dialog om udvikling og reformer vedrørende menneskerettigheder

vores holdning til menneskerettigheder kommer også til udtryk i den løbende dialog med repræsentanter for den marokkanske regering og

hvor emnet altid er på dagsordenen sidste år i februar havde den daværende udenrigsminister lejlighed til at drøfte emnet med formanden for det marokkanske parlament der har længe været

om at få menneskerettigheder inkorporeret som en del

missionen minursos mandat regeringen støtter gerne forslaget såfremt der viser sig en mulighed for at få det vedtaget i

dette har desværre ikke hidtil

om at blokere for varer der hidrører fra vestsahara vil jeg igen erindre om områdets fn status som ikkeselvstyrende område for områder med denne status antages der at gælde visse krav til dokumentation vedrørende udnyttelse af naturressourcer som virksomhederne selvfølgelig bør respektere omvendt har det internationale samfund ikke fundet grundlag for at vedtage sanktioner mod handel med området

understrege at regeringen fortsat arbejder for at støtte fn og fns sikkerhedsråds bestræbelser på at opnå en fredeligt forhandlet løsning mellem marokko og polisario om

parterne i konflikten jeg skal derfor på regeringens vegne

herre christian juhl enhedslisten

ikke let at høre ministeren for han taler meget lavt

vil jeg sige at opridsningen af problemet synes jeg er meget ensidig fn står jo ikke efter min mening midtimellem de står selvfølgelig på de besattes side og på de udsattes side i sådan en kamp som den her ligesom de står på palæstinensernes side i konflikten mellem palæstina og israel

det er man nødt til for at finde en løsning

der står at danmark vil styrke indsatsen for international fred og sikkerhed i konfliktramte områder

hvordan tænker ministeren at det

for eksempel i vestsaharakonflikten om overhovedet og ville en anerkendelse af sadr

at arbejde for at minurso kan overvåge menneskerettighederne i det besatte vestsahara

skal finde en fredelig og holdbar løsning på vestsaharas problem

alle de tilstødende nationer i sahelområdet

lande der bidrager med humanitær bistand og med

siger at vi gerne vil have den form for

jo netop for at få en samlet løsning hvor alle de forskellige aktører der er

derfor er jeg sådan som udgangspunkt når der kører en fn proces ikke specielt stor tilhænger af forskellige unilaterale tiltag

interveneret unilateralt undervejs for netop at fremme processen det synes jeg da er en god og aktiv

udenrigspolitik som vi bør fortsætte med jeg forstår ikke tvivlen om hvem der skal

de oprindelige folk og hvilke optioner det er naturligvis selvstændighed

eller at være en del af marokko det er de tre spørgsmål som der fra

der findes i fn stemmelister altså en oversigt over dem der har ret til at stemme

man har jo gennemgået hver enkelt af de folk der bor der også i flygtningelejrene så det er ikke svært at gå til hvorfor ikke lægge det nødvendige pres på marokko som er

jeg taler højt nok nu jeg beklager meget hvis ikke man kunne høre den indledende tale den var så tilpas lang

men det der er kendetegnet ved vestsahara lige nu er jo at der faktisk pågår en konkret forhandling mens vi har den her debat i folketinget mellem parterne og der bliver lagt pres

det er vel at mærke en løsning der i fald det lykkes at skaffe den og det har man

opgivet endnu fra fns generalsekretærs side de siger at det går langsomt men det går dog og det går fremad

at vi så har alle med fra starten

nu er situationen jo den at marokko har holdt vestsahara besat i tredive år fn har besluttet at der skal afholdes en folkeafstemning

internationale organisationer som amnesty og human rights watch har sagt at menneskerettighedskrænkelserne

i vestsahara jeg havde selv fornøjelsen af at være i marokko og besøge det nyoprettede menneskerettighedscenter og jeg kan sige at min snak med chefen for det center

han overhovedet ikke var bekymret for at eksempelvis

bliver stillet for militærdomstole frem for civile domstole det så han ikke noget problem i i modsætning til amnesty og human rights watch det er jeg sikker på at kongen er glad for

til det men menneskerettighedssituationen

den svenske rigsdag vedtog at man ønskede en anerkendelse af vestsahara var det en forkert beslutning ifølge ministeren

jeg synes det er befolkningen selv der skal have lov at træffe den her afgørelse jeg er også enig i at vi skal gøre hvad vi kan for at sikre menneskerettighederne i området både før og efter en sådan folkeafstemning kan finde sted men det som er spørgsmålet vi diskuterer i dag er hvorvidt danmark gavner den samme befolknings sag ved

og det er jeg ikke overbevist om at vi gør

vestsahara lægger man pres på marokko for at implementere fns beslutninger det var det man ønskede fra den svenske

det er det vi foreslår i folketinget her i dag det er det regeringen ifølge ministeren afviser når ministeren afviser det hvad er det så ministeren mener danmark bør gøre for at lægge pres

nu har vi haft tredive års besættelse skal der gå tredive år til og så håber vi at kongen kommer til fornuft eller skal danmark overhovedet ikke foretage sig noget det ville jeg da foreslå var en god idé

utålmodighed jeg synes også der er gået meget lang tid og at det har kostet befolkningen i vestsahara meget dyrt så jeg deler frustrationerne

personligt og også på regeringens vegne dyb tilhænger af det multilaterale samfund og en international verdensorden og retsstat som fungerer på den måde at når man har

og komme med hundrede forskellige meldinger og forslag og

så må sige ind i forhandlingsprocessen det mener jeg gælder danmark

set også gælder usa og alle mulige andre det er ikke betimeligt når man har en forhandling i fn og jeg havde egentlig den opfattelse at også enhedslisten er stærk tilhænger af fn og de processer de kører

der har ønsket korte bemærkninger

så er det ordføreren for venstre

flere ting at sige om den her sag men jeg bliver simpelt hen nødt til at sige at ministeren har sagt det meget grundigt og nu siger man altid at jeg aldrig roser udenrigsministeren det synes jeg egentlig er uretfærdigt jeg synes for eksempel ofte at han går pænt klædt

ikke giver mig anledning til andet end at sige følgende og jeg vil godt bede om opmærksomhed om

venstre er enig i alt hvad udenrigsministeren har sagt og har derfor ikke yderligere at tilføje

kommende regeringsparti vi er bare enige med regeringen

i mange mange år mere end fem og tredive år har bedt internationale samfund om hjælp og det går meget trægt

mulighed at en nuværende eller en kommende regering hjælper fn på vej styrker fn til at kunne løse den opgave i stedet for bare at nikke hver gang fn siger vi prøver og

og har respekt for vælgernes afgørelse når den dag måtte komme men indtil da fører vi politik så godt som vi kan og vores tilgang i den her sag

den kører og den går langsomt det er der desværre mange processer der gør

der bryder menneskerettighederne gennemfører

fængsler sine politiske modstandere i stedet i stedet for måske

presse lidt på for at få dem til at forstå at de skal være med på en løsning mener herre søren pind at det er ok at de unge saharawier i flygtningelejrene

bare skal finde sig i at være tålmodige de gamle saharawier har sagt ok vi tager fredens vej men hvis fredens vej ikke giver dem en løsning

vi have en løsning det er jo den risiko der ligger

er på den måde som udenrigsministeren udtrykte og derfor kan man ikke efter min opfattelse følge en anden proces end den her det er en vanskelig sag som nu ligger i fn og det plejer man jo ellers nok fra enhedslistens

med herre søren pind i at vi skal kritisere ruslands besættelse af krim det

besættelse fra marokkansk side af vestsahara en besættelse som fn har udtalt sig meget klart om man har sagt at der skal være en folkeafstemning så saharawierne kan bestemme om de vil have selvstændighed man har vedtaget et fn mandat

marokko har nægtet at følge det skal det ikke have en konsekvens konsekvens at der er en klar fn beslutning som marokko nægter

dansk enegang her og det har vi ikke fordi vi ikke tror

stå sammen i det internationale samfund for at få den her sag løst og den måde man har valgt er præcis nedsættelse

beskriver og som har fået til opgave at overvåge våbenhvilen

år støttet de bestræbelser og vi støtter også at fn missionens mandat bliver udvidet til at omfatte overvågning af menneskerettigheder problemet er jo bare

bliver det til dansk enegang og det tror vi

i dag er det samme som den svenske rigsdag har vedtaget det vil sige at hvis

står danmark i hvert fald skulder ved skulder med svenskerne og svenskernes begrundelse for at gøre det var at marokko bliver nødt til at rykke sig at marokko bliver nødt til at følge fns mandat

bliver nødt til at tillade at der kommer

den situation at marokko slipper af sted med

fn mandatet kan venstre virkelig støtte det ønsker venstre at vi skal lade være at følge svenskerne

krav om at fns beslutninger skal implementeres af

der har truffet den beslutning det er en svensk rigsdag

det er blevet lidt moderne at regeringer ikke altid følger

og hvis det skulle virke som herre nikolaj villumsen skitserer hvorfor

svenskerne har gjort det det har det jo åbenlyst

det som udenrigsministeren sagde og så kan jeg jo for en gangs skyld også fuldt og helt tilslutte mig det som herre

sympati med med folk der bor i det område som vi kalder vestsahara

ikke sådan at der ikke er et ønske om at den her meget langvarige konflikt finder en eller anden form for løsning

meget svært se hvad den løsning nøjagtig bliver men jeg tror man skal lægge mærke til det som udenrigsministeren sagde og jeg tror også man skal overveje om

klogt hvis danmark fulgte den her

fra enhedslisten det tror jeg ikke det er og derfor kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke støtte det

nu har vi en situation hvor socialdemokraterne så afviser at gøre det samme som man

jeg synes det er trist at man gør det jeg har selv oplevet at

samlet svensk delegation der i europarådet sørgede for at vi i vores samarbejde med marokko

marokko overholdt fns vedtagelse så jeg synes det har en konsekvens at vedtage enhedslistens forslag i dag når socialdemokraterne nu ikke vil støtte det hvad vil socialdemokraterne så gøre for at sikre at marokko overholder fns beslutninger at der kommer en situation hvor befolkningen i vestsahara kan få lov til at stemme

er nemlig at man forfølger det fn spor der er lagt ud ja

og det er ikke sikkert at det er noget der bliver løst lige med det samme men jeg tror helt oprigtigt ikke at der er andre muligheder jeg tror ikke det vil løse noget i den her konflikt

tværtimod så der er kun én mulighed for mig at se det er at følge det arbejde som fn har gang i

en og halvfems det har socialdemokraterne

bare konkludere at marokko ikke følger fn mandatet marokko respekterer ikke menneskerettighederne marokko

så befolkningen i vestsahara kan afgøre sin fremtid

der ikke er sket en eller anden form for udvikling siden nitten en og halvfems det er der trods alt det går langsomt det medgiver jeg

igen hvad er alternativet til den her forhandlede løsning i fn regi jeg har svært ved at se den jeg tror ikke det gavner noget at vi støtter det her beslutningsforslag fra enhedslisten og derfor

af hvor lang tid det er siden at nu skal vi blot have fulgt indsatsen helt til dørs så fn i løbet af relativt kort tid kan forlade vestsahara som et område hvor årtiers blodig krig er afløst af fredelig sameksistens og arbejdet hen imod opbygningen af demokratiske traditioner og institutioner altså en forhåbning

og halvfems er en fredsaftale fra nitten otte og firs hvor det via fns mellemkomst lykkedes at etablere en fredsaftale der indebar at en folkeafstemning skulle afgøre hvorvidt vestsahara skulle være selvstændig stat eller forblive under marokkansk flag se da

afstemningen og at det skulle ske relativt hurtigt hvad er det der er skiftet hos socialdemokraterne

otte og halvfems når der alligevel ikke er sket ret meget

otte og halvfems det gør vi sådan set stadig væk men det er

hvor svært det er at løse den her konflikt

det ikke er et snuptag der kan løse den og derfor tror jeg ikke på den der løsning med at danmark bare går

rasler med sablen eller hvad man nu skal bruge som billede i den her sammenhæng det løser ikke noget som helst vi kan alle sammen godt sætte os hen og vaske hænder og have rene hænder men det vi må have fokus på er hvad der er med til at løse den her konflikt og hvad der kan være med til at løse den her konflikt det er ikke en løsning ikke at forfølge fn sporet det er ikke en løsning at vi går ud modsat de øvrige europæiske lande og stiller os op og siger at nu vil vi det her det er en løsning at vi bidrager til en løsning i fn regi

at man skal styrke fn sporet ved at gøre noget mere aktivt

have jævnlige konsultationer i marokko mellem de to parter vi foreslår en aktiv linje i stedet for en passiv afventende linje som kan bakke op omkring fn sporet når man har siddet fem og tredive år i en flygtningelejr

mennesker som jeg gjorde nede i vestsahara sidste år der har været udsat for tortur

ikke at måtte demonstrere og mødes tror herre john dyrby paulsen så at saharawierne synes at det er ok at den danske

hvad vi så kan gøre hjælpe i flygtningelejrene hjælpe med at få noget humanitær hjælp derned hjælpe med at gøre klar til afstemningen hjælpe med

at vi ikke gør noget vi bidrager til fn systemet også

hjælp til flygtningelejre jeg tror ikke at vi sådan unilateralt skal gå ind og sige at nu ved vi lige nøjagtig hvor pengene er bedst

nogle der ved mere om end vi gør

ikke rigtigt at der ikke bliver presset på i fn systemet det er jo heller ikke rigtigt at fns repræsentant

bliver udfoldet store bestræbelser fra

løse den her konflikt som er svær at løse vi har også set nogle bevægelser

om menneskerettighedsspørgsmålet skulle indgå som en del af fn operationen så derfor er der lidt bevægelser

korte bemærkninger så er det ordføreren for dansk folkeparti herre søren espersen

med udenrigsministeren

hvorfor vi afviser beslutningsforslaget det her er jo et af de

mange tragiske resultater

der er brugt rigtig mange linealer i sin tid da kolonimagterne skulle skulle dele afrika op imellem sig og det her område har der jo sådan været revet i

og og på et eller andet tidspunkt kommer der en anden situation derfor er det sikkert rigtigt at

ideelle grænser der ligger her

er sjældent at finde de ideelle grænser nogen steder

forstå at enhedslisten fremsætter det her

enhedslistens politik igennem mange år

fremsætter det i en situation hvor regeringen jo allerede er begyndt

anerkende stater som

stater ikkeetablerede stater som ikke har en bæredygtighed i sig så

catalonien korsika baskerlandet der er masser af uafklarede situationer hvor det ville være meget underligt hvis danmark

intervenere og egentlig egentlig

hvert fald i forhold til marokko der ville

rigtig rigtig mange områder i verden der kunne ønske selvstændighed og hvor der også er frihedsbevægelser og selvstændighedsbevægelser i stor stil og jeg synes altså

man skal afholde sig fra det her vi har

fulde anerkendelse af eksisterende lande

er grunden til at vi afviser forslaget fra enhedslisten

verdens folk skal have lov til selvbestemmelse og om den

ordføreren siger jo at der der er masser der vil have selvstændighed alle mulige steder det er ganske

vestsahara det er ikke bare en tilfældig situation

situation hvor fn har sagt at her er

om de vil være en selvstændig stat

altså jeg synes da det

her foreslår man at danmark ensidigt skal anerkende en ikkeeksisterende stat som ikke er bæredygtig og som ikke har nogen som helst

jeg synes det er uholdbart og det har jo ikke noget som helst at gøre med at jeg ikke synes at der skal være en folkeafstemning vi vi kender alle sammen

mindet om her på det sidste netop dilemmaet mellem folkeretten og folkenes selvbestemmelsesret

taler om at anerkende man har en situation hvor polisario er internationalt anerkendt som repræsentant for saharawierne

som vi vil anerkende det har den svenske rigsdag valgt at gøre har den svenske rigsdag gjort for at lægge pres på

fns krav om en folkeafstemning

når en despotisk konge som ham der sidder i marokko

klokkeklar beslutning fra fn og fortsætter

har besluttet det derfor behøver det ikke være rigtigt mig bekendt

jeg vil sige at vores principielle holdning er at man ikke bør anerkende stater som ikke har vist sig

det synes jeg er en uskik som det allerede blev lagt op til i forbindelse med anerkendelsen af palæstina

i øvrigt med den konsekvens at marokko så sig ud i protest og hvis den svenske rigsdag udtaler sig positivt om

en regering et parlament og en række forskellige statsinstitutioner hvor meget eller hvor lidt skal der til skal der endnu mere land til end det der er befriet og kan man ikke godt regne besat land med

en del af et kommende land altså når marokko har besat

vi må erkende at det her er en konflikt som glædeligvis har vist sig fredelig de sidste

og hvor der muligvis kan komme en eller anden

det en en konflikt som

nævnte at de her grænsedragninger har været sådan meget tilfældige

algeriet spiller en meget afgørende rolle på den anden side så jeg synes at at man vil gøre hele udviklingen en bjørnetjeneste jeg synes det er forkert hvad den svenske rigsdag har gjort

ikke længere det var en god idé at de fik den mulighed for at stemme hvad synes

man skal gøre for at fremme den afstemning eller synes herre søren espersen at man bare skal lade tingene flyde

skal anerkende en ikkeeksisterende stat der ikke er bæredygtig og

levedygtig og ikke har en regering der bor i landet

jeg skal forholde mig til jeg synes det ville være glimrende

folkeafstemning og finde ud af hvem der skal stemme ved den folkeafstemning

gået halvtreds til tres år siden alt det her i virkeligheden startede så en folkeafstemning udmærket og det håber jeg

der har bedt om korte bemærkninger

sympatisk forslag fra enhedslisten og jeg forstår til fulde herre christian juhls indignation over

også i radikale venstre mener vi at konflikten om vestsahara er en skamplet og at der er mange der bør have dårlig samvittighed over det i verdenssamfundet men i radikale venstre er vi også som udenrigsministeren har redegjort for

jeg skal ikke gentage alt hvad ministeren allerede har sagt for det er jeg selvfølgelig også totalt enig i men når danmark stemte nej i to tusind og tretten til

forlænge protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem eu og marokko

udtryk for at vi heller ikke fandt garantien for bæredygtig udnyttelse af fiskeriressourcerne altså både den miljømæssige den

ligesom vi heller ikke mener at have tilstrækkelig tillid til at

i rådet og europa parlamentet og også i det marokkanske parlament men i radikale venstre er vi altså optaget af at få tilendebragt de mange menneskerettighedskrænkelser der finder sted

og vi mener at det gøres bedst gennem fn sporet vi støtter som

også hørte udenrigsministeren sige en udvidelse af minursos mandat til at omfatte overvågning af menneskerettighederne men det med at gøre som

symbolpolitik mere end noget der kommer til

at rykke i den situation hvor der er en proces i gang vi skal fastholde den kritiske dialog der er i forhold til marokko vi skal forfølge fn sporet for at få en forhandlet løsning mellem marokko og polisario om vestafrika marokko har i den senere tid gjort mange bestræbelser på at bevæge sig ind i lad os kalde det det gode selskab forfatningen er ændret og de har tilsluttet sig

netop derfor er der jo god grund til at holde fast i

vi kan derfor ikke støtte

men vi går selvfølgelig ind for at vestsahara skal have en forhandlet løsning

løsning om en selvstændig stat eller et udstrakt selvstyre må forhandlingerne vise men det er ikke

hjælpende hånd i den her situation at vi skulle gå enegang

og følge en anerkendelse

fn sporet i vestsahara det

i hvert fald et skridt på vejen men når

der er vedtaget en hundrede og tyve resolutioner i fn og alle resolutioner er blevet siddet overhørig af marokko hvad mener

det er nok at vi har en udsendt repræsentant som så

kunne der være noget som vi kunne gøre hvis

vestsahara som nation hvad kunne vi så gøre for at fremme processen eller har

fru lone loklindt så stor tålmodighed at hun synes at vi godt kan sige

hvordan kunne vi agere som et ansvarligt samfund i den proces

lige så mange nye resolutioner og jeg har vist også allerede givet udtryk for at den her konflikt er en skamplet og

men spørgsmålet er jo netop hvordan man bruger sine kræfter bedst og jeg synes egentlig det

tæt dialog med marokko marokko har i hvert fald tydeligt ændret signaler i forhold til

at bekæmpe tortur det er det de siger og det skal de så holdes op på

have en tæt kontakt med marokko for netop

det spor og så skal vi selvfølgelig fortsat

processen fortsat

proces i gang i fn

kunne gøre hvad den danske regering og hvad det folketing kunne gøre for at fremme processen der må jo da være ting vi kan gøre nu er

jeg er ikke enig i vurderingen af marokko der

give humanitær hjælp til flygtningelejrene

gør danmark for eksempel ikke det gør norge og sverige endda i et pænt omfang via røde kors og røde halvmåne

tage nogle initiativer til at forberede afstemningen kunne vi tage nogle initiativer til

forberede repatrieringen efter en afstemning

nogle signaler om at vi vil

selvfølgelig påpege

det første skridt er jo for eksempel at sige at at

der menneskerettighedsovervågning med ind i minurso

ekstra beløb men

allerede er er i gang og jeg anerkender udenrigsministerens initiativ

særlig at gøre noget for tortur i samarbejde med marokko og det er jo faktisk en måde

få en meget tæt dialog og dermed en mulighed for at påvirke marokkos politik

den radikale ordfører siger at enhedslistens forslag om anerkendelse af vestsahara er symbolpolitik hvis det er symbolpolitik

i hvert fald en symbolpolitik som er blevet meget meget bemærket i marokko der har været adskillige delegationer

at overbevise udenrigsudvalget om at man for alt i verden

følge den svenske rigsdag er

ville være en kritik som ville blive bemærket og som allerede er blevet bemærket i marokko og

ikke bliver udtrykt en kritik fra folketingets

er det fordi jeg ikke mener det er den måde vi

hvis vi i fastholder vores kritik af situationen

faktisk fastholder at vi vil have en fælles eu tilgang til det her spørgsmål og

fælles pres på marokko

i den her situation vil symbolpolitik det er ikke

i den her sag det er meget vigtigere at vi

og

holder frankrig og spanien jo hånden over marokko fordi de har et tæt samarbejde med kongen

kommer vi ikke til at få en samlet holdning i eu der insisterer på

i marokko hvorfor skal danmark ikke

nu lige præcis ikke kan få en samlet stemme i eu

svenske rigsdag har taget den beslutning jeg kan se at

tonelejet i forhold til at kritisere

så er det ordføreren for sf

takke enhedslisten for at have fremsat

mange konflikter rundtomkring

af medieinformationer vi får

konflikter som der er interesse for i øjeblikket er det ukraine syrien har været på

voldsomme konflikter

og der er er den her konflikt

jeg synes at den radikale ordfører holdt en meget

noget man skal gå solo med

fn eller måske

i hvert fald være flere lande med

er jo ingen lande i den del af verden vi normalt arbejder sammen med som har besluttet at anerkende vestsahara

og helst som sagt hvis det er gennem eu eller fn

i det mindste gennem en koalition af vilje som man

at det ikke er nødvendigt at diskutere det her og jeg

er marokko der er hovedproblemet

hovedansvaret for at der ikke sker noget det mener

det også er anerkendt at der er tale om en ulovlig besættelse af det område

almindeligt anerkendt at der sker en overtrædelse af menneskerettigheder

jeg måske at det kunne være mere nyttigt også som en udløber af det her

en form for beretning hvor man

skitsere nogle linjer for

derfor håber jeg på at det kan ende med det men

for det her beslutningsforslag hvis det kommer til afstemning

sagde villy søvndal til afrika kontakt at han grundlæggende er enig i at situationen i vestsahara ikke er god samtidig med at han beklagede marokkos unødige magtanvendelse og overgreb mod saharawierne

sfs holdning men hvis nu en anerkendelse ikke er et godt redskab skal vi have fundet ud af

det er uholdbart at vi bare venter og er neutrale det er så ikke fn eller hele eu

er villige nogen må jo starte til herre holger k nielsen hvordan kan vi starte sådan en proces eller hvilke initiativer kunne der være i det

går da ud fra at at den danske regering

og at man så måske får mere fokus på den humanitære situation

på flygtningenes situation både i vestsahara

anerkender at der er tale om en ulovlig besættelse hvordan stiller

marokko via handelsaftaler og via fiskeriaftaler forærer

i den i den situation som vestsahara er i

at marokko er den stærke part i den her konflikt

med konflikten mellem israel og palæstina var det jo da herre holger k nielsen var udenrigsminister at danmark var med til

en ikkediplomatisk anerkendelse af palæstina og deres repræsentation

sf støtte noget lignende i den beretning som

til palæstinaproblematikken at der i

der er gået med på den samme linje

det helt grundlæggende er uklogt

vi fra dansk side går fuldstændig enegang i et spørgsmål som det her

har nogen allierede andre steder

meget længere end lige ovre på den anden side af øresund hvor den svenske rigsdag har vedtaget et lignende forslag så på den måde

hvis man gik den vej for at lægge pres på

men hvad vil sf så gøre har sf nogle konkrete forslag til hvordan vi kan

lægge pres på marokko som som vi kunne arbejde videre med fremover

at det ikke har haft nogen forpligtende virkning i forhold til den svenske regering jeg kender ikke helt præcist den svenske grundlov men jeg vil gætte på at det jo skyldes at det som i danmark er

var en gratis omgang jeg tror jeg tror de fleste iagttagere er enige om at socialdemokraterne i ville have stemt for det hvis de selv havde været i regering

den diskussion kan man tage andre steder jamen jeg synes

diskutere efterfølgende om der kan udmøntes nogle konkrete ting i forhold til marokko for jeg er helt enig i at

ordføreren den næste ordfører er herre joachim

at finde en fredelig løsning på den ulykkelige og langvarige konflikt mellem marokko og vestsahara vi noterer os at forhandlingerne går langsomt og at der er problemer med overholdelse af menneskerettigheder vi vil derfor gerne opfordre både eu og fn til at lægge pres på parterne for at finde en politisk løsning men liberal alliance kan på det nuværende grundlag ikke støtte det

vores udenrigsordfører fru mette bock som desværre ikke kunne være til stede i salen i dag hvad jeg naturligvis skal beklage

at stille spørgsmål men jeg vil høre om jeg må stille nogle

er liberal alliances opfattelse at vi skal opfordre eu og fn til at finde en løsning

og i givet fald har

andre ideer til hvordan vi kan fremme processen end bare

ordføreren tage den med vores udenrigsordfører som ved en hel masse om det jeg skal på vegne af mit parti

vores ordfører at være her i dag det er altid beklageligt synes jeg selv når det er tilfældet men sådan er det jo altså nogle gange

ordfører jeg synes faktisk at udenrigsministeren holdt en lang men også meget meget fin tale om hvilke bestræbelser vi gør

at få hjulpet konflikten mellem vestsahara og marokko til en løsning og jeg har

ikke mere at bidrage med så jeg kan sige at

lene espersen som i et svar til afrika kontakt i

at hun var stærkt bekymret for udviklingen i vestsahara og at hun gerne så at fns fredsbevarende mission minurso også får mandat til at monitere menneskerettigheder i vestsahara som de fleste andre sådanne missioner

lene espersen i to tusind og ti jeg vil høre hvad hun

sammen er stærkt optaget af at få fundet en løsning på den konflikt der er men det skal nu engang gå igennem de institutioner og de organer der i dag arbejder for at finde en fredelig løsning

kunne hun så ikke indvie os i hvad hun selv har gjort for at fremme den proces i vestsahara hvad hun har gjort for at få

menneskerettighedssituationen ind i minurso

de humanitære ting i flygtningelejrene det er mere fordi jeg synes det er vigtigt at vi ikke bare har nogle fine ord men ingen handling jeg vil gerne høre om hvilke handlinger den tidligere udenrigsminister har gjort

er ved at bruge man kan sige danmarks tilstedeværelse de steder hvor man kan gøre sin indflydelse gældende

som jeg erindrer det har vi haft rigtig mange gode drøftelser

i kredsen af eu medlemslande om hvordan eu

pres på parterne ligesom jeg også mener mener at vi via fn fortsat skal bestræbe os på at få fundet en fredelig løsning

det man kalder et quick fix det må man

nem løsning på den her konflikt det er det lange seje træk som forhåbentlig kan medvirke til

sejt træk man er begyndt på der er ikke sket noget som helst siden nitten

en og halvfems hvor fn vedtog et mandat der sagde at der skulle være en folkeafstemning i vestsahara så saharawierne kunne bestemme deres egen fremtid det har

har eu belønnet det ved at indgå en fiskeriaftale med marokko hvor

fisker den fisk som saharawierne ikke kan fiske fordi de sidder i flygtningelejre uden for deres eget land det går ikke lige den rigtige vej med den politik som bliver ført indtil nu mener den konservative ordfører ikke at

selv hvis den konservative ordfører

initiativ for at fremme en situation hvor fns beslutninger bliver fulgt af

at bruge vores indflydelse de steder hvor der bliver lyttet til hvad der bliver sagt blandt andet via vores medlemskab af eu

på at enhedslistens paradeforslag her gør nogen som helst gavnlig forskel

delegationer og og besøg fra marokko for at advare folketinget imod at vedtage det

steder hvor der bliver lyttet til dem blandt andet i eu altså nu er situationen jo den at eu har afvist at følge det danske forslag om at lade være med at underskrive en handelsaftale en fiskeriaftale med marokko mener

at trække ting i vores retning det er så ikke altid man kommer hundrede procent igennem

men men derfor skal man alligevel gøre et forsøg på i videst muligt omfang at trække tingene i en retning der

er det herre christian juhl som

ordfører for forslagsstillerne værsgo

tak for det den her sag handler jo om den glemte konflikt i afrika den sidste koloni kunne man sige eller

meget glad ved at folketinget ikke altid er ligeså langmodigt

vi har en væsentlig større interesse for dem og jeg ville sådan set håbe at vores interesse også slog igennem når det drejede sig om ting som andre går og glemmer vestsaharas oprindelige befolkning saharawierne har siden nitten fem og halvfjerds levet under en brutal og undertrykkende besættelsesmagt nemlig det marokkanske kongedømme og vestsahara er betegnet som afrikas sidste koloni ingen lande eller politiske institutioner anerkender den marokkanske besættelse derimod har to og firs lande og den afrikanske union anerkendt saharawiernes eksilregering

at få jer med på i dag en hundrede og tyve fn resolutioner kræver selvbestemmelse for saharawierne og siden nitten en og halvfems har fn forsøgt at organisere en folkeafstemning blandt vestsaharas oprindelige befolkning for at afgøre vestsaharas tilhørsforhold men desværre har marokko på systematisk vis undermineret

åbenlyse brud på fn resolutioner har eu igennem en årrække haft forskellige politiske og økonomiske aftaler med marokko der sælger ud af vestsaharas

værdier ifølge en marokkansk minister er det vigtigste ved disse aftaler at eu giver legitimitet til marokkos besættelse

giver eu legitimitet til marokkos besættelse senest har eu på trods af dansk nej indgået en fiskeriaftale med marokko der belønner det marokkanske kongedømme og plyndrer vestsaharas farvande uden at saharawierne får en rød reje danmark kan ikke blive ved med stiltiende

se til mens saharawiernes menneskerettigheder krænkes og de frarøves deres egne ressourcer med aktiv hjælp fra eu en dansk anerkendelse af en eksilregering ville være et vigtigt første skridt til at lægge pres på det marokkanske kongedømme samtidig med at det vil sende en klar opfordring til eus andre medlemslande

nogle skal jo starte processen hvis

overhovedet skal i gang vi er nødt til at få taget nogle konkrete politiske beslutninger der siger fra over for

hvis marokkos mangeårige besættelse skal stoppes flyvske ord og udenomssnak kan saharawierne ikke bruge til ret meget vi har diskuteret i dag hvorfor der ikke kommer nogen løsninger og jeg

den sammenhæng

et flertal for vores forslag jeg har ikke helt fået talt

men det kan jo være det sker undervejs

jeg vil sige

ud over den der med jeg er enig med regeringen eller ministeren

lidt ensformigt hvis det er det eneste man kan svare det er ikke meget substans der er i partiernes holdning

socialdemokraterne tilføjer at vi skal følge fn sporet skal vi mere ja vi skal følge fn sporet kunne man ikke forvente lidt mere drev af et parti som er det næststørste i folketinget på det internationale plan dansk folkeparti sagde til gengæld ok til folkeafstemninger men ikke til anerkendelse jamen så kunne vi jo prøve det spor og se om vi kunne fremme folkeafstemningen radikale venstre kom med

synes at forslaget er sympatisk at det er en skamplet at der ikke er sket mere

for at vi kunne tage et par skridt mere hvis vi kunne finde fælles

sf

også mere aktivitet end nu også om nødvendigt uden for fn og eu men ikke alene

med regeringen og kunne ikke engang komme med eksempler på hvad man selv har gjort

er betænkeligt der må da være et eller andet som den borgerlige regering har gjort i ti år med det her problem som er så uacceptabelt at både herre per stig møller

liberal alliance vil gerne henvende sig til eu og fn

synes der er langt mellem snapsene i den her debat og jeg synes ikke vi kan være det bekendt over for saharawierne at vi ikke har mere konkrete bud og jeg opfordre til at vi prøver i det skridt der

være lidt mere fantasifulde i

gerne sige tak for bidragene også til ministeren som jo også pegede på nogle af de samme ting som

om selvbestemmelse jeg vil egentlig også godt sige tak til

anden part nemlig de dele af civilsamfundet som tager del i

sige tak til nogle der uhæmmet og hele tiden gør noget nemlig afrika kontakt jeg vil gerne sige tak for det seriøse og konsekvente arbejde de laver og for den utrættelige

vestsahara de hele tiden leverer

tør jeg næsten ikke tænke på hvordan debatten om vestsahara ville være i danmark jeg ved godt at det så

til mine kollegaer i de andre partier men ret skal jo

ikke se et fælles flertal endnu for vores forslag men jeg kan se at der er en mulighed for at vi drøfter tingene videre i udvalget jeg tror både der er en mulighed

optagelse af menneskerettighederne og et øget pres for en fælles folkeafstemning og jeg håber også der

findes en vej til at danmark kunne bidrage humanitært i flygtningelejrene

afvist af nogen når jeg har spurgt jeg håber også vi kan være med til at

en repatriering efter en afstemning og måske afvise nogle af de værste aftaler hvor man stjæler af vestsaharas råstoffer

og ser frem til en frugtbar drøftelse i udenrigsudvalget

ikke kunne samle flertal for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

jeg skal først give ordet til udenrigsministeren værsgo

forslag til folketingsbeslutning b to og fyrre at pålægge regeringen at oversætte den tidligere vk regerings såkaldte verbalnote fra to tusind og ni lad mig lægge ud med at sige at regeringen ikke opfatter denne sag som en principiel sag om oversættelse af dokumenter til det udenrigspolitiske nævn vi er i færd med at se på enhedslistens forslag om oversættelse af fn resolutioner hvis det drejer sig om beslutninger om indsættelse af danske tropper med i overvejelserne hører hvad det vil koste og hvad der er praktisk muligt verbalnoten derimod rummer en delikat politisk balance som har været dansk kinapolitik siden nitten halvtreds den ønsker regeringen ikke at anfægte på grund af det man godt kunne opfatte som lidt politisk drilleri fra herre søren espersens side og som jo netop bunder i uenighed om kinapolitikken og ikke det principielle spørgsmål om oversættelse af nævnsdokumenter jeg skal derfor på

uvidende om at det er et delikat dokument det er måske det allervigtigste dokument overhovedet i forhold til

var det som om alting skiftede fra nat til dag dag også i

umådelig væsentligt derfor bør man selvfølgelig kunne debattere det her emne på dansk det sker masser af gange

jeg

når folketingets formand siger at det er præsidiets opfattelse at udenrigsministeriet bør oversætte den omhandlede verbalnote er det så også drilleri

at man kan have lidt lune i debatten men det er selvfølgelig også

har besluttet i den kritiske dialog vi i øvrigt har med kina samtidig også

have et meget aktivt samarbejde med kina fordi vi tror at det er den måde vi bedst fremmer den udvikling vi ønsker

af den daværende regering og den måde det dokument blev formuleret på

meget rigtigt påpeger rummer kan man sige den tilgang til vores kinapolitik og det er vores vurdering at det engelske sprog vi benyttede i den verbalnote til at beskrive den balance over for kina kun meget vanskeligt lader sig oversætte til dansk med helt præcis samme

vi ikke synes det giver nogen mening jeg går ud fra at

er glimrende til engelsk og derfor fuldstændig forstår hvad der står i verbalnoten og dermed også den balance der er fundet

at det var nogen dårlig idé at få det oversat

at væsentlige historiske dokumenter foreligger på dansk det her er halvanden side det er altså ikke noget stort projekt

end det engelske men hvert sprog har jo nogle nogle formuleringer og nogle gloser

antal gloser der kan ramme præcis de balancer der nogle gange skal rammes i diplomatiet og som er ramt i den verbalnote vi taler om her derfor er det ikke helt enkelt

eller lidt skrappere i ordlyden end man egentlig havde forestillet sig det herre mogens lykketoft har udtalt

lov til at mene vi opfatter som sagt ikke det her som

oversætte relevante dokumenter eller ej vi opfatter det som kinapolitik

korte embedsperiode også nået at rejse rundt til andre lande og diskuteret demokrati og demokratiopfattelse med en lang række

nu engang var landets

andet end dansk fra talerstolen

paradoksalt i forhold til det fru lene espersen siger

drøfte det her dokument

opfatter jeg helt fuldstændig herre søren espersens indlæg som en bekræftelse af det det er det indholdsmæssige i kinapolitikken man går efter her

er utrolig mange dokumenter i dansk udenrigspolitik som ikke bliver oversat fordi

for vores udenrigspolitik så jeg har som sagt svært ved at se at det i sig selv skulle være

nærmest er et brud på menneskerettighederne eller demokratiet at vi ikke oversætter alle dokumenter men jeg opfatter ikke den her diskussion som

enstatspolitik som vi har haft over for kina i mange år og som venstre

min opfattelse er at at en række af de partier der står bag den her note ikke ønsker det her oversat til dansk fordi man skammer sig over indholdet det er ikke noget i forhold til kineserne de kan sagtens leve med det men det er sig selv man ikke vil se i øjnene

om at beslutningsforslaget er fremsat af dansk folkeparti fordi man ønsker

at man er imod den kinapolitik som både venstre og regeringen støtter den vurdering deler

kom i folketinget men hvorfor er det et delikat politisk

det handler om holdningen

nogle ord oversættes forskelligt alt efter hvilken oversættelse man vælger betyder det at kineserne forstår verbalnoten på én måde og vi forstår på en anden måde eller betyder det at den er smart lavet sådan at man kan lade kineserne

lade danskerne forstå på en anden måde

både kina og danmark kan se sig selv i de

den delikate balance jeg taler om der er og det er jo ikke kun i forhold til kina men i

række lande hvor danmark har valgt det man

at samarbejde med lande hvor vi

gavner demokrati og menneskerettigheder og den rigtige udvikling i landet mere ved at have et aktivt samarbejde med det pågældende land

de rene hænders politik

det

og nogle gange er det rigtig svært at finde den balance

optræde prudently

vil udenrigsministeren lægge i en oversættelse det andet ord er independence det kan betyde autonomi men det kan også betyde uafhængighed hvis nu ministeren skulle oversætte

uofficiel oversættelse men alligevel hvilket ord ville

have svar på om man ikke godt i den her delikate ikkeoversættelse kan se at danmark ligger på maven for kina nu kalder man det så en kritisk dialog og lader den store bestemme

tiltager os stadig væk retten til at invitere dalai lama og andre når vi synes det er rigtigt at gøre det

lægge sig ned for de store og ikke have en selvstændig

verbalnote præcis har tænkt om de forskellige ord da den blev lavet det skal jeg ikke kloge

vores samarbejde med kina som utrolig vellykket på en lang række områder i forhold til danske interesser og danske perspektiver på alt fra menneskerettigheder til vedvarende energi jeg mener

at det flytter betydelig mere end hvis man fuldstændig afbrød enhver form for samarbejde

næste er venstres ordfører

vi skammer os ikke over den verbalnote som kom til verden da forholdet mellem kina og danmark skulle genafklares vi står ved den

alle til den alvorlige situation som var opstået før den var der men det som nager mig i den her sammenhæng

ikke har det som os der er åbenbart nogle der vil gå så langt for i realiteten at skjule hvad det er den her note indeholder at den ikke kan blive oversat til dansk jeg har hørt udsagn

at kineserne skulle blive vrede over at den blev oversat til dansk

der kan udløses måske men at kineserne skulle blive vrede over at et dokument oversættes til dansk har jeg utrolig vanskeligt ved at se og når udenrigsministeren siger at både vi og kineserne kan se os selv i teksten

meget meget

er det dokument som beskriver forholdet mellem danmark og kina

oversat til det danske modersmål det sprog der tales i danmark det sprog som fru lene espersen selv sagde er det der benyttes herfra

jeg synes et fornuftigt og sundt grundlag så er det altså meget mærkeligt at man afviser det når dertil kommer at folketingets præsidium i enighed retter henvendelse til udenrigsministeren

det her gjort og man blot blankt afviser det

mig hvad der var sket hvis det havde været i den borgerlige regerings tid den her regering er egentlig ret utrolig og jeg kan ikke

det er udtryk for når man siger at folketingsbeslutninger er man ligeglad med

for mig er det her et principielt spørgsmål vi kan ikke være bekendt at føre en politisk drøftelse i det her land på basis af et så vigtigt dokument hvor vi så nægter at oversætte det til dansk det er ikke rimeligt over for den politiske debat og desværre kendetegner det utrolig meget den måde som den her regering har grebet

politik an på for det handler jo om at man gemmer sig det handler om at man ikke vil sige sandheden til befolkningen om

det har kendetegnet den her regering fra start til slut man har sagt alt muligt

man gjort det modsatte det er altså en alvorlig sag og derfor vælger vi at støtte det beslutningsforslag som ligger fra dansk folkeparti side det er rent principielt det handler om et centralt dokument

i enighed har bedt om at få oversat det kan man simpelt hen ikke være bekendt at nægte

enigheden mellem de forenede regeringspartier jo ved at

som medlem af et regeringsparti regeringsparti i ni ti år og som minister i en periode ikke fik oversat verbalnoten hvad var grunden til at man da tøvede med det var det for delikat en sag eller

bag en oversættelse i den periode

nogle skridt til at fremme for eksempel at oversætte ting

søren pind som jo er en meget lærd mand oversætte prudently er det med omtanke eller klogt eller er det med forsigtighed

hvis der skal ske en oversættelse hvordan vil herre søren pind som lærd mand oversætte independence betyder det autonomi i den her sammenhæng eller uafhængighed det er bare sådan for at fornemme

dokumenter skal oversættes til dansk men jeg synes at når et større mindretal eller eventuelt ovenikøbet et enigt præsidium anmoder om at få oversat et væsentligt dokument

så er der ikke noget politisk forsvar for ikke at gøre det

det der er sket i al sin enkelhed var det det der skete da dansk folkeparti rejste det her krav jeg tør slet ikke tænke på hvad der ville være sket i vores udenrigspolitik

en minoritet i et bestemt land

vi været de første på barrikaderne til at skælde ud over det

at når han omtaler mig som en lærd mand så må det være udtryk for

jeg vil dog alligevel afholde mig fra

forbindelse med herre søren pinds betragtninger om den her regering

det er fuldstændig utroligt hvordan den her regering agerer

gå i et forsvar for den

på de her punkter men det jeg synes er utroligt

er at opleve venstres rolle som oppositionsparti det må jeg godt nok sige hvor vi gang på gang oplever venstre

som enhver ved partiet ikke ville have hvis partiet var i regering vi har på hele

eu problematikken i øjeblikket en række venstresynspunkter hvor venstre vil udfordre eu retten og eu domstolen og gå og gå imod hvad der er lovligt ifølge ifølge det alle og enhver ved at det ville venstre aldrig gør hvis man var i regering enhver ved at venstre aldrig nogen sinde ville få det her oversat

herre christian juhl så rigtigt sagde hvorfor gjorde man det ikke hvis det var så principiel en sag

holger k nielsen bebrejder mig at vi skulle have et synspunkt i regering og et synspunkt i opposition må man da sandelig sige at så er der jo ingen forskel på os og regeringen heller ikke den tidligere

præcis det den pågældende regering har excelleret i når det kom til fair løsning når det kom til hele den økonomiske politik når det kom til alle mulige ting så har den her regering sagt et og gjort noget andet sådan har vi det ikke

roligt sige at da det for eksempel kom til sagen om udvisning af kriminelle udlændinge hvor der var en stærk diskussion om alt det her sagde vi at vi ville gå til kanten der er intet nyt i det

holger k nielsen vi siger det samme i regering og i opposition og det er måske det der kan virke lidt stødende når man må have så utrolig dårlig samvittighed

noget svar på de spørgsmål der er stillet her

principiel en sag for venstre

pind siger hvorfor gjorde man så ikke selv noget for at

det oversat i sin tid hvis det er så principielt så vigtigt burde den daværende regering da

det her er ikke principielt vigtigt jeg kan

set sagtens læse den på engelsk men når et stort dansk parti med støtte fra folketingets præsidium

jeg vil sige en ting hvis det havde været før herre holger k nielsen havde siddet ovre i udenrigsministeriet så havde herre holger k nielsen sagt det samme men nu kan man tage dele af den virus til sig jeg

må være grænser for galskaben det kan simpelt hen ikke være rigtigt at man nægter at oversætte et så centralt dokument når en væsentlig minoritet i det danske folketing beder om det

vi os da noget der ligner et svar på det spørgsmål der blev stillet af herre christian juhl og

hvorfor i alverden fik den daværende venstreledede regering med herre lars løkke rasmussen i spidsen ikke selv oversat det hvis det nu er så vigtigt hvorfor vente på

hørt de her smukke idealer om at det skal være på det danske sprog og et eller

det på det tidspunkt så har jeg et afklarende spørgsmål jeg synes at herre søren pind i sin ordførertale fik sagt at præsidiet stillede krav om oversættelse af den her

vil bare gerne lige have ordføreren til at bekræfte at det ikke var et krav fra præsidiet men en henstilling eller

kan godt forstå man ikke ønsker at forstå det

jeg synes det er vigtigt

tilfreds nok med at læse det på engelsk men nu har et større dansk parti bedt om at få det her oversat til det sprog vi taler i det her land

den forklaring jeg har fået er fordi kineserne bliver sure hvis det bliver oversat til dansk

en uredelig forklaring

jeg tror ikke en bjælde på det jeg tror tværtimod det handler om indenrigspolitik fordi der er nogle der ikke vil vedstå sig hvad det er vi har tiltrådt derfor står jeg hvor jeg står

john dyrby paulsen og det er ikke svært at forstå med hensyn til den anden del af spørgsmålet

hvis jeg forstod det sådan at det herre john dyrby paulsen mener at præsidiet har udtrykt er en henstilling så er det jo sandt nok det er det

om men hvis det er det med oversættelsen der er så vigtigt hvorfor var der så så stort postyr også fra

formanden for folketingets præsidium

folketinget kunne lave en oversættelse af det her

åbenbart ikke godt nok så det har ikke noget med selve oversættelsen

spørgsmål om at nogle gerne vil læse den på dansk nej det er den kontekst

til tilbuddet fra folketingets formand netop

blev til i årsskiftet to tusind og ni

åbnede for forståelsen af

der var ord heri som ville blive tolket på forskellig måde jeg jeg var også ude ved forskellige debatter

hvor det blev nævnt at sådan kan det ikke tolkes sådan kan det tolkes jeg havde det ligesom

herre søren pind jeg kunne da sagtens læse det der og forstå det på min måde

var åbenbart ikke det rigtige så i løbet af det år kom jo så den fornemmelse af at vi er nødt til at få at vide

da ikke spor at gøre med at jeg forstår det jeg forstår det måske på min måde

gjort hvis det var på det tidspunkt hvor det var nu kom det

få lidt af historikken på plads

i løbet af to tusind og ti at den her

der var en venstreledet regering med herre lars løkke rasmussen i spidsen og med herre søren pind som minister

åbenbart ikke vigtigt at tage stilling til det her spørgsmål det må så

kommet efter regeringsskiftet i slutningen af to tusind og

initiativ til en oversættelse af verbalnoten og svaret er nok

dengang havde venstre

den samme holdning som den nuværende regering har i den her

få præsenteret en sådan note

en balancegang og selv om man kan sige at dansk selvfølgelig er vigtigt specielt her i folketinget så er det jo ikke det samme som at hævde at dansk er et vigtigt diplomatisk sprog internationalt det er engelsk og derfor er verbalnoten selvfølgelig udformet på engelsk

at man ikke har haft lejlighed til at drøfte verbalnoten

vi har drøftet den adskillige gange

udenrigspolitiske nævn adskillige gange man har haft lejlighed til at spørge ind til alt i det her det her er jo en del af danmarks kinapolitik

også været drøftet mange gange

er fuldstændig helt og aldeles enig

at denne verbalnote fra udenrigsministeriet

opstod var dansk folkeparti i opposition til både den siddende regering vk regeringen og og de store oppositionspartier socialdemokratiet og socialistisk

så det var jo ikke noget med at jeg skånede den regering hvis jeg elskede den vk regering så højt hvorfor stemte jeg så imod den verbalnote hvorfor afviste vi så den det giver jo

bør en minister respektere en opfordring fra et enigt præsidium om noget så enkelt som en teknisk og faglig

først jeg er fuldstændig enig med herre søren espersen

det fremgik jo meget klart også lang tid før det sidste regeringsskifte

espersen og dansk folkeparti var bekymrede lad os bruge det udtryk og

den her verbalnote og dermed har

det der lå i det når herre søren espersen var ude på gymnasier og lignende og ikke kunne forklare hvad der lå i det

jo være naturligt at gå tilbage og spørge venstre kan vi ikke få oversat det her til dansk men det skete ikke og venstre tog åbenbart heller ikke initiativ til det

der var en henstilling fra præsidiet jeg skal ikke gøre mig til dommer

også vurderer om det her er hensigtsmæssigt ud fra en dansk interesse eller ej og det forstår jeg også

jo men altså kan jeg ikke bare få en tilkendegivelse af

om det fordi det slet ikke var noget

som herre john dyrby paulsen fuldstændig rigtigt siger vi havde mange af

forståelser af hvad det egentlig var vi havde sagt så kommer tidspunktet

så lad os da få den officielle oversættelse lur mig i øvrigt

der er mange i den der meget meget store folkekongres

fire tusind mennesker der gerne lige vil have den på kinesisk

der skulle gå to år

være at man skulle bede om at få den oversat til dansk efter et regeringsskifte for det var ikke særlig hensigtsmæssigt at bede

om at gøre det sådan tror jeg faktisk det hænger sammen hvis jeg skal være helt ærlig

en kolossalt stor konspiration at dansk folkeparti har ventet hele to år med at fremføre det her krav

substansen er følgende hvad er den saglige grund til at socialdemokratiet og herre john dyrby paulsen ikke ønsker at drøftelsen af det her dokument skal finde sted på et sprog som alle i det her land forstår hvad er

den her verbalnote været drøftet ikke utallige gange men

såmænd også andre steder på dansk vi har drøftet det på dansk

det tror jeg ikke er særlig hensigtsmæssigt

nok at det har været drøftet op ad stolper men pointen er vel præcis

har været drøftet på basis af en officiel dansk oversættelse

nævn det vi diskuterer er er det hensigtsmæssigt at oversætte verbalnoten

hvis det er så vigtigt at få det oversat forstår jeg ikke at dansk

venstre ikke tog imod folketingets formands forslag om at oversætte det

en holdning til hvordan dansk udenrigspolitik skal formuleres og hvem der gør det og om kineserne skal have

ikke ment negativt jeg anerkender fuldstændig dansk folkepartis legitime ret til at bede om en sådan oversættelse og legitime ret til at fremsætte et sådant beslutningsforslag som

vi så diskuterer i salen det mener jeg

teknik i det men har jeg ingen problemer med overhovedet

paulsen der ikke gik ud af syvende klasse men vist nok lidt senere

betyder

independence autonomi eller uafhængighed

når nu herre dyrby paulsen mener at det er en politisk sag

fortæller mig hvilken af de to oversættelser hvis det er rigtigt

vælges begge to han ønsker ligger i verbalnoten sådan at vi kan spille lige ud og så vil jeg høre

udenrigsministeren og herre søren pind og sige at det jo er lidt mærkeligt at vi diskuterer et beslutningsforslag om at oversætte verbalnoten til

fru camilla hersom fra det radikale venstre

det radikale venstre støtter ikke beslutningsforslaget som det er fremsat af de grunde som udenrigsministeren

det brev den fireogtyvende september 2013 jeg kan virkelig ikke huske det ikke for at være polemisk men sad

det er jo blevet fremført nu af flere at

pålagt eller anmodet der er blevet brugt forskellige formuleringer og vi er vist nået der hen til at man har anmodet men det der er sagen er jo at præsidiet

kompetence til at udstede dekreter til regeringen i de her sager og det præsidiet selvfølgelig gør når præsidiet modtager en klage fra et af folketingets medlemmer er at præsidiet tager den klage dybt alvorligt og svarer

derfor er det svar der er sendt fra præsidiet til herre søren espersen jo også formuleret

en række bløde formuleringer vil jeg sige men også en klar tilkendegivelse

faktisk ikke er noget som præsidiet kan pålægge regeringen det der skete efterfølgende som herre søren espersen også udmærket ved

at der var en drøftelse i ufo af sagen og at man netop der sagde at den her sag måtte håndteres politisk hvad herre søren espersen jo er godt i gang med ved at

sige at ufo betyder udvalget for forretningsordenen det ved vi alle her i salen

da hun sagde ja til den her sætning præsidiet lægger dog vægt på at regeringen udviser udviser fleksibilitet når medlemmer af det udenrigspolitiske nævn som her ønsker oversættelse af kortfattet dokument af en væsentlig udenrigspolitisk betydning og det ikke påfører regeringen uforholdsmæssigt store udgifter det er således præsidiets opfattelse at udenrigsministeriet bør oversætte den omhandlede verbalnote hvorfor

folketingets ledelse og præsidiet skal jo

ikke det samme som at præsidiet kan pålægge regeringen

men hendes parti har i hvert fald ofte nok været med til at gennemføre beslutningsforslag hvor man pålægger regeringen det ene og det andet principielt

selv gør opmærksom på fritstillet i forhold til om den vil følge et beslutningsforslag eller ej men når fru camilla hersom selv er med til på folketingets vegne i sin

af præsidiemedlem at oversende et brev hvori der står at udenrigsministeriet bør oversætte

pålæg vel

tale om en moralsk henstilling hvorfor står fru camilla hersom så

præsidiet drøftede sagen og præsidiet tager jo enhver klage fra ethvert folketingsmedlem dybt alvorligt det er vi da forpligtet til og det er vel også det vi er der for vi tager det dybt alvorligt vi svarer søren espersen og derefter er der en proces hvor det diskuteres i udvalget for

ufo kom den besked at man ikke ønskede at ændre på den praksis der var i udenrigspolitisk nævn i forhold til oversættelse af dokumenter og at man derfor måtte håndtere det internt i udenrigspolitisk nævn og forfølge sagen politisk og

jeg opfatter egentlig herre søren espersen er i gang med ved

men alligevel slår det her nye rekorder mener fru camilla hersom fortsat som der står i det brev at udenrigsministeriet bør oversætte det pågældende dokument eller har fru camilla hersom ændret holdning efter brevet er blevet afsendt som følge af kan jeg forstå et møde

det præsidiet lagde vægt på i sin behandling af klagen

også fremgår af det svar herre søren espersen har modtaget har modtaget er jo at man anerkender at der er en særlig praksis i udenrigspolitisk nævn men at man også fremhæver at folketingets arbejdssprog er dansk og at man derfor mener at dokumenter der indgår i folketingets arbejde i videst muligt omfang bør foreligge på dansk i videst muligt omfang

ikke det samme som at sige alle og at man fuldstændig skal fravige alle praksisser og præsidiet lægger

vægt på at regeringen udviser udviser fleksibilitet som det også er blevet læst op

ikke det samme som at præsidiet kan pålægge regeringen noget som helst slet ikke i sager der vedrører udenrigspolitik

ordfører er herre holger k nielsen for

en forhandling mellem forskellige partier i folketinget

de kinesiske myndigheder om en såkaldt verbalnote vedrørende nogle uoverensstemmelser der havde været

og der var blevet tvivl hos kineserne om

stillingtagen til tibet

den danske kinapolitik og tibetpolitik verbalnoten

den skitserede hvad der hele tiden havde været danmarks

det her problem det gjorde man med den her verbalnote som

kan sige er et diplomatisk instrument hvad handler diplomati om

ofte sproglige uklarheder

for at undgå at mennesker

man laver en tekst som bevidst er formuleret

i kraven på hinanden det er en ældgammel

som er blevet praktiseret gennem hundredvis af år og som har forhindret adskillige konflikter

trænge igennem de der diplomatiske bestræbelser

er et fantastisk instrument for at undgå

det er jo derfor man er nødt til at tage

sproglige formuleringer

på det sprog som den er forhandlet

det her op skyldes det udelukkende at herre

var imod den pågældende verbalnote

for sig han har men jeg ser altså ikke det store politiske perspektiv i at vi nu skal have en kæmpe diskussion og en kæmpe

jo udmærket hvorfor

hvis han ikke selv vil gøre det kan

det der hele tiden har været hans formål

holger k nielsen stå og rose sproglige uklarheder at nu skal vi altså i gang i det her parlament at nu drejer det sig om at være så uklar som overhovedet muligt det skal jeg huske det skal jeg godt nok huske i i mange mange år fremover

er selve målet for herre holger k nielsen at være så uklar

er det jo sådan den skal læses hvad så hvis man ikke kan læse engelsk altså

herre holger k nielsen

den note jo var som at sparke en åben dør ind sådan husker jeg det blev sagt for den skitserede jo bare hvad der hidtil havde været dansk udenrigspolitik over for kina hvorfor ændrede alting sig

fra nat til dag hvorfor var det at der lige pludselig kom gang i hele processen med containere der blev frigivet fra alle mulige mærkelige kinesiske havne og folk der fik licenser det hele kørte på skinner hvordan kan det være

jeg vil ikke ind i en debat om kina og tibet jeg siger bare det er noget vås men jeg vil have at vide af herre holger k nielsen er sproglige uklarheder det vi nu skal satse på

i folketinget

har man jo altid satset på i diplomatiet

der er pointen det er da at man kan formulere tekster som alle parter kan blive enige om

måske ikke er en helt klar enighed alligevel så

løse konflikter på den måde

ved at man får formuleret en tekst som begge parter føler sig tilfredse med

kineserne var tilfredse da de så den tekst for os var

at sparke en åben dør ind jamen min sjæl hvad vil du mere som salmedigteren

meget elegant måde at få løst den her konflikt på det var meget elegant efter min mening at

har bekæmpet den siden hen er så hans problem jeg synes faktisk det var ret elegant det må jeg sige

med til at lave den note

er denmark recognizes china’s

det hele drejer sig om jeg ved godt at

betyder at modsætte sig kan vi da ikke bare blive enige om at det er det det betyder

da ikke ændre noget som helst ved dansk kinapolitik men det vil gøre at vi kan diskutere på et ordentligt grundlag

have et dansk parlament på hvis væsentlige dokumenter skal ligge på et andet sprog

ikke acceptere i eu hvert dokument dernede i eu bliver

det har vi da i forvejen vi har da en glimrende diskussion

selv om den her såkaldte verbalnote

espersen i at diskutere de her ting og det håber jeg da heller ikke at der vil være fremover

anfører at det her var at løbe en åben dør ind så

var at sf utrolig gerne ville i regering på det tidspunkt og

det tror jeg har meget mere med den her historie at gøre meget mere end hvordan herre aage frandsen har opdraget herre holger k nielsen i sfs revisionsudvalg når i har siddet

sf forslag til landsmøderne og har fået sproget til at gå op

holger k nielsen at det danske sprog sagtens kan bruges til uklarheder eller hvad siger herre holger k nielsen at det danske sprog ikke er anvendeligt

min gamle ven herre aage frandsen skal blandes ind i det her

ligefrem skulle indblandes i den danske kinapolitik

den her jo ikke det er det er en engelsk tekst

er de nuancer som vil gå tabt hvis man får den autoriserede oversættelse men som sagt

pind min datter vil med glæde oversætte

over at et stort dansk parti har bedt om at få oversat noget til dansk og så kan hans datters oversættelse så nytte det er svaret fra

old man jeg synes egentlig er passende jeg synes egentlig at det her sådan som jeg ser det er udtryk for at sf i realiteten godt vil være med til at lave aftalerne

er det synes jeg er en skam

jeg skal ikke fortsætte i det spor men bare lige gøre opmærksom på at det var den daværende regering under ledelse af herre lars løkke rasmussen som spurgte os om vi ville være med til at diskutere det her

gøre med at vi ville i regering

også selv sad på det tidspunkt

at han på den her måde forsøger at latterliggøre sf og sige at det bare var fordi vi ville i regering

den her verbalnote vi mente faktisk var en elegant måde at få løst et problem på som også påvirkede

spørgere den næste ordfører er herre christian juhl fra enhedslisten

en interessant belæring tak for den

om en teknisk oversættelse

folketinget så længe og ikke har sikret nogen faste regler

jeg blevet dybt chokeret over selv papirer som skal

være grundlag for at vi drager i krig bliver ikke oversat og der er ingen regler

om at regeringen lagde sig fladt ned for kineserne og lod dem bestille dele dele af vores udenrigspolitik fordi

øjeblikket hvor regeringen jo har slået handels og udviklingsministeriet sammen

vi kunne læse det ved udviklingsministerens seneste udtalelse her for nylig hvor han sagde at udviklingsbistanden skal bruges til at fremme dansk handel

sig om man er bange for at man ikke kan handle med kina hvis man siger sin ærlige mening om menneskerettigheder så tror kineserne at vi danser efter deres fløjte fordi de her ord kan oversættes forskelligt og regeringen tror at vi laver selvstændig udenrigspolitik

det fremstå sådan det synes jeg

har noget at lade hinanden høre

lærde eller veluddannede folk hvad to

verbalnote betød og jeg har ikke kunnet få noget svar når jeg så har givet de personer to valgmuligheder

engang turdet vælge det understreger at man netop ikke tør at stå ved den udenrigspolitik som

kan være lidt kontroversiel over for et meget stort land af frygt for hvad det kan betyde

ren teknisk oversættelse skulle i

eller også skulle i have valgt et håndværk i stedet gå på universitetet

kan oversætte sådan et ord her

i skal være lidt bedre til udenrigspolitik

blandt liberale og den nuværende regering

vi synes det er en vigtig tradition at vi står ved vores politik også på vores eget sprog

kan godt stemme for det her forslag så vil jeg overveje i anden sammenhæng at gøre brug af holger k

billige tilbud jeg synes det lyder en lille smule under overenskomsten

det blev angrebet at vi ikke tidligere havde fået nogle faste retningslinjer synes jeg er svært at lave

sad i præsidiet var jeg selv med til at lave nogle regler om at hvis der var et dansk parlamentsmedlem som havde svært ved

på udlandsrejser så skulle tolk med altså det har vi jo altid haft som

en regering der stod til rådighed det er egentlig

rundtomkring for eksempel i mali og har bedt om oversættelser men har ikke fået dem

om vi kunne få nogle faste retningslinjer om at i hvert fald grundpapirerne hoveddokumenterne lå på dansk inden vi tog beslutningen også selv om

ikke betryggende at tage så vigtige beslutninger det har ikke noget

er dybt politisk og hvis ikke det er politisk er det et rent drilleforslag fordi man nu ikke længere har sin egen regering men jeg opfatter

næste ordfører er herre joachim b olsen fra

stede i salen i dag skal jeg oplæse følgende ultrakorte ordførertale liberal alliance finder den nuværende praksis og sproganvendelse på det udenrigsministerielle område både tidssvarende og tilstrækkelig

juhls vrede igen vil jeg alligevel vove et øje og

er jeg faktisk igen helt enig i de bemærkninger som udenrigsministeren er kommet med ligesom jeg også må sige nok til alles overraskelse at jeg har været meget enig i de bemærkninger som herre holger k nielsen er kommet med på vegne af sf det beslutningsforslag vi behandler fra dansk folkeparti i dag kræver at den verbalnote som tidligere udenrigsminister per stig møller forhandlede på plads nu pludselig skal oversættes til dansk

har undret mig mest og som jeg også

siden verbalnoten blev forhandlet på plads og

drøftet med udenrigspolitisk nævn tilbage i to tusind og ni

mange gange drøftet denne sag i folketingssalen

så det handler altså ikke om at man ikke kan forstå den engelske tekst hvad er så formålet efter min opfattelse og også efter

dansk folkeparti har en dagsorden

kina og danmark og forsøge at skabe en usikkerhed om hvad der er den danske linje gavner det danmark nej gavner det forholdet mellem kina og danmark nej gavner det overhovedet nogen nej

særlig følsom karakter rummer en balancegang mellem hensynet til to parter ord er ikke bare ord

man har valgt en balance hvor man har kunnet rumme begges tilgang til en problemstilling sådan er det med verbalnoten og derfor mener vi ikke at den verbalnote skal oversættes til dansk hvis formålet er at man ønsker en nyfortolkning af

der blev forhandlet på plads det er for mig at se mærkeligt at man her fem år efter man har haft diskussionerne pludselig dukker op

og vi har altså ikke til sinds at falde for fristelsen fordi vi er i opposition til pludselig at skifte standpunkt eller holdning vi mener det vi hele tiden har ment og vi står ved den verbalnote og det der er forhandlet på plads

derfor støtter vi ikke dette beslutningsforslag

det er et drilleforslag der ikke har noget som helst andet formål end at så tvivl om den danske linje

at man skal kunne

at kunne tale dansk hvis man bliver dansk parlamentariker at man skal kunne nøjes med at kunne tale dansk for at blive dansk udenrigsminister at man skal kunne nøjes med at tale dansk for at blive dansk statsminister

spørgsmål er det acceptabelt er det tilladt

hvad mener fru lene espersen om at præsidiet at folketingets formand og et enigt præsidium sender et brev til udenrigsministeren og pålægger ja det kan man jo ikke

til at oversætte en verbalnote mener mener fru lene espersen jeg

at at man bare skal sige det vil vi ikke

specielt hvis man gerne vil rejse og være i dialog med andre politikere

og forhandle hvis man er meget afhængig af hele tiden at have tolk med sig det går nu engang nemmere hvis man taler tysk sammen eller spansk eller fransk eller engelsk hvilke sprog man nu kan så er der mange ting der går nemmere men principielt skal man selvfølgelig kunne det og det betyder også

man kan forstå dem så kan man jo oversætte dem til dansk til det andet spørgsmål om præsidiet vil

set sad til mødet har sagt og jeg synes der

en god forklaring på det det der undrer mig er at den tidligere udenrigsminister nemlig herre mogens lykketoft ligesom vælger at sende synes jeg en rimelig ubehagelig sag

sin egen regering nemlig at om

skal til at oversætte verbalnoten til dansk

har været et forsøg på at behandle en anmodning fra folketinget så korrekt som muligt jeg vil sige at

jeg at vores holdning er klar vi mener ikke

så tvivl om hvad den danske linje

havde sagt det her og når fru lene espersen siger at hun mener at jeg driller

så også at det samlede præsidium

espersen at jeg opfatter det her som ren og skær politisk

stor ros til de partier der ikke var en del af den proces for det havde da været nemt bare at sige vi hopper med

primært som drilleri drilleri og ikke som udtryk for at det handler om at alt skal oversættes til dansk for det

i dag hvor flere har rejst spørgsmålet om hvorvidt man kan have et synspunkt før man

er udelukkende et udtryk for at vi ikke synes det er acceptabelt at man afviser et større dansk partis ønske om at få oversat et dokument til dansk særlig ikke efter at et enigt præsidium har rettet den samme henvendelse

hvad forudsætningerne er for man kan sige den verbalnote der blev forhandlet på plads

for det er bare klart at man lavede en en verbalnote der er forfattet

demokratiske sindelag herre søren pind siger når det er et større dansk parti der beder om at noget skal oversættes det er da fuldstændig ligegyldigt om et stort eller et lille parti

ikke hvorfor det tillægsord skal med ind i venstres argumentation om det så var herre uffe elbæk der bad om noget så går jeg ud fra at venstre stadig væk vil have det samme principielle synspunkt ellers synes jeg faktisk at

er det ordføreren for forslagsstillerne herre søren espersen fra dansk folkeparti

espersen starter med at sige

om den danske kinapolitik det er jo netop tvivl der er sået og som herre holger k nielsen jo roser det er jo tvivlen der er så enestående god så jeg har ikke sået tvivl

at få oversat ting til godt gammeldags dansk jeg vil

en lille forklaring på hvordan det her egentlig startede herre holger k nielsen var så venlig at fortælle noget om historikken men det her var altså en note som ændrede alt det var i december to tusind og ni jeg husker det ganske tydeligt

hurtigt igennem og havde egentlig bare en enkelt sætning jeg

det var så det der gjorde at vi ikke tilsluttede

var der debatter i folketingssalen

som herre john dyrby paulsen har fortalt

kina og så videre den her verbalnote kom jo frem igen og igen for den havde afgørende betydning

vulgære chikane mod danmark

afgørende for hele processen og igen

og det var på grund af den

og de har jo haft et særligt forhold til tibet vi

nok nærmest som herre søren pind antydede utrolig optagede af at komme i regering det oplevede jeg også selv under forsvarsforligsforhandlingerne

i forsvarsforliget på et tidspunkt

man skulle foreslå at vi fik et hangarskib og indførelse af kernevåben det var nok de eneste to ting der

sf ude fra forsvarsforliget så sådan var de dengang

og det var herre holger k nielsen altså også så går der

ville bede den tidligere regering om

nogen særlig følsomhed over for dem hvad angik tibet og kina og det tror jeg

så stillede jeg et § tyve spørgsmål den to og tyve

kunne vi ikke få oversat de der halvanden side det kunne

og der gik lang tid det undrede mig og så kom svaret det kunne desværre ikke

og så klagede jeg til folketingets præsidium midt i september

det foregik man har jo drøftet det

og der synes jeg for historieskrivningens skyld at det lige skal læses

præsidiet har efterfølgende drøftet sagen præsidiet

opmærksom på den særlige praksis omkring oversættelse for det udenrigspolitiske nævn af engelsksproget materiale præsidiet lægger dog vægt på at regeringen udviser fleksibilitet når medlemmer af det udenrigspolitiske nævn som her ønsker oversættelse af

kortfattet dokument af væsentlig udenrigspolitisk betydning og det ikke påfører regeringen uforholdsmæssigt store udgifter det er således præsidiets opfattelse at udenrigsministeriet bør oversætte den omhandlede verbalnote

dokument af væsentlig udenrigspolitisk betydning

nogen sinde er blevet forfattet mellem kina og danmark

minutter for en frisk oversætter

det kom der i hvert fald nogle avisartikler ud af

jeg erklærede mig glad og godt tilfreds og det var dejligt at retfærdigheden skete fyldest

ordentlig forklaret men det mærkelige skete at regeringen

nævnsmøde den anden oktober

at man ikke ville oversætte den note uanset hvad præsidiet så havde sagt det betragter

arrogant facon altså først og fremmest

og at man oven i købet fik et helt præsidium med til at sige

man fuldstændig ligeglad jeg synes ikke at det er

sagen som den er jeg tror de her diskussioner fortsætter jeg har ikke nogen særlig lyst til at

i salen igen det vil så

måske oven i købet en venstreledet regering og så kan det da godt ske at jeg fremsætter det igen

også være at man her kommer til fornuft og så gør det

i i folketinget

kan få sådan nogle ting opfyldt af regeringen regeringen plejer jo altid at være utrolig villig

spørge i

at det vil skabe utrolig panik i kina hvis vi oversætter den

det er jo som det er og jeg tror egentlig det bunder i

i den her situation er utrolig flove over at man gik med på den galej ja det var det mange tak og tak for debatten

første ordfører er venstres ordfører

tak for det det lovforslag

et stort og teknisk lovforslag

en grundlov kan man måske endda kalde det

de erhvervsdrivende fonde her i landet og det er typisk nogle af vores allerstørste foretagender der er organiseret

er virksomheder koncerner som betyder rigtig meget for værdiskabelsen i vores samfund

det er naturligvis vigtigt at sådan nogle virksomheder har nogle

gode rammevilkår og at man har en lovgivning bag sig som er moderne og

til at administrere ud fra

et meget omfattende forarbejde og det følger op på den modernisering af selskabslovgivningen som vi vedtog her i folketinget i to tusind og ni

vi er i venstre positive over for erhvervsministerens lovforslag og jeg skal hilse fra det konservative folkeparti som ikke kan være til stede og sige at de konservative også er positive

lovforslaget er uhyre detaljeret det definerer og angiver anvendelsesområdet for en erhvervsdrivende fond det forklarer noget om

myndighederne på området det angiver krav om

om revisionsbestemmelser om udlodninger og anden kapitalafgang om fusioner og vedtægtsændringer og om opløsning og overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende fonde og så videre og så videre

regeringens formål med at fremsætte forslaget

bag de erhvervsdrivende fonde det er for at øge gennemsigtigheden

herunder rammerne for ledelsen dennes sammensætning og uafhængighed

til reformen af selskabslovgivningen fra to tusind og ni

der er i forbindelse med en sådan omfattende erhvervslovgivning naturligvis nogle spørgsmål også selv om jeg i høj grad anerkender at lovforslaget bygger på et grundigt forudgående arbejde

udvalgsbehandlingen stille nogle spørgsmål fordi vi synes der er lidt der skal klarlægges men det er som sagt ud fra en meget positiv tilgang

vi synes måske nok at det kunne være interessant lige at få belyst forholdet mellem civilstyrelsen og erhvervsstyrelsen begge styrelser vil også fremadrettet være fondsmyndighed

men vi skal jo også sikre at der så er en ligelig og sammenlignelig sagsbehandling og en ligelig og effektiv sagsbehandling i de to styrelser og vi skal i den forbindelse sørge for at vi kan stå inde for retssikkerheden i styrelserne som administrerer fondsmyndigheden

at få beskrevet den forskel

vi har et register som fortsættes for erhvervsdrivende fonde men ikke for andre fonde ligeledes er der spørgsmålet

fire i lovforslaget om dispensationsmuligheder for erhvervsdrivende fonde stiftet før nitten fem og firs det er en dispensation som giver en fleksibilitet i en intern organisationsopbygning men man kan spørge

være en generel dispensation som også var fremadrettet og som gav virksomhederne nogle handlemuligheder

vil vi nok gerne i udvalgsarbejdet dyrke selve fondsbegrebet lidt definitionen af

fonde sådan som det er tilfældet i et andet lovforslag vi netop har til

vil vi også gerne have belyst om påbud anbefalinger fra fondsmyndigheden ikke skal kunne påklages til en højere instans men i det hele taget vil vi være konstruktive i udvalgsbehandlingen der er mange interesser i det her lovforslag og det skal vi anerkende der er også mange relevante parter som har spørgsmål også for at få nogle ting defineret og det vil vi gå konstruktivt ind i og det håber jeg også at ministeren vil og hvis vi har den tilgang til det alle sammen

ender vi nok med at få et ganske godt og

godt at kigge på i udvalgsarbejdet blandt andet omkring det med fondsmyndigheden hvor der jo er

en god mindelig løsning at man lader folk fortsætte med

kunne være en idé at man sagde at for nye erhvervsfonde

erhvervsstyrelsen så man sikrede at man fik en ensrettet

bare høre hvad herre kim andersens umiddelbare holdning er til at man i hvert fald for nye erhvervsfonde siger at der skal det altså være den samme fondsmyndighed

det spørgsmål belyst det er jo aldrig nogen skade til at blive klogere

tilfreds eller det modsatte jeg tilkendegav at vi skulle sikre at der ikke var et problem med retssikkerheden når vi havde to instanser og at vi også havde en en ligelig og lige effektiv varetagelse

ordføreren fra venstre kim andersen og næste ordfører er herre benny engelbrecht fra socialdemokraterne

stå for cirka tyve procent af aktiviteten i dansk erhvervsliv og tegne sig for størstedelen af den private sektors forskning og udvikling

grundfos og danfoss det til fælles at de er ejet

det er nok de færreste der tænker over at fondsejerskab

dansk model når det kommer til virksomhedseje det kan vi på mange måder være tilfredse med for de erhvervsdrivende fonde særlige kapitalstruktur nemlig vist sig

gøre de virksomheder de ejer rigtig robuste også i krisetider

bliver de erhvervsdrivende fonde nemlig ved

stabilitet det sikrer arbejdspladser og det sikrer at virksomheder overlever talrige generationsskifter længe

stifteren er gået bort det er sundt for dansk erhvervsliv og det sikrer en række af de største danske virksomheder

af det arbejde derfor ønsker vi med dette lovforslag at indføre en ny moderniseret lov om erhvervsdrivende fonde den skal sikre at det fortsat vil være attraktivt at drive erhverv

at drive erhvervsudvikling inden for i de seneste år har der været flere sager om hvorvidt der er gennemsigtighed nok og tilsyn nok med de erhvervsdrivende fonde ligesom der har været fokus på uheldige

vil skabe klare rammer for de erhvervsdrivende fondes ledelser deres sammensætning

indgår en ordning der forbedrer mulighederne for at etablere nye erhvervsdrivende fonde i

naturlig sammenhæng mellem den mulighed og den foreliggende lovrevision

bygger på det arbejde som erhvervsfondsudvalget har foretaget med henblik på at lave en modernisering

medføre en grundlæggende modernisering af lovgivningen og det er altså

reform af selskabsloven som blev gennemført i to tusind og ni

sikrer at der er den størst mulige parallelitet mellem selskabsloven og loven om erhvervsdrivende fonde og gør lov om erhvervsdrivende fonde mere sammenhængende moderne og

for hvordan man styrker ledelsen af de erhvervsdrivende fonde ligesom der bliver nedsat en særlig komité som skal

anbefalinger for god fondsledelse lovforslaget har endvidere til hensigt at øge gennemsigtigheden omkring ledelsen herunder hvordan bestyrelsens vederlag er sammensat og hvilke krav der stilles til revisor for at forbedre gennemsigtigheden i de erhvervsdrivende fonde

at fondenes uddelinger i de forgangne år skal opdeles i hovedkategorier herudover foreslås en styrkelse af revisors rolle samt fondsmyndighedens tilsyn med de erhvervsdrivende fonde

bestyrelsernes redegørelse for god fondsledelse med lovforslaget ønsker vi at styrke fondsejerskabets helt unikke muligheder

udvikle virksomhederne på en langsigtet og ansvarlig måde det gør vi ved at sikre at det fortsat er attraktivt at drive erhverv

skabes øget gennemsigtighed og klare rammer for fondenes struktur og ledelser det mener vi samlet set er den bedste måde at bevare og udvikle danske

næste ordfører er herre dennis flydtkjær fra dansk folkeparti

det her er jo en lov fra nitten fem og firs som bliver revideret og målet er at skabe ligestilling mellem erhvervsdrivende fonde og andre virksomhedsformer som

et stort stykke arbejde for at komme med nogle gode anbefalinger om hvordan man nu

at man får en øget åbenhed om bestyrelsesaktiviteter og uddelinger

indgå i navnet som man kender det i

sådan lige vil pille en smule ved

fondsmyndigheden hvor man opretholder den nuværende todeling af funktionen kan man sige hvor det er civilstyrelsen eller erhvervsstyrelsen

i erhvervsfondsudvalget var delte meninger om hvad

kunne vælge og jeg tror

nok ikke

den måde men vi tænker at fremadrettet kunne det

man trods alt for nye erhvervsfonde vælger at sige at de

så sikres en mere ensartet praksis

kunne være en mulighed fremadrettet

at den her fondsmyndighed skal komme med nogle klare regler for bestyrelsens pligter og også nogle anbefalinger for god

vel ikke nogen der kan tage skade af at der ligger nogle gode klare retningslinjer for

får mere åbenhed om

af uddelinger fra fondene at det skal indgå i vedtægternes bestemmelser eller at

jeg nævnte med fondsmyndigheden vi lige skal have kigget på i

en unik fondsmodel for erhvervsdrivende fonde og den har jo været med til at sikre at vi har kunnet bevare og udvikle en lang række danske virksomheder

være blevet solgt til udlandet og arbejdspladser der kunne være rykket ud af landet det lovforslag vi behandler i dag har til formål at modernisere den lovgivning der ligger til grund for de erhvervsdrivende fonde i to tusind

moderniserede man selskabsloven og nu er turen så kommet til en tilsvarende modernisering af loven om erhvervsdrivende fonde det lovforslag vi behandler i dag

et udvalg erhvervsfondsudvalget der afleverede sin rapport i december to tusind og tolv det er blevet nævnt hvilke fortræffeligheder der er i dette lovforslag men

at der kommer større gennemsigtighed for eksempel krav om øget åbenhed om ledelsens vederlag at revisors rolle bliver skærpet vil sige at hvis revisor finder kritisable forhold skal man indrapportere det til fondsmyndighederne

radikale venstre mener det er en god idé at sikre og videreudvikle den danske fondsmodel og kan støtte

det er et godt forslag

at skabe gennemsigtighed på et område som vi har en stor interesse i

for det danske samfund andre har argumenteret for det så det vil ikke bruge mere tid på jeg hæfter mig ved nogle af de forbedringer som jeg synes er i det vi får en definition

hvad der er fonde og foreninger og hvad der er erhvervsdrivende og hvad der ikke erhvervsdrivende og sådan og det er jo den virkelighed vi har i dag så det med at lave en definition

at vi får åbenhed om uddeling og vederlag til bestyrelser det at bestyrelsernes kan man sige pligter og ansvar bliver præciseret

dermed får skabt mere gennemsigtighed er er vigtigt og jeg synes også at de ting der ligger her altså om revisors rolle der styrkes

med indberetningspligten til fondsmyndigheden hvis en revisors fratræden eller ophør skyldes uenighed mellem bestyrelse og revisor

at man styrker fondsmyndigheden

at man kan indbringe afgørelser til erhvervsankenævnet

alle de der ting er jo en nødvendig modernisering som gør at

det er effektivt at det er transparent at det er sammenligneligt med de virksomheder der drives efter

anden selskabslovgivning og dermed mener jeg faktisk

er en fordel for de erhvervsdrivende fonde det betyder jo ikke at der ikke godt kan være et par krøller indimellem

føler sig lidt i klemme og det synes jeg ser ud til at være blevet løst

vælge hvor man er registreret

selvfølgelig kigge på det i udvalget men

og regner det som sikkert at vi kan stemme for den her lovgivning vi kunne måske

få diskuteret hele resten af

få lidt mere klarhed på det område og se hvilken proces der i givet fald skal sættes i gang for at vi

kan få lidt mere tydelighed og lidt mere gennemsigtighed

god idé med de her fondsejede virksomheder er sf ikke enig i at når

den døde hånd som man kalder det

er dem der i virkeligheden styrer enormt store virksomheder som har meget stor betydning for den danske økonomi er det virkelig noget sf synes er en god idé er den døde hånd

man synes er dejligt eller skulle man måske lige overveje om ikke der er brug for at demokratisere ejerskabet

herre frank aaen en gang imellem ser nogle problemer i altså hvis der er nogle der køber nogle aktier

herre frank aaen ikke kan lide

jeg da det er meget fornuftigt at de usikkerheder og

gennemsigtighed der også eksisterer inden for det her område

bliver repareret så vi får en gennemsigtighed

så borgerne får mulighed for også at se hvilke uddelinger der er hvilke vederlag der gives og hvordan de gives så jeg synes faktisk at det er

dagens situation som jeg synes det er svært at være imod

der bestemmer over de virksomheder og det gør de jo så blandt andet i kraft af at de har nogle enorme skattefordele

modtaget en masse aktier og en masse andre aktiviteter og aktiver

af nogle kæmpestore virksomheder som er lagt under den døde hånd det synes jeg godt i kunne sætte mere spørgsmålstegn

og diskuterer her vi kan jo heller ikke blive færdige med det lige nu det her er betydelig bedre end det vi har i dag

præget også af uigennemskuelighed og af nogle af de ting som herre frank aaen siger

så er mit instinkt at sige ja til de forbedringer

indeholder nogle ganske små forbedringer det ved jeg at herre frank aaen også er vi har drøftet det sammen så jeg tror at herre frank aaen efterlyste

nogle ganske få forbedringer langt hen ad vejen er det jo et lovforslag som også viderefører en række bestemmelser som allerede gælder i

for eksempel øget åbenhed i forhold til vederlaget en skærpet kontrol med fonde

og det kan vi for så vidt godt nikke nikke ja til men det ændrer jo ikke ved de grundlæggende spørgsmål omkring fonde

set også gerne have belyst yderligere jeg kan forstå at der også i pressen har været noget diskussion om

under erhvervsministeriet eller om man skulle dele det to

lidt uklart for mig hvad begrundelsen egentlig er for at man har valgt at opretholde de

to særskilte systemer

er carlsbergfondets ønske om af historiske årsager at bevare en

justitsministeriet der er en af årsagerne til det men det kunne jo også være at der var nogle andre grunde men kunne vi ikke få lidt mere at vide om hvorfor det er klogt at opretholde de her to systemer det synes jeg kunne være rigtig interessant men altså vi er positive over for de ændringer

nu har enhedslisten nævnt alt det som

erhvervsfondsudvalgets rapport fra december to tusind og tolv

lovforslag og det er vi i vid udstrækning fordi vi

høringssvarene generelt er meget positive

at lovforslaget som helhed bliver vedtaget vi deler dog nogle af de synspunkter som også fremgår

blandt andet det kritikpunkt som dansk erhverv fremfører

det argument at der ikke er nogen grund til at opretholde to fondsmyndigheder det er et synspunkt som

det virker som om der er nogle ældre fonde som får nogle privilegier her som de har haft

lov til at videreføre

og som et liberalt parti bryder vi os ikke om at man får specielle privilegier af magthaverne

et administrativt og omkostningsmæssigt synspunkt at der skal være to fondsmyndigheder dansk industri har også nogle enkelte kritikpunkter som vi finder fornuftige

omhandler udpegning af medlemmer

at lovforslaget bør tilpasses således at eksisterende fonde ikke skal ændre den nuværende bestyrelses sammensætning

vi positive over for det her lovforslag og vil stille spørgsmål i forbindelse med udvalgsarbejdet og det kan jo være

enighed

modtagelse som forslaget har fået det er jo rigtigt som

konstaterede at det her er

grundigt belyst i og med at et udvalg har sat sig ned og arbejdet tingene grundigt igennem igennem

med det her er

heldigvis at få endnu flere

ønsker fra regeringens side og det tror jeg stort flertal i folketinget ønsker fordi vi synes

for danmark godt for dansk erhvervsliv

som det er tilfældet i dag

vi har noget at bygge videre på og det er jo et minde der er blevet sat af mange driftige

med at man skal have en virksomhed for fremtiden

den skal høre til henne er

bagudrettet og fremadrettet jeg lover at jeg selvfølgelig i forbindelse med udvalgsarbejdet og spørgsmål og andet

drøfte det med folketingets partier og også gerne tage en drøftelse derudover for at få afklaret

løsning på det baggrunden for at

det endte som det endte mange steder er at vi i videst muligt omfang har fulgt udvalgets indstillinger

der jo også i udvalget har været diskuteret at netop nogle af de ældre fonde

at de har deres myndighed forankret

uden at retssikkerheden eller alle principperne falder

med udvalgets medlemmer

enkelt ting som har været fremme i pressen og som har ligget

fondene på sinde det har været at man med

også sikrer

som der skal være i forbindelse med

også sikrer at man får en fair og ordentlig redelig behandling

kommer med ændringer sådan at i erhvervsankenævnet i sager om

meningen er selvfølgelig at vi gerne

fonde i danmark men at vi selvfølgelig også skal sikre at de bliver behandlet ordentligt af de myndigheder som nu engang tager sig af

er meget vigtigt for os at understrege at det har vi gjort alt hvad vi kunne for at imødekomme

henvises til erhvervs og vækstministeren

jeg det som vedtaget

erhvervs og vækstministeren

enhedslisten har fremsat to beslutningsforslag som vedrører salget af nets det er b tre og halvtreds og b fire og halvtreds enhedslisten har foreslået en demokratisk debat om salget af nets såvel som en samfundsmæssig overtagelse af nets

det er nu min klare opfattelse at der i medierne og politisk har været en betydelig debat om salget af nets og der er blevet besvaret en lang række spørgsmål og lad mig starte med at understrege at nets er en privat virksomhed ejerkredsen omkring nets som hovedsagelig består af danske og udenlandske pengeinstitutter samt nationalbanken har i sommeren to tusind og tretten offentliggjort beslutningen om at sætte nets til salg der har igennem længere tid pågået en salgsproces og ejerkredsen har nu besluttet at sælge til et konsortium som består af advent

regeringen har derfor ikke kunnet bestemme hvordan salgsprocessen tilrettelægges nationalbanken har meddelt at man ikke ser ejerskab af et selskab som nets som en naturlig opgave for nationalbanken regeringen har heller ikke haft en intention om at øge den ejerandel af nets som staten har gennem finansiel stabilitet og vestjysk bank regeringen har heller ikke ønsket at overtage nets via et ekspropriativt indgreb som anført i beslutningsforslaget staten vil efter min opfattelse ikke være en velegnet ejer for en virksomhed som nets

men regeringen kan sørge for at lovgivningen vedrørende nets produkter er tilstrækkelig og betryggende og at der føres tilsyn

slå fast at den regulering der i dag gælder for en række af nets forretningsområder stadig finder anvendelse uanset at nets er blevet solgt og dermed har fået nye ejere under nye ejerforhold vil nets fortsat skulle leve op til de samme krav som gælder for selskabet i dag det drejer sig blandt andet om regulering af dankortet betalingstjenestelovens regler om at betalingskortgebyrer ikke må være urimelige og af konkurrencelovens regler samtidig hæfter jeg mig ved at konkurrence og forbrugerstyrelsen allerede har tilkendegivet at der vil blive holdt skarpt øje med nets og udviklingen i priserne fremover

nets er naturligvis også forpligtet til at overholde bestemmelserne i

som anden dansk og europæisk lovgivning datatilsynet har udtalt at der i danmark er grænser for hvad man må og hvad man ikke må i forbindelse med personfølsomme oplysninger

persondata for sine kunder

at virksomheder følger lovgivningen vi må derfor også gå ud fra at den lovgivning der gælder i danmark vil blive fulgt af nets jeg ser derfor heller ikke nogen grund til at nedsætte en særlig ekspertgruppe der skal se på spørgsmålet vedrørende datasikkerhed jeg vil dog som tidligere tilkendegivet se nærmere på hvorvidt det er muligt at blive informeret om tilfælde hvor for eksempel amerikanske myndigheder ønsker at undersøge eller har undersøgt amerikanskejede virksomheder i danmark i forhold til placering af servere kan finanstilsynet stille krav til virksomhedens ledelse om at sikre en forsvarlig drift hvilket kan indebære at der stilles krav

placering af servere den dataansvarlige som for mange af

data er pengeinstitutterne kan altid stille krav

uden for danmark såfremt nets måtte ønske at flytte sine servere uden for eu vil digitaliseringsstyrelsen kunne afvise dette uden nærmere begrundelse jeg ser derfor heller ikke behov for yderligere undersøgelse eller regulering

det er centralt at vi i danmark også fremadrettet har en velfungerende digital infrastruktur en fælles åben infrastruktur sikrer at alle bankkonti i danmark er i forbindelse med hinanden således at man

kan betale med dankort i alle forretninger

skulle have den samme bank som forretningen har nationalbanken har brugt det udtryk at der kan køre mange tog på denne infrastrukturs skinner i form af dankort

swipp eller hvad nu fremtiden måtte bringe og det synes jeg fint illustrerer betydningen af infrastrukturen det vigtigste for mig er at den infrastruktur som vi har for betaling i danmark bliver forvaltet på en sund og forsvarlig måde hvor persondataloven lov om finansiel virksomhed konkurrenceloven og andre gældende regler ikke overtrædes og det gælder uanset om ejerne af nets er danske banker eller andre aktører

uanset hvem der ejer nets gælder det om at både forbrugere og virksomheder er bevidste om de priser og kvaliteter der er forbundet med at anvende forskellige betalingsprodukter og er opmærksomme på at vælge dem de finder billigst og mest effektive på den måde vil der være konstant pres på prisen og produktudviklingen på de produkter som nets udbyder og samtidig vil nets og andre aktører være tilskyndet til at udvikle nye og bedre løsninger til gavn for både forbrugerne og virksomhederne fra myndighedernes side er vi særlig opmærksomme på de udfordringer og problemstillinger der gælder i forhold til nets at sørge for den nødvendige lovgivning og tilsyn på den måde kan forbrugere og myndigheder bidrage til at vi fortsat har et effektivt og sikkert marked for betalinger i danmark regeringen kan på den baggrund ikke støtte

infrastruktur hvad angår betaling af forskellige ydelser

og så videre det er også derfor vi synes det er en dårlig idé at sælge infrastrukturen

rigtig dårlig idé at sælge vandledninger elledninger togskinner og andre afgørende

samfund det er helt uforståeligt at man bare synes det er i orden at sælge den infrastruktur

at salget ikke er gennemført fordi det kræver at staten sælger sine aktier og fordi

der kommer til at overtage nets er det så ikke korrekt som det også er

den lovgivning vi har i danmark i modstrid med amerikansk lovgivning og mon ikke et amerikansk selskab

er bankerne der har lavet det her

bankerne der har opfundet systemet

herre frank aaen bruger ufattelig meget tid på at synes dårligt om

tilfældighed at nationalbanken på et tidspunkt kom til at eje en

en tilfældighed ikke noget tilstræbt

det vi sælger noget vi ikke ejer

er andre menneskers ejendom og det man så vil er

at gå ind at sige at det nu lige pludselig så vigtigt så

da en mystisk idé hvorfor skulle vi dog det hvor skulle vi finde sytten milliard kr

vi hive det op af statskassen for at eje hvad hvorfor skulle vi lige pludselig

enhedslistens forslag

købe et selskab som nogle kapitalfonde gør nu er jo en investering det er jo ikke en udgift på

det ved ministeren også ganske udmærket

når nu staten har forkøbsret og det har den staten har forkøbsret når man vil sælge nets og på den måde kan man sikre en infrastruktur

regeringen sammen med et flertal i folketinget

jeg ved godt at enhedslisten er kommet

eje nets man skal så eje en hel masse andet også men vi ønsker ikke

vi tror at det er der nogle der er meget meget bedre til at drive end vi er vi ønsker at sikre forbrugerne danskerne via den lovgivning der er rundtom det at have en digital infrastruktur på betalingstjenester

at redegøre for i min tale det er vores vej til at gøre de her ting ikke at nationalisere tingene som som foreslået af

i vores kommende program om at der ikke må findes private virksomheder det står der sådan set ikke nogen ting om

lejlighed til at læse det igen når det engang bliver færdigt mit spørgsmål er et lidt andet erhvervsministeren

fremhæver ofte i denne debat at det er underordnet hvem der ejer nets

kmd der blev solgt for nogle

udtalte tidligere statsminister for socialdemokraterne poul nyrup at

stod bag et lignende salg af tdc var

og derfor brugte han det som en advarsel til kommunernes landsforening om at man ikke skulle sælge til hvem som helst

mit spørgsmål går på hvad erhvervsministeren egentlig kan stille op i forhold til hvordan de kapitalfonde der nu skal

hvis de vælger at undlade

investere i vedligeholdelsen af infrastrukturen hvad kan man stille op i forhold til

i forhold til forringede arbejdsvilkår kan man overhovedet gøre noget som erhvervsminister i den sammenhæng eller er man i virkeligheden magtesløs når det gælder de ting

og deres adfærd og der kan være forskel

som har købt sig ind i nets har tilkendegivet meget klart at de ønsker at videreføre forretningen

de har sagt at de vil respektere den lovgivning der gælder

dårlige kapitalfonde som er gået ind

alverden skulle det være problemstillingen her

i konsortiet som nu køber nets nemlig bain capital kunne der så ikke være grund til at overveje om der alligevel var grund til bekymring bain capital

forhold til de selskaber som man køber sig ind i konsekvensen har også været for en række af de selskaber at de gik konkurs andre blev efterladt i meget dårlig tilstand

ikke kunne være alvorlige konsekvenser for nets efterfølgende

blev efterladt i en dårligere tilstand end man var

kommende ejere faktisk agter at stille op med virksomheden og

der findes en stor skjult formue i form af anlægsaktiver

i dag er nets jo en overskudsgivende virksomhed som genererer et ganske pænt overskud hvert eneste år

i den her forbindelse frygter jeg ikke at man er gået ind med med

kim andersen for venstre

i venstre kan vi ikke støtte de to beslutningsforslag fra enhedslisten som vi her har til behandling

vi er ikke tilhængere af nationalisering af en virksomhed som nets og vi mener heller ikke at der er behov for at nedsætte en særlig ekspertgruppe som skal vurdere konsekvenserne ved et salg og i øvrigt synes

der har været en overordentlig grundig og lang debat

salget af nets i den danske offentlighed

det som er statens opgave i forbindelse med en virksomhed som nets og nets forretningsområde

er efter vores opfattelse at sørge for at vi har en tidssvarende og administrerbar regulering det er at sørge for

som kan administreres og at vi har et tilsyn

kan gennemføres effektivt

de fornødne sanktionsmuligheder det synes vi er vigtigt det er rigtig rigtig væsentligt at en virksomhed som nets lever op til den gældende lovgivning og at lovgivningen tager højde for det den skal i tiden og fremadrettet det er rigtig vigtigt at vi er omhyggelige

en virksomhed som nets som forvalter så mange oplysninger om os alle sammen på kryds og tværs døgnet rundt ingen tvivl om det det er regeringens og ministerens opgave

sørge for at det regelgrundlag er til stede og at tilsynet har ressourcer og hjemmel til at påse at reglerne overholdes det har ministeren redegjort for her og nu og der vil givet under udvalgsbehandlingen blive flere spørgsmål til ministeren som der skal svares på

fra samrådet med ministeren er spørgsmål der ikke er blevet besvaret dem forventer vi at få en udførlig besvarelse af

men for os er det der er interessant ikke om det er a eller b der ejer nets

love og regler bliver overholdt og at tilsynet kan skride ind og give nets de nødvendige påbud i forhold til håndtering af data herunder hvor en server er placeret

så har vi i øvrigt den opfattelse at det er altafgørende med en moderne og effektiv infrastruktur på det her område som har den fornødne kapacitet det vil jo kræve at der er et ejerskab som vil virksomheden og som vil tilvejebringe den fornødne kapital til investeringer i udvikling og teknologi det er klart at en ejerstruktur med hundrede nogle og firs større og mindre pengeinstitutter i danmark og

en optimal ejerkreds for et sådant perspektiv

øvrigt ikke noget vi skal blande os i det er private virksomheder og de har altså besluttet i fællesskab at gå sammen om at sælge nets som jo i øvrigt også er et privat selskab vores rolle er via lovgivning at regulere hvad der foregår

det er ministerens ansvar at påse at den lovgivning

tilsiger vi vores kollegaer her i folketinget og regeringen al mulig støtte i altid at være samarbejdsvillige i at indrette de regler

fremadrettet men vi ser ingen grund til at begynde at nationalisere endsige ekspropriere

med hensyn til den offentlige

synes vi at den har været der men modsat skal vi da heller ikke forhindre at nogle fortsat ønsker at debattere

nets og dens virksomhed det er alle jo velkomne til og og vi vil da også forbeholde os retten til at deltage i den debat

mulighed for for det spørgsmål der ikke berørt i ordførertalen var jo at der er en modsætning mellem dansk lovgivning om datasikkerhed og amerikansk lovgivning om datasikkerhed

giver det så ikke venstre et problem at de

personfølsomme data der strømmer gennem nets hver eneste dag lige pludselig bliver underlagt amerikansk lovgivning og dermed giver amerikanske myndigheder mulighed for uden dommerkendelse uden godkendelse og uden at spørge nogen uden at spørge ministeren eller dansk ret at gå ind og trække oplysninger ud er det ikke et problem for for venstre det er det ene spørgsmål

skal man jo også have købet forrentet med tyve procent i profit hvem skal betale det hvem kommer til at betale regningen

og der er jo som jeg også nævnte nogle spørgsmål på det her område som ikke er besvaret endnu fra ministerens side det forventer vi at de bliver og vi forventer at de bliver besvaret på en måde så de lever op til at danske datainteresser

er der selvfølgelig noget vi skal forholde os til men vi ved jo allerede med hensyn til de svar vi har modtaget at det er dansk lovgivning der gælder for nets og servere placeret her i landet og vi ved også at tilsynet kan nedlægge forbud mod at en server placeres uden for eu området og man kan gøre det uden begrundelse men i øvrigt er det

redegøre for at sikkerheden er i orden for det skal den selvfølgelig være med hensyn til investeringen ja det er klart sytten milliarder skal afskrives og forrentes og give et afkast sådan

og der skal sikkert også investeres noget i nets for at man fortsat har tidssvarende produkter som er konkurrencedygtige og prisbillige

nets skal jo simpelt hen generere et stort milliardbeløb hvert eneste år for at kunne imødekomme købernes interesser hvem skal betale det

datasikkerheden det er jo altså stadig væk sådan at hvis virksomheden bliver underlagt amerikansk lovgivning

overvejelser køberne har omkring udviklingen af nets men jeg går ud fra at det når man investerer sytten milliard kroner i nets som er

en nordisk virksomhed

for at udvikle forretningen inden for den geografi og på det forretningsområde det skal jeg ikke kloge

jeg bare gentage at det er vi lige så optaget af som herre frank aaen og det er ministerens ansvar at sørge for at regelgrundlaget er tilstrækkeligt og jeg vil med glæde se frem til at få besvarelserne på de stillede spørgsmål desangående med hensyn til forrentning

er rigtigt at den skal svares men som jeg

der er en ejerkreds som er parat til at foretage de investeringer som er nødvendige for at udvikle et selskab og dets produkter for ellers er vores infrastruktur ikke så meget værd

kommer vi jo bagefter uanset hvem der i øvrigt ejer det

at venstre stadig mangler en garanti i forhold til

sådan set lidt uklart for mig hvad venstre egentlig vil på det her område på et tidspunkt i debatten sagde man at man gerne ville være med til at der blev lavet en uafhængig undersøgelse

som samlede op på forbrugerrådets forslag om at

en temmelig kompliceret sag hvor der kan være en konflikt mellem dansk lovgivning og amerikansk lovgivning så kunne det ikke være meget klogt at få nogle af de eksperter der har ytret sig i debatten til at kigge på hvad der egentlig nu ville være situationen

er vores adkomst til den her problemstilling jo lovgivning på området som regulerer nets virksomhed hverken mere eller mindre nu ser jeg frem til at ministeren besvarer de stillede spørgsmål fra erhvervsudvalget og så går de her to

deres gang i erhvervsudvalget og det kommer de til at gøre uden venstres støtte men hvad der undervejs kan blive behov for i forhold til spørgsmål og andre parlamentariske håndtag står jo altid enhver frit for

jeg hører det egentlig som en mulighed for at venstre gerne vil være med til at kigge på at kunne lave en undersøgelse af det her område hvis det viser sig at regeringen ikke kan give en garanti for datasikkerheden er det rigtigt forstået

vi behandler i dag to beslutningsforslag fra enhedslisten de omhandler begge to den private virksomhed nets der gennem en offentlig proces har været sat til salg af deres hidtidige ejerkreds der består af cirka to hundrede danske og udenlandske pengeinstitutter de to forslag hænger naturligvis sammen og derfor er det også udmærket

besluttet at sambehandle dem her i dag i aften må det være formålet med b tre og halvtreds er at sikre at statens ejerandel og nationalbankens aktier i nets ikke blev solgt

som forslagsstillerne har nærmere defineret var gennemført dette forslag er i sagens natur overhalet af virkeligheden al den stund at det endelige salg af nets faldt på plads i går formålet formålet med b fire og halvtreds er

pålægge regeringen at arbejde for en samfundsmæssig overtagelse af nets forslagsstillerne ønsker med andre ord en nationalisering af det private selskab nets for eksempel ved at anvende grundlovens § tre og halvfjerds stykke en om ekspropriation og betaling af fuld erstatning den private virksomhed nets står herhjemme blandt andet for

og ejer sammen med post danmark e boks nets har aktiviteter i fem lande danmark norge sverige finland og estland nets er en international virksomhed som i konkurrence med andre udbydere leverer it baserede tjenester i en række lande på et marked som er kan man vist roligt sige i rivende udvikling den regulering der i dag gælder for en række af nets nets forretningsområder det tilsyn der føres med nets vil jo også gælde i fremtiden uanset at nets nu skifter ejer reguleringen retter sig mod virksomheden nets uanset at der kommer en ny ejerkreds vil virksomheden altså skulle leve

dankortet betalingstjenestelovens regler om at betalingskortgebyrer ikke må være urimelige samt markedsføringsloven og konkurrenceloven finanstilsynet fører tilsyn med nets i medfør af lov om finansiel virksomhed og lov om betalingstjenester og elektroniske penge tilsynet vedrører hovedsagelig regler om betryggende kontrol og sikringsforanstaltninger på it området finanstilsynet fører ligeledes tilsyn med at betalingsservice drives forsvarligt og drives i overensstemmelse med de regler der gælder for virksomheder der udbyder deres betalingstjenester det gælder for eksempel aftaleindgåelse det gælder gennemførelse af transaktioner finanstilsynet fører også tilsyn med for eksempel godkendelse af ledelsesændringer og opdateringer af

selskabsoplysninger i forhold til erhvervsstyrelsen herudover overvåger nationalbanken i medfør af nationalbankloven og værdipapirhandelsloven betalings og afviklingsystemer som er af væsentlig betydning for betalingsafviklingen i danmark herunder blandt andet nets nationalbanken overvåger således på linje med andre centralbanker at den nationale betalingsinfrastruktur er sikker og effektiv og lever op til internationale standarder derfor er det selvfølgelig også lidt af en tilsnigelse at nationalbanken hidtil har været medejer af nets fordi de samtidig har en myndighedsopgave desangående men det har jo som det er fremført tidligere har ministeren mere historiske årsager forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

som blev fremsat den niogtyvende januar to tusind og fjorten

indfører det at finanstilsynet fremadrettet vil føre tilsyn med virksomheder der er væsentlige for den danske betalingsinfrastruktur uanset ejerkredsen det betyder med andre ord at finanstilsynet vil kunne føre tilsyn med nets selv om nets sælges til en ikkefinansiel virksomhed dette vurderes at være væsentligt af hensyn til tilliden til at der er betryggende kontrol og sikringsforanstaltninger omkring denne betalingsinfrastruktur salget af nets har givet anledning til bekymring om hvorvidt aktiviteter

nets og dansk erhverv i maj to tusind og tretten en aftale om dankortet som blandt andet indebærer at nets i løbet af de næste fem år kan hæve forretningernes betaling fra halvtreds procent af driftsomkostningerne til hundrede procent i to tusind og atten bankerne har endvidere tilkendegivet at de under de nuværende vilkår fortsat aktivt vil tilbyde

fastlægger hvad nets må opkræve for forretninger i den fysiske handel samtidig gælder der et forbud mod at forretninger må opkræve gebyr af forbrugerne ved betaling med dankort i den fysiske

og dankort på internettet følger det af betalingstjenesteloven at nets ikke må opkræve urimelige gebyrer

fører tilsyn med gebyrreglerne for betalingskort og som bekendt har man også tidligere skredet ind i forhold til nets

fører konkurrence og forbrugerstyrelsen et aktivt tilsyn nets er endvidere omfattet af konkurrencelovens bestemmelser hvor der blandt andet gælder et forbud mod at misbruge en dominerende stilling for eksempel for så vidt angår betalingsservice samtidig er nets omfattet af markedsføringsloven som regulerer virksomheders adgang til at ændre eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer

regulering der i dag gælder for en række af nets forretningsområder vil altså stadig finde anvendelse og gælde for de nye ejere af virksomheden i forhold til datasikkerhed er der ikke tale om en ny problemstilling der er en række andre udenlandske herunder amerikanske virksomheder i danmark

personfølsomme data for eksempel tdc kmd og csc nets behandler følsomme og fortrolige persondata for sine kunder altså bankerne der er de dataansvarlige nets må ikke bruge disse

oplysninger til andre formål end det er aftalt med de dataansvarlige altså bankerne finansielle virksomheder videregiver fortrolige oplysninger til nets og nets kan ikke videregive disse oplysninger fordi tavshedspligten følger oplysningerne nets er forpligtet til at overholde bestemmelserne i persondataloven så vel som anden dansk og europæisk lovgivning

b tre og halvtreds er det ikke længere aktuelt så jeg antager selvsagt at forslagsstillerne ikke har i sinde

alligevel være tilfældet skal jeg for god ordens skyld indikere at socialdemokraterne ikke kan støtte det for så vidt angår forslag b fire og halvtreds det er altså det der handler om nationalisering af den private virksomhed nets kan socialdemokraterne ikke støtte sådan en tanke

det er værd at notere sig at enhedslisten end ikke har antydet en finansiering vi ved fra medierne at nets er blevet solgt til en pris af godt sytten milliard

at antage at hvis nets skulle nationaliseres ville det koste et formodentlig større beløb end det

indfri en sådan aftale alligevel nøjes forslagsstillerne med at skrive i bemærkningerne at forslaget selvfølgelig vil koste et stort milliardbeløb men da der er tale om en investering vil det ikke øge statens nettogæld

en meget frisk måde at anvise finansiering til en investering synes jeg og på den måde

kunne man jo sådan set godt starte den store gilberts gavebod altså en halv en halv storebæltsbro eller en hel metrocityring kunne man jo

set bare begynde at bygge uden at anvise nogen form for finansiering hvis man skulle følge enhedslistens logik jeg tror nu at de entreprenører der i givet fald skulle støbe betonen til en metrocityring eller

halv storebæltsbro alligevel gerne ville være sikre på

anden slags penge ind på kontoen den første i måneden på samme måde som man altså også naturligvis hvis man skulle nationalisere nets på den ene eller den anden måde skulle være i stand til at kunne anvise de penge som de nuværende ejere så skulle have udbetalt i en klækkelig erstatning nå

jo sikkert gøre sig kloge tanker om hvorfor man ikke vil anvise en finansiering i hvert fald kan jeg konstatere at socialdemokraterne finder at det er muligt

ved lovgivning at styre rammerne for nets operationer og derfor kan vi ikke støtte enhedslistens forslag

vigtige spørgsmål ved at gøre sig lidt munter men sagen er jo at nets i dag giver et pænt overskud og derfor kunne staten

nets allerede i dag genererer

de her kapitalfonde

i størrelsesordenen tyve procent årligt

stort milliardbeløb

er det der skal finansiere det overskud

det er jo forbrugerne og det er jo in casu de samme som ejer nationalbanken så derfor det er noget pjank

tage en masse penge op af kassen som kan koste et eller andet

at overtage nets i stedet for at overlade det

milliardbeløb i overskud årligt og trække det ud af landet

den anden ting

amerikanskejet firma der kommer til at overtage nets og at nets dermed bliver underlagt amerikansk lovgivning i stedet for dansk

den debat der har været og det tror

set også at de tidligere ejere

det fortsat er dem der er de dataansvarlige som jeg også redegjorde for i min tale

de danske banker der har dataansvaret

det er dem der køber servicen igennem nets

jo selvfølgelig en interesse i at der er styr på datasikkerheden

rundt et eller andet tilfældigt sted eller at andre kommer ind og får fat i dem og derfor har jeg også

man har stillet et krav til de nye ejere om

ikke indsætter amerikanske statsborgere i bestyrelsen og det antager

de tidligere ejere og de nuværende ejere har indikeret nemlig at dansk lovgivning gælder

dansk lovgivning skal overholdes og det synes jeg jo er yderst positivt og

om ejerne ligegyldigt hvem de sætter ind som bestyrelsesmedlemmer i norge

selskaber der ligger i boston usa hvilken lovgivning

underlagt og der er både de tidligere og de nuværende ejere klare i mælet altså at de er underlagt dansk lovgivning og

så alligevel ikke set komme men man skal jo lære noget nyt hver dag i forhold til den anden debat

forstå at det da man før stillede et spørgsmål til

nogle meget små beløb som nets gav i overskud

tilstrækkelige til at man kunne betale pengene tilbage til de nye ejere men at

at nets nye ejere er interesseret i at udvikle virksomheden

hvis man følger enhedslistens tankegang om at nationalisere det private selskab

den danske stat skal til at drive operationer ikke bare i de mange lande som nets opererer i nu men

nye markeder

har lidt svært ved at forestille mig vil gå specielt godt ikke mindst

manglende succeser som staten hidtil har haft på it området

bliver lidt overrasket og synes det er lidt komisk når man starter med at læse

nogle nye skoler eller et plejehjem det koster jo

sikre en god demokratisk debat det her salg men man har sådan set besluttet sig

skal laves en en analyse

det vi faktisk går mest op i

rigtigt at nets jo håndterer rigtig mange vigtige data for danskerne

som er vores knudepunkt i

lukker hele det digitale danmark jo stort set ned og derfor er det jo også

på spidsen havde det nu været putin der havde ejet

det på spidsen men det signalerer da fald at det ikke er ligegyldigt hvem der ejer det så meget vil i hvert fald medgive enhedslisten

hvordan vi sikrer vores digitale infrastruktur

også kan være trygge ved at der er en god datasikkerhed

med vores borgerlige kolleger indkaldt til en forespørgselsdebat

få en god og grundig debat om det

datasikkerhed så det får vi i hvert fald også i

senere hen

mere ideologisk årsag til at ville nationalisere selskaber at det er måden at gøre det på men igen synes vi

så den del vil vi vi meget gerne støtte

tre og halvtreds hvor man piller det

vil nedsætte en ekspertgruppe som skal komme med nogle anbefalinger om hvordan

og en meget spændende ting at få lavet så

set bare løfte vores alle sammens vidensniveau

for at sikre en god datasikkerhed

over er at vi har spurgt ministeren nogle gange

problem fordi staten faktisk kan blokere for at salget sker før vi har sikkerhed omkring

undrer mig meget er at vi hverken i spørgsmål i folketinget eller det her forslag kan få et tilsagn fra ministeren om at staten ikke sælger sine aktier før man ved

der kom jo nogle svar i dag og uden at have nået at nærlæse dem

tilbage hvis det var det men som jeg har læst det svar vi fik i dag

her og der har man vel også de facto sagt at man så

de aktier staten ejer gennem finansiel stabilitet

har faktisk så vidt jeg ved forkøbsret hvis det er sådan at andre aktionærer vil sælge deres aktier så staten har stadig væk og det

mulighed for at sætte foden på bremsen men altså grunden til at jeg siger det med en beretning

i dag og diskuterer noget som man måske kan spørge om overhovedet er vores opgave altså lige præcis salget af nets som jo er private der handler med private det der må være vores opgave som lovgivende forsamling må være at sørge for at rammerne lovgivningen er på plads sørge for at der er styr på datasikkerheden sørge for at der er styr på personfølsomme oplysninger

sikkerhed for de data som som unægtelig er derude så i det radikale venstre deler vi sådan set nogle af tankerne bag

nemlig at det er vigtigt at sikre data for borgerne og sikre forbrugerne ordentlige priser og fortsat mulighed for at kunne bruge dankortet

er kommet en køber der gerne vil udvikle

synes jeg også det er vigtigt at vi har fået ministerens tilsagn om at man vil følge med

at sikre en velfungerende betalingsinfrastruktur i danmark

er jo en kompliceret sag at sikre datasikkerhed for borgerne men ikke

præcis salget af nets fordi det drejer sig om at staten

og som det også har været nævnt mange gange heroppefra

nets ja så skulle man faktisk finde op mod sytten milliard kroner frem og dem tror jeg altså at vi kan bruge væsentlig mere fornuftigt både til at sikre datasikkerhed og til at sikre en velfungerende betalingsinfrastruktur hvis det endelig var

man ville bruge pengene på

radikale venstre ikke enig i at inden staten sælger sine aktier og dermed sin indflydelse

i god gænge og der ved vi jo at justitsministeren har svaret

ikke nogen mulighed for at kontrollere om der er sikkerhed for personfølsomme data altså i dag er nets underlagt dansk lovgivning uden nogen debat

er et amerikansk selskab der overtager ejerskabet af nets

amerikansk lovgivning er det ikke en bekymring

det stadig væk er fuldstændig samme lovgivning der gælder for nets og når en virksomhed er placeret i danmark skal den overholde dansk lovgivning så peger frank aaen på en problemstilling som jo gælder rigtig mange

det gælder tdc det gælder kmd det gælder csc man kunne spørge

fat i danske data så skal vi

at ordne problemet med lovgivning og sikre at der er styr på det eller skal vi give os til at opkøbe tdc kmd csc

at den danske stat solgte datacentralen og dermed politiets registre cpr registeret og alle mulige andre vigtige registre til et amerikansk firma det var tåbeligt at kommunerne solgte kmd

som nu står til også at overtage en del af nets det var tåbeligt at man solgte en lang række af de her firmaer

en gang mere her taler vi altså om rigtig mange data vedrørende folks

vi har gjort det før men vi kan bare lade være vi kan holde op og det er det vi har chancen for at gøre nu

dermed skulle købe de andre ud af nets og skulle finde sytten milliard

og ikke på et symbolsk plan sådan som jeg faktisk mener enhedslisten er i gang med i den her sag man har fået fat i en god folkelig ting og har tilfældigvis ikke siddet

i nationalbankens bestyrelse og nikket til det her så derfor kan man køre rigtig hårdt frem på en populistisk sag og det synes jeg faktisk

som plejer være mere seriøse så derfor peger jeg på at man ikke løser problemet med de

tværtimod hvis man vil løse problemet skal man gå ind i den debat som

en generel debat om datasikkerhed

som som vi altså ikke

gå ind og lave en statslig overtagelse af et privat selskab

grundlæggende problemer i forhold til datasikkerhed og også i forhold til andre selskaber end

jeg synes at det forslag som forbrugerrådet har været fremme med i debatten om at lave en uafhængig undersøgelse af det her spørgsmål er rigtig rigtig interessant for det er jo meget kompliceret hvordan amerikansk og dansk lovgivning spiller sammen på det her felt og jeg tror ikke det er lige til at gennemskue hvad den her lidt særprægede konstruktion som man har lavet nu omkring nets

egentlig betyder for den problemstilling så mit spørgsmål går egentlig på om radikale venstre så vil være med til at kigge på det som

det er meget vanskeligt at gennemskue hvad der egentlig er datasikkerhed

så om vi vil gå ind i en større uvildig undersøgelse af

snakket om nogle af de problemstillinger der er når dansk og amerikansk lovgivning

vi kan jo ikke lave patriot act om

samtlige ministre til at ringe til deres amerikanske kollegaer og

ikke lavet om alligevel så den overordnede debat vil vi meget gerne tage

men jeg synes det er en lille smule undskyld nu bruger jeg ordet igen populistisk at putte det ind i en debat om nets og forvirre befolkningen i den grad

som også ministeren pegede på er skabt

af hvis enhedslisten virkelig mener skal bruge sytten milliard

købe kmd tilbage hvorfor ikke købe csc tilbage hvorfor ikke købe tdc tilbage ja hvorfor ikke se om vi har råd til

for de sidder også på danske data

problemet ved at tage fat på et lille symbolsk hjørne man gør det ved at kigge på lovgivningen og ved at ved med at tage fat på de konflikter der er når det gælder datasikkerhed

meget relevant spørgsmål og det er blevet fremhævet af en lang række eksperter blandt andet en professor i it ret

at her er en klokkeklar konflikt mellem dansk lovgivning og amerikansk lovgivning det vil have en konsekvens for de data der er i nets så man godt vælge at sige som de radikale gør jamen vi kan ikke tage stilling til her og nu om man kan lave en undersøgelse det er mere generelt

information at få frem i debatten men det forudsætter jo at der er

til dansk lovgivning fuldstændig på samme måde før og efter et salg og derfor bliver vi jo nødt til

man prøver at kalde til timeout eller sige at staten skal bevare sin del af nets fordi man vil løse lillebitte hjørne af en stor kompleks problemstilling det er altså symbolpolitik jeg er ked af at sige det i stedet for at tage fat på den store problemstilling som er at der kan være steder hvor amerikansk og dansk lovgivning karambolerer

det er altså derfor jeg holder fast i

siger er at gå ud og lave en statslig overtagelse af nets

løser det problemet nej det gør det ikke så derfor

jeg simpelt hen bare til at man ikke indtager en populistisk position og prøver at bilde befolkningen ind at man løser problemerne med en statslig overtagelse af nets det gør man ikke lad os have den overordnede debat om datasikkerhed og jeg vil lade it ordførerne have den for den er temmelig kompleks men lad være

med det her det vil være at bruge sytten milliard kroner på noget som

mildest talt er en dårlig idé hvis man spørger det radikale venstre

ordfører er sfs ordfører steen gade

der har varetaget den her sag for for sf

hun er med skatteudvalget i japan så nu får i nøjes med mig

forslag som jo handler om

købe noget for som i dag er privat og

hvis jeg skulle filosofere lidt over hvad vi havde brug for

at bruge sytten milliard

at staten skulle købe nets

og begge forslag hænger jo sammen med det

jeg sige og det er også fremført af fru lisbeth bech poulsen at vi har været optaget af

har også stort fokus på

på det her område og som også der er på en lang række andre områder

bredere perspektiv tror jeg

det er ikke for at brede det helt ud til vores mobiltelefoner men der er i hvert fald nogle gange man kan læse i nogle reportager at der er nogle der godt ved hvad jeg står og siger nu fordi jeg har min

det behov eksisterer sådan set allerede i dag

af danske bank danske bank skal overholde

det sikrer man ikke nødvendigvis ved at kigge dem i øjnene det sikrer man ved at have et stærkt tilsyn

vil fremhæve som som vigtigt for os

at vi også på det her område og

stærkt fokus på at

at få ministeren til at give et særligt tilsagn på det her område for nu har vi fået diskussionen her men det gælder altså faktisk

som jo på mange måder

at få lavet noget vi ikke har i det her land vi har ikke en ejerskabspolitik vi har ikke en politik for det når staten ejer noget hvadenten staten ejer det direkte eller i selskaber når kommuner ejer det eller når

når det offentlige ejer virksomhed har vi ikke en politik for det at drive virksomhed og det at drive virksomhed er faktisk noget andet det er blevet synligt med diskussionen om dong

kan bruges til det en statslig ejerskabspolitik det har man i norge hvor man har rigtig mange statslige virksomheder

synes også det her understreger at det ville være rigtigt

datasikkerhed i forhold

i forhold til mange af de offentlige oplysninger som

så lidt optaget af at det ikke er for sent at den undersøgelse kommer men den kommer i tide hvis vi kan forhindre at datasikkerheden undermineres men

en aftale mellem ejerne om at sælge til nogen men det skal jo først godkendes af staten og myndighederne og det er ikke sket

hvis nu vi siger at staten låner til at købe nets og betaler en procent om året i renter af det og så i øvrigt får mere end en procent i afkast på nets

kapitalfonde køber nets og vil have tyve procent i rente af summen og begge beløb skal betales af danskerne

den ene eller den anden måde hvad er så billigst for danskerne en procent

virksomhed om den er offentlig eller eller privat

jo om at man når man vil have noget ekstra kapital ind

vil udvikle de produkter man har man vil ekspandere eller hvad man nu vil

bare var for at få driften til at køre ja så kunne vi jo overtage så meget andet

på den måde fordi vi kan låne billigere

noget argument for at staten skulle gå ind det giver et argument for at de steder hvor vi synes det er fornuftigt at staten går ind

vi også skaffe billige lån det er det herre frank aaen fortæller mig og det ved jeg godt

bare ikke enige om at det her område er et sådant

møj mindre end de tyve

som kapitalfonden regner med at tjene på at eje nets og derfor er det

ikke så enkelt bare at sige at det er skidedyrt

lade staten overtage nets

det er jo ikke sikkert at vi har sådan et plastikkort om fem år og jeg vil sige at helt ærligt så håber jeg da ikke at vi har et plastikkort om fem år det

det er noget nyt vi har fået om fem år

det foregår hvis man vil være en virksomhed det er også sådan det foregår hvis staten ejer hundrede procent af en virksomhed for den skulle opføre sig på samme måde

og så skulle den måske også overveje i en international økonomi at den ikke vil nøjes med

være et firma i danmark selv om staten ejede den hundrede

frank aaen fik fuldstændig ret

ikke sikkert at det firma egentlig var passende til så lille et land som danmark det var måske passende at

tog sverige og måske baltikum

jo ligesom andre virksomheder

herre frank aaen argumenterer for at vi skal

egentlig også skal have en en

og social

ordfører er herre joachim b olsen fra liberal alliance

liberal alliance kan ikke støtte nogen af de her beslutningsforslag vi konstaterer at nets er en privat virksomhed ejerne har ønsket at sælge den og den proces er i gang alt tyder på at det ender med et salg og det er vi sådan set godt tilfredse med vi ønsker ikke at staten skal eje flere virksomheder vi ønsker at staten skal eje færre virksomheder

ikke mere at tilføje til debatten jeg synes at ministeren redegjorde rigtig godt og havde nogle fornuftige synspunkter som vi kan tilslutte os

så er det ordføreren for forslagsstillerne frank aaen fra enhedslisten

en populistisk sag enhedslisten har rejst

jo ikke helt afvises så vidt jeg har

er halvfjerds procent af danskerne enige med enhedslisten det eneste parti der næsten er i overensstemmelse med sine vælgere

alle andre partier har et solidt flertal for det synspunkt som enhedslisten har så det er jo ikke noget dårligt argument at det er en sag der har opbakning ude i befolkningen den har i virkeligheden også et eller andet sted opbakning hos de politiske partier i folketinget

salget af tdc hvor man solgte alle kobberledningerne

da hørt en lang række partier i danmarks sige at det var en dårlig idé

set hvordan kapitalfonde har været inde at malke tdc

med til at ødelægge udviklingen af internetforbindelser

dansker jeg tror at

det var en dårlig idé at sælge datacentralen når de kigger

skatteregisteret og alt muligt andet blev solgt til et amerikansk selskab som nu er på vej til at sælge det til et indisk selskab jeg tror ikke folk syntes det var en rigtig god idé men det skete enhedslisten var imod og andre gennemførte det jeg tror at de fleste mener at det var en dårlig idé at sælge

at udvikle lufthavnen som det den skal være nemlig et godt instrument for at vi har gode forbindelser ud i verden her fra københavn mon ikke også de fleste

var en dårlig idé at sælge en stor del af dong til goldman sachs det blev godt nok gennemført her i folketinget

klogt endda kmd blev

køb vi taler om i dag

af privatiseringer herunder altså privatiseringer på det her område der

det er så åbenbart det et flertal er på vej til at gøre

sige at staten har forkøbsret til det her selskab nets

forstået på et af de svar vi har fået i dag vi ejer en del af nets og har dermed også forkøbsret til aktierne og behøver ikke at sælge dem til udenlandske eller amerikanske kapitalfonde

pengene skal komme fra danskerne men sagen er jo

kan vi låne pengene til cirka en procent i rente og vi ville få dem forrentet med det overskud der er i nets i dag til mere end en

nærmere tre procent altså få pengene tilbage ved bare at beholde nets

vil de være sikre på at få et overskud på cirka

derfor er det et meget enkelt regnestykke

være det var for enkelt og nogle gange tror folk ikke på regnestykker når de er meget enkle

en procent til skatteyderne via staten eller femten til tyve procent til skatteyderne fra

ikke være så svært selvfølgelig skal man ikke bare købe nets

udvikle dankortet og det er nets jo i fuld gang med der er ingen af de løsninger

i dag arbejdes med på mobiltelefonområdet eller på andre platforme som ikke bygger på dankortets infrastruktur og derfor er dankortet og nets jo også i gang med at udvikle de ting der er ingen der kan lave det uden

betalingsordninger bygger på nets infrastruktur og derfor skal nets

vi har spurgt til hvilke myndigheder det nu skal godkende salget er det konkurrencemyndighederne ja det er det nok er det også datatilsynet skal de også godkende salget altså tage stilling til

konkurrencen noget andet er selvfølgelig

beskyttet på den måde der gælder i dansk lovgivning i dag

professorer har sagt det meget angribeligt når det bliver en amerikansk ejer der kommer ind over

bare sige til sidst at

nationalbanken har åbenbart sagt ja til at sælge og vestjysk bank som staten ejer har åbenbart også sagt ja til at sælge

finansiel stabilitet som er en del af staten har så vidt jeg

ikke solgt sine aktier

det bør være sådan og det spørgsmål har vi

være sikre på at spørgsmålet om datasikkerheden spørgsmålet om om der er

er undersøges til bunds før staten sælger sine sidste aktier og

ministeren kan jo bare bede om ordet

være sikre på at en tilbundsgående undersøgelse vedrørende danskernes personfølsomme

er gennemført før staten sælger sine aktier de sidste aktier som er muligheden for

fast i det selskab kunne vi ikke få sådan et tilsagn fra ministeren det ville være glædeligt

alle de digitale servicer der kører via mobiltelefoner bygger på

eksempelvis swipp som er en af de tjenester som bliver udbudt via

så noterede jeg mig også at

af dagbladet børsen

et flertal af danskerne skulle være parat til at nationalisere nets men sandheden er

som børsen stillede var

var parat til at overtage men uden at stille den forudsætning op at det ville være

indikationer af at der skulle være et flertal som er parat til at nationalisere og smide sytten milliard kroner gode gode danske skatteyderpenge

det rigtige spørgsmål så havde man fået et ganske andet svar men

politiske interesse i danmark og

frank aaen og børsens lederskribent er åbenbart enige i

jeg gjort i mange år børsen går ind for at sælge nets og det er ikke børsen der har lavet den meningsmåling det er et selskab

på samme måde som alle andre medier får selskaber til at lave meningsmålinger så jeg synes ikke det er klædeligt at sige at det her

sådan er det ikke men det er da rigtigt

bare sige at danske banks model som kører nu og de modeller som man i øvrigt diskuterer og

med nye betalingsformer kører via den infrastruktur som nets i dag ejer

der ikke er flere som har bedt om ordet er forhandlingen afsluttet jeg foreslår at forslaget henvises til erhvervs vækst og eksportudvalget hvis ingen gør indsigelse

jeg dette som vedtaget det er

næste møde afholdes i morgen